martin henriksen marcus knuth og simon emil ammitzbøll

herefter er forslag til vedtagelse nummer v ni og tres af nikolaj villumsen rené gade

er sluttet og vi går til afstemning om de stillede forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v tre og tres af jeppe jakobsen thomas danielsen villum christensen

herefter er forslag til vedtagelse nummer v to og tres af

karin gaardsted christian juhl

der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v fem og tres af peter hummelgaard thomsen marcus knuth christina egelund

og der kan stemmes

herefter er forslag til vedtagelse nummer v fire og tres af kenneth kristensen

v seks og tres af søren søndergaard

v syv og tres af sofie carsten nielsen bortfaldet

er vedtaget og vil nu blive sendt

frem for øverst og idet at loven ligger under erhvervs og vækstministeriet og ikke under miljø og fødevareministeriet eller energi forsynings og klimaministeriet

at fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser der er truffet herunder at afgørelser ikke skal kunne påklages

til at høringsfristen på seks måneder kan fraviges i ikke nærmere definerede tilfælde alternativet mener at disse elementer skævvrider forslaget og undergraver de demokratiske processer men vi

det var der nemlig ikke udsigt til i første omgang vi var flere der mente at mange af de her sløjfeanlæg det drejer sig om cirka ethundrede og tredivetusind husstande

at indgå i det her forslag ved at man udsendte det tv signal i et såkaldt

kodet tv signal siden hen har vi haft

drøftelser med kulturministeren og kulturministeren er nu indstillet på at komme ændringsforslag så sløjfeanlæggene også bliver dækket af det her lovforslag ganske vist først med virkning

og atten men alt i alt synes vi det er glædeligt at de her cirka ethundrede og tredivetusind husstande også kommer til at

også kan få få frit valg af tv distributører så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

inden udgangen af i år skal fremsætte lovforslag om ændring af ledsageordningerne for børn og voksne i servicelovens paragraffer fem og fyrre og syv og halvfems sådan

ledsagelsen også kommer til at omfatte socialpædagogisk bistand i dag

der inden for rammerne af ledsageordningerne i paragrafferne fem og fyrre og syv og halvfems

kun ydes praktisk hjælp i forbindelse med ledsagelsen det vil sige den type hjælp som mange

i daglig tale kalder for den levende stok det andet beslutningsforslag b en hundrede og fire og halvfjerds handler også om ledsageordningerne i servicelovens paragraffer fem og fyrre og syv og halvfems og her foreslås det at regeringen inden udgangen af

seksten skal fremsætte lovforslag som gør det muligt at spare op

sammen over en periode på en år i dag er grænsen at at man kan gøre det med de halvfems timer inden for seks måneder jeg må allerede her indledningsvis i min tale sige at

de to beslutningsforslag som ganske sympatiske

mener vi faktisk at det helt overordnede formål med servicelovens ledsageordninger

at sikre inklusion i samfundet af borgere

vi mener også at ledsageordningerne skal være indrettet så fleksibelt som som det nu kan lade sig gøre

borgere med nedsat funktionsevne i videst muligt omfang kan få tilgodeset deres ledsagebehov som jeg ser det

se på de eksisterende ledsageordninger og se på om der er elementer i ordningerne som med fordel kan gøres mere fleksible og det her gælder jo så blandt andet også i forhold til hvad ledsageordningen kan bruges til

mange timer man kan få lov til at spare op

enhedslisten optaget af at forsøge at forbedre reglerne om ledsagelse men men hvor hurtigt kan man nå at gøre det

jeg mener faktisk at vi har behov for her at få undersøgt området lidt nærmere før vi siger at vi med udgangen af året skrider til at gennemføre eventuelle lovændringer og det er derfor jeg appellerer til at vi får en nærmere undersøgelse

undersøgelse i hånden har man alt andet lige et lidt sikrere fundament når man skal vurdere fordele og ulemper ved forskellige forslag til ændringer og på den måde får vi

det der hedder b seks og firs som handler om at få udvidet målgruppen for ledsageordningen i servicelovens § syv og halvfems til også at omfatte borgere

ikke støtte at vi skrider til lovændringer her og nu og siger at det skal ske inden udgangen af det her år sådan som de to beslutningsforslag lægger op til

også sympatiske ting i begge beslutningsforslag og det er derfor

grave lidt dybere i det her og have et lidt stærkere fundament at stå på før vi tager stilling til dem jeg vil gerne være sikker på at der ikke er noget vi overser før vi tager stilling til en eventuel ændring af opsparingsreglerne i ledsageordningerne

samlet på de forskellige ledsagemuligheder og ikke begynder sådan at skrue på nogle enkelte delelementer i de enkelte ordninger sådan stykkevis

også der er behov for en nærmere undersøgelse af det som bliver foreslået

de eventuelle udgifter der er forbundet med et sådant forslag

også de mere indholdsmæssige ændringer

som der jo uvægerlig vil blive tale

i forhold til borgere med udviklingshæmning og

lægger det over i servicelovens § syv og halvfems som lige nu kun rummer den type ledsagelse som jeg før omtalte som den levende stok

jeg faktisk gerne her her forpligte mig til at tage overvejelserne fra de her to beslutningsforslag med i den arbejdsgruppe som potentielt set kan blive nedsat hvis det næste beslutningsforslag vi skal behandle det der hedder b en hundrede og halvfems

og jeg kan da godt allerede nu afsløre at når jeg vil

så vil jeg støtte det fordi jeg helt grundlæggende mener at der faktisk er behov for at få kigget nærmere

og femten selv foreslog på side 14

sikres ret til femten timers ledsagelse per måned uden for deres

helt bevidste om at vi skal have vurderet de økonomiske konsekvenser nøjere

vurderinger af hvad det ville koste at lave den her faste femten timers rettighed og det er sådan set den del vi også

jeg også tilkendegiver at vi faktisk gerne vil have gravet lidt dybere i det her så man ikke bare tager

at udvide eller ændre eller justere

det her forslag fuldstændig som det lå så ville det være forbundet tror jeg og det er indtil videre kun min egen vurdering og den må man jo

betydelige udgiftsstigninger og det er den diskussion vi alt andet lige med med en økonomisk ansvarlig tilgang er nødt til at have hvis vi vil ændre på

hvilken type ledsagelse og i hvor stort et omfang

aktivitet i hverdagen

side vil vi gerne støtte udarbejdelsen af en beretning i social og indenrigsudvalget

vi er glade for det udsagn som ministeren er fremkommet med på talerstolen om at medvirke til at få ændret på den nuværende praksis så vi kan løse problemerne på en ordentlig og respektfuld måde i forhold til de brugergrupper som i øjeblikket er fanget af den praksis som har udviklet sig det er ikke ordentligt at vi fratager en gruppe borgere mulighed for at komme uden for deres bolig blot fordi de har behov for ledsagelse eller ledsagelse af

indsigtsfuldt personale som kender den enkelte borger det er ikke respektfuldt at afskære disse borgere fra at kunne trække på det personale der kender borgernes baggrund og specielle forudsætninger fordi man ikke ønsker at lade botilbudspersonale medvirke i en ledsageordning

det nytter ikke at fornægte at den her gruppe borgere har været udsat for en markant forringelse af deres vilkår

konsekvens af de opgaveflytninger der fandt sted i forbindelse med kommunalreformen i to tusind og seks de efterfølgende fortolkninger af deres regelsæt som ankestyrelsen og kommuner fik fastslået

interesseorganisationerne havde problematiseret den nye praksis så vi ser med positive briller på at være med til at ændre på tingenes tilstand vi anerkender at der er en økonomi

vi anerkender jo også at der tidligere var en praksis hvor man kunne imødekomme den her gruppe borgeres særlige behov for ledsagelse så vi vil meget gerne medvirke positivt til at få skabt en bedre praksis end den

for børn og voksne således at det bliver muligt at

hundrede og firs timer sammen med henblik på en samlet anvendelse for at give borgerne mulighed for at benytte sig af ledsagelse i længere sammenhængende perioder i dag giver serviceloven som ministeren også sagde mulighed

over en seks månedersperiode med dette forslag

bliver der så mulighed for at opspare

beslutningsforslag b seks og firs handler om at pålægge regeringen inden udgangen af to tusind og seksten at fremsætte forslag om ændring af

fem og fyrre og § syv og halvfems om ledsageordning så ledsagelsen også omfatter socialpædagogisk bistand

også tidligere været fremsat lignende forslag fra enhedslisten blandt andet under den tidligere regering var det flere gange under behandlingen blevet nævnt at finansieringen ikke var på plads

nogle partier også en bekymring for at det ville undergrave den eksisterende ledsageordning i to tusind og tolv udvidede satspuljepartierne ledsageordningen for unge mellem seksten og atten år som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene til også at omfatte børn og unge mellem tolv og femten år det gjorde vi netop med det formål

at give unge inden for målgruppen en mulighed for at deltage i selvvalgte aktiviteter uden for hjemmet uden altid at skulle bede deres forældre om hjælp hvorved vi også gav øgede muligheder for at leve et ungdomsliv på lige fod

det forslag vi vedtog havde det formål at medvirke til inklusionen i samfundet af børn og unge med nedsat funktionsevne og at medvirke til at denne gruppe unge mennesker bliver mere selvstændige og uafhængige af hjælp fra deres forældre uanset hvem man er har man behov for at leve et liv med adspredelse og forandring og nogle har mere brug for det end andre men det må aldrig blive ens funktionsevne der sætter de største begrænsninger der er selvfølgelig ikke tvivl om

mennesker der af den ene eller anden årsag lever med en betydelig funktionsnedsættelse kan have andre og flere begrænsninger end dem der ikke har det derfor er det vigtigt at der fra samfundets side gøres en indsats for at hjælpe disse mennesker til at få en god og indholdsrig tilværelse i dansk folkeparti er vi interesseret i at finde løsninger på hele ledsagerproblematikken og derfor har vi også fremsat et beslutningsforslag om klarere regler og nye forslag til en ledsageordning da vi ikke mener den nuværende ledsageordning fungerer

så vi forhåbentlig en gang for alle

også se samlet på de økonomiske konsekvenser derfor mener vi at det vil være en rigtig god idé at få arbejdsgruppen til at vurdere forslagene fra enhedslisten herunder om det er muligt at opspare

kan omfatte socialpædagogisk bistand i dansk folkeparti mener vi det er vigtigt at arbejdsgruppen tager flere af de udfordringer der er med ledsageordningen med i arbejdsgruppens arbejde så vi i fællesskab kan finde nogle gode løsninger for hele ledsagerproblematikken i dansk folkeparti ser vi frem til udvalgsarbejdet og håber at vi i udvalget også kan blive enige om at der skal findes løsninger på ledsagerområdet

og få en lovproces sat i gang

lige præcis at få belyst de forhold som dansk folkeparti peger på og finder ordføreren det ikke beklageligt at man med en udskydelse af en stillingtagen formentlig får endnu et år hvor der er en lang

for at afholde ferie og komme ud fra deres

en arbejdsgruppe som netop kan vurdere

tingene men jeg synes da også det er vigtigt at arbejdsgruppen

mennesker som har erfaringer på det her område og selvfølgelig også involverer

nogle fra handicaporganisationerne man kunne eventuelt også involvere den handicappolitiske tænketank

et glimrende princip at få vedtaget som udgangspunkt for

ordføreren om ordføreren ikke er enig med mig i at det er ejendommeligt

ministeren i den her sag ikke har kunnet få et bud på hvad omkostningerne egentlig er ved et sådant

det vigtigste er at vi i fællesskab finder en løsning

ikke fundet en løsning under den tidligere regering det her er desværre ikke nogen ny problemstilling og vi må bare

de satspuljemidler vi fik sat af ikke har

få svar på nogen spørgsmål

er ikke nødvendigvis et udtryk for at man ikke vil give svaret og

det kan lige så vel være et udtryk for at det er svært

jo netop derfor at jeg synes det er så godt at ministeren har tilkendegivet at intentionerne i de to beslutningsforslag vi nu behandler bliver inddraget

ikke tager det her enkeltsagsvis

afdækket positive og negative elementer og hvilke betydninger

hvis man på baggrund af en

venstre ikke kan støtte

også får ret til de her femten timers ledsagelse uden for hjemmet på linje med mennesker som har fysiske funktionsnedsættelser

svageste medborgere får den hjælp og støtte som de har behov for

en lille smule betænkelige ved at indføre endnu en borgerret endnu et retskrav som vil øge de offentlige udgifter uden

og derfor deler jeg også ordførerens og enhedslistens frustration over at vi ikke kender

vurdering af behov og forudsætninger som det fremgår af serviceloven skal formålet med indsatsen være at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt de udviklingsmuligheder

skal forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt tilbud om samvær aktivitet

vi deler fuldstændig enhedslistens opfattelse af at det selvfølgelig bør være rimeligt at man også kan det uden for et bosted og derfor synes vi jo også at

egentlig årsagen til at vi ikke kan støtte fuldt op om det

som det foreligger nu

og prioriterer som de egentlig bør men hvad angår

som vi jo så sambehandler i dag og som handler om muligheden for at man kan spare flere timer op i forhold til ledsageordningen

enige i de betragtninger

og det har vi også været ude at sige tidligere vi synes

meget bureaukrati tilknyttet

så vi er helt enige i at den ordning skal smidiggøres

god mening at man kan spare op så

total gennemgang af ledsageordningen er en rigtig rigtig god idé vi vil gerne se på

man kan gøre den mere fleksibel og hvordan man kan gøre den mere smidig og nemmere tilgængelig

sikre at mennesker med funktionsnedsættelse uanset om det

synes vi i alternativet at og nu siger jeg så alle tre beslutningsforslag er sympatiske forslag og

vi mener det er vigtigt at vi får undersøgt hele området nærmere det glæder mig at ministeren i sin tale sagde nogenlunde det jeg siger nu at der skal gøres en indsats for at gøre det her mere fleksibelt

ministeren er interesseret i at undersøge området nærmere og at der skal ses samlet

på ledsagemulighederne i alternativet er vi derfor positive over for at der nedsættes en arbejdsgruppe og vi vil meget gerne se på regelforenkling på området

mener at der anvendes meget store ressourcer i kommunerne på overkontrol

derfor foreslå ligesom thorkild olesen fra danske handicaporganisationer også har været ude at foreslå at der sker en eller anden form for standardisering vi mener at man godt må se lidt mere overordnet på området og mere samlet

så man måske også inddrager merudgifter

på visitationsregler og i det hele taget kan

få en forenkling af det her område så vi er positive

kan vi umiddelbart gå ind og støtte den udgiftsneutrale del det ser jeg nærmest som en slags teknisk ændring vi finder også umiddelbart forslaget om at udvide muligheden for ledsagelse til udviklingshæmmede meget fornuftigt men vi må se på hvad det koster sådan er det desværre med alle gode intentioner

det økonomiske vi har jo midler til alting

vil være villige til at deltage i udvalgsbehandlingen om den problematik jeg noterer mig så også ministerens åbenhed over for hele problematikken og muligheden for at nedsætte en arbejdsgruppe

individuel vurdering for menneskers behov og liv er forskellige det grundlæggende er at man kan kompenseres for sit handicap og gives lige muligheder for

og for at udvikle sig det kan virke uforståeligt at vi har en lov hvor mennesker med udviklingshæmning eller senhjerneskade ikke har de samme muligheder for ledsagelse

hvis deres handicap var af fysisk karakter og det er helt urimeligt hvis man på grund af manglende ledsagelse er overladt til sig selv eller et liv hvor man ikke kan deltage i aktiviteter og fællesskaber uden for en institutions rammer det handler om inklusion og om demokratisk frihed derfor hilser vi i sf beslutningsforslaget om at udvide ledsageordningen til denne gruppe velkommen

er brug for at få forenklet lovgivningen som

allerede har nævnt og dermed også

få samlet nogle af alle de paragraffer som handler om personlig bistand og støtte også på tværs af sektorer det er jo et spørgsmål om økonomi

og den økonomiske udfordring har

ikke været mulighed for at få afklaret det håber jeg kan lade sig gøre i udvalgsbehandlingen

hvert fald tilkendegive at vi i sf mener at det er helt rimeligt at mennesker med brug for

ledsagelse der omfatter socialpædagogisk bistand skal stilles lige med andre behov for ledsagelse og det giver god mening at skabe større fleksibilitet og frihed i forhold til at spare ledsagetimerne op man kunne også forestille sig en slags klippekortordning det vigtigste er at mennesker med handicap får medbestemmelse på deres eget liv så tak til enhedslisten

og det er et princip som de konservative er meget enig i samtidig er det sådan som forslagsstillerne påpeger

folkeparti er positivt indstillet over for tankerne i beslutningsforslagene vi er enige i at persongruppen der er berettiget til ledsageordningen skal udvides så den også omfatter udviklingshæmmede

med brug for socialpædagogisk bistand og dermed en særskilt kvalificeret ledsager der kender personen det vigtige må være behovet og ikke hvilken diagnose man har fået

vi er principielt enige i at ordningen skal gøres bedre og mere fleksibel ved at borgeren for eksempel kan opspare

end de nuværende halvfems

derfor også indstillet på at bakke op om at ministeren nedsætter en arbejdsgruppe som pålægges at undersøge

for at elementerne i beslutningsforslagene kan indarbejdes i en revision af den nuværende lovgivning

selvstændig lovændring men i stedet bede ministeren om at medtage overvejelserne i en generel undersøgelse

noget der foregår uden for deres eget hjem behovene kan være meget forskellige der kan være et ønske om at komme ud en tur i skoven i naturen der kan være et ønske om at komme i byen der kan være fodboldinteresserede der godt vil opleve stemningen på lægterne og ikke bare

i fjernsynet eller der kan være kulturinteresserede

bruge nogle af de mange kulturtilbud der er der er et meget stærkt udtrykt ønske blandt mange borgere med udviklingshæmning om at få mulighed for at få ledsagelse

man kan holde ferie ligesom alle andre mennesker her i

for mange borgere med handicap kræver det at man har en ledsager med og man må sige det

borgere som man kunne mene har

lige præcis de borgere der kan have allervanskeligst ved at håndtere deres hverdag

er holdt uden for den rettighed som i øvrigt

i stort omfang gælder handicappede borgere jeg vil sige det

vi har søgt med med lys og lygte det hører jeg også en anerkendelse af fra fra de øvrige ordførere men det er meget konkret og meget klart dokumenteret og det er endda dokumenteret af kommunerne selv gennem den undersøgelse som kl gennemførte for

år siden der viste at ikke mindre

end hver ottende af samtlige landets kommuner ikke havde afsat en krone hverken til at udviklingshæmmede borgere kunne komme på ferie

at de kunne komme på en udflugt af den ene

art uden for deres hjem i en ottendedel af samtlige kommuner var der ikke afsat en krone jeg synes det er helt uforståeligt

derfor kan man sige at problemstillingen har været kendt meget længe

ulovligt forsøgte at løse det her problem ved at opkræve brugerbetaling

i strid med lovgivningens bestemmelser

forslaget her som det også er fremgået af debatten går jo i al enkelhed ud på at vi skal sikre at det bliver en rettighed for disse borgere

ikke står til diskussion hvorvidt en borger med udviklingshæmning der ikke selv er i stand til

bliver omfattet af bestemmelserne enhedslisten fremsatte allerede i

forrige samling et lignende forslag det blev aldrig

blive alt for omkostningskrævende at gennemføre dette forslag

fremdraget i debatten og undret mig over at venstre i deres

tilsvarende forslag nøjagtig som det enhedslisten har fremsat og at vi så efterfølgende må opleve at det er vanskeligt i en proces op til behandling af dette forslag at få noget konkret bud på hvad omkostningerne egentlig er jeg påstår ikke at det nødvendigvis er nemt men det er dog sådan at vi i al mulig lovgivning her i folketingssalen oplever at der i sidste ende er en mulighed for at give et skøn

være sådan at det rammer borgere med udviklingshæmning og senhjerneskadede at man ikke i finansministeriet er i stand til at beregne omkostningen

afskåret fra ferie indtil regnedrengene i finansministeriet på et tidspunkt finder en model

i stand til at udregne omkostningen det kan vi simpelt hen

jeg synes der kan være problemer i

det bud der ligger på en arbejdsgruppe det vil jeg vende tilbage til under det næste forslag

tak for debatten og tak for tilsagnene jeg håber det betyder at vi kan få løst det her problem som er meget påtrængende og

har været efterspurgt en løsning på meget meget længe den håber jeg vi i fællesskab når frem til

enige i håber jeg at det bedste vi kan gøre for at undgå enkeltsager

vi ser tingene i en helhed herunder

lovsamling

enig i at det er meget godt

afgrænsende og en økonomisk vurdering af det her område

at der er udviklingshæmmede borgere der i år

som sidste år ikke kom på ferie fordi der har været en langsommelighed i den her sag

skal tages som udtryk for at jeg synes det er en uretfærdighed over for borgerne at det har været trukket så meget i langdrag men jeg er enig i at det

at få belyst de økonomiske konsekvenser

at enhedslisten delelement og jeg tænker at

hvis der kan samles flertal for et sådant

uanset hvem der måtte lægge stemmer til så jo jeg synes det er rigtig godt at vi kommer et skridt videre og

for enhedslisten men først og fremmest for de borgere som

i virkeligheden sparker sagen lidt til hjørne

vedtaget princippet om at man har retten til ledsagelse

drøfte de omkostninger og alle de detaljer der måtte være det mener jeg ikke

tilsyneladende kommer kommer i mål med

bliver behandlet i dag og i forlængelse af hinanden

om klare regler og nye forslag til ledsageordningen sådan

derfor bliver det foreslået at regeringen så hurtigt som muligt skal nedsætte en arbejdsgruppe som skal udarbejde forslag til løsninger på de udfordringer der er med at få bevilget ledsagelse via serviceloven som det allerede fremgik af den forrige behandling altså da vi førstebehandlede b seks og firs og b en hundrede og

har jeg faktisk allerede tilkendegivet at vi fra regeringens side støtter

at det overordnede formål med ledsageordningen skal være

derfor nævnte jeg også i min forrige tale at

undersøgt det her felt nærmere vi er nødt til at have et fast fundament at stå på

ved den nugældende ledsageordning

der egentlig er af problemstillinger

hvad er der af løsningsmuligheder enhedslistens ordfører taler om at der skal indføres rettigheder bredt set og det lyder jo besnærende at man bare siger at nu indfører man en masse rettigheder men med rettigheder følger pligter blandt andet også

det er derfor jeg står som ansvarlig minister

om tilkøb af ekstra ledsagelse

efterspørge ledsagelse det er et element af det et andet element er diskussionen om tilkøb af ekstra ledsagelse et eksempel her

botilbud som gerne vil betale for at en af botilbuddets pædagoger kan

parken med borgerens yndlingsband

er den her mulighed for tilkøb altså for at få lov til noget ekstra der slet ikke

blevet stadfæstet at sådan var praksis men praksis var faktisk ikke mulig inden for lovgivningen og det er derfor så mange i dag føler sig ramt det i hvert fald min overbevisning mange føler sig ramt

havde lovmæssig

en borger med hjerneskade som ikke selv kan efterspørge ledsagelse men som har et ledsagebehov i forbindelse med for eksempel en tur i biografen eller en skovtur og her kan § syv og halvfems så ikke bruges

krav at man skal være i stand til at efterspørge

synes det er helt fornuftigt at

som jo også er beskrevet i bemærkningerne til hele det her beslutningsforslag b en hundrede og halvfems og det er

forhold jeg erklærer mig enig i at vi bør undersøge nærmere

at vi skal have den her undersøgelse af området før vi

de forrige beslutningsforslag pålagde ligesom bare

ikke gentage her men men blot sige at jeg tilslutter mig

arbejdsgruppe skal bruges til at vi får

over de uhensigtsmæssigheder

med ledsageordningerne i serviceloven i dag

frem for alt også klare at forstå til gavn for de mennesker det handler om men så sandelig da også til gavn for de kommuner som sidder med sagsbehandlingen arbejdsgruppens arbejde kan som jeg ser det tænkes ind i det igangværende arbejde med

reformen af servicelovens voksenbestemmelser hvis det skulle vise sig at det kunne være relevant og

de to forrige beslutningsforslag vil jeg gerne forpligte mig til at de overvejelser

selvfølgelig bliver taget med ind i arbejdsgruppens arbejde så som nævnt en støtte til

hundrede og halvfems og hvis det hvis det skulle vise sig at det her beslutningsforslag

vil få kommissoriet for arbejdsgruppen til godkendelse

udvalget selvfølgelig vil modtage resultaterne af arbejdsgruppens arbejde

tages et seriøst initiativ til at løse problemerne på en ordentlig og respektfuld måde og jeg kvitterer for ministerens postive medvirken det beslutningsforslag som

den præmis er efter min overbevisning forkert reglerne er desværre klare nok

hvis de ønsker ledsagelse ud over det de kan få

mennesker med handicap der får ledsagelse efter § syv og halvfems i serviceloven kan vælge at bruge ordningen til socialpædagogiske aktiviteter hvis de selv ønsker det

problemet er ikke at reglerne er uklare problemet er at dansk folkeparti ikke kan lide reglerne og det synes jeg

ære og respekt værd men jeg kan ikke

havde haft samme smag og samme konsistens i sine synspunkter så var disse regler aldrig blevet udmøntet

afmontere alle de regler som var til gavn for

jeg skal selvfølgelig undlade at bruge lang tid på fortidens synder men bare have lov til at citere at der er større glæde i himlen over en enkelt synder der omvender sig

udarbejdes en beretning på de præmisser som ministeren nu har givet udtryk for her så vi kan få løst det her problem for en række borgere

borgere som har fået tilkendt en stor erstatning

en trafikulykke det er ulyksaligt at de borgere ikke kan få lov at bruge lidt af de penge til at forsøde deres egen tilværelse og det er urimeligt

fordi der var et flertal i forligskredsen

som valgte at gå ind og forsøge at løse problemet med satspuljemidler

og derfor står man stadig væk med problemstillingen som vi gerne

kan ske af forbedringer hvis det man gerne vil opnå med en eksisterende lovgivning ikke realiseres af den ene eller anden

så sker med den foreslåede arbejdsgruppe hvor vi med målsætningen får et langt stærkere grundlag for ændringer af serviceloven

undgår de her uhensigtsmæssige konsekvenser som jo netop var en del af omdrejningspunktet

som jeg nævnte tidligere er de foreslåede tiltag i

hundrede og fire og halvfjerds et udtryk for en sympatisk tilgang til en ændring af serviceloven og når jeg gentager

jakob sølvhøj vil vil understrege

de foregående og det nuværende netop skal indgå i det arbejde og jeg er rigtig glad for at ministeren i sine betragtninger kommer ind på mulighederne for at arbejdsgruppen både skal undersøge

men også de i de foregående beslutningsforslag ønskede elementer der skal afklares på den baggrund støtter venstre b

de bemærkninger der er faldet under den sidste behandling at vi nu kommer i gang med at kigge videre på det her jeg vil alligevel ikke undlade at sige at

fordi jeg egentlig oplever at der er relativt klare

området de er så udmærket beskrevet i bekendtgørelse om

vi har også fået en en klarhed om reglerne i forhold til brugerbetaling

der jo er faldet afgørelser i sagen og kl og ministeren har været enige om at sige til de kommuner der havde opkrævet ulovlig brugerbetaling at det skulle de lade være med så jeg synes egentlig ikke at der har været

og derfor har jeg været som jeg også sagde under det

af en løsning af det her alvorlige problem derudover vil jeg sige at

med en behandling af det her at komme i en situation hvor vi i virkeligheden vender tilbage til det problem

at der bør komme det ud af et sådant udvalgsarbejde

vender tilbage til en situation hvor man kan sige at det som er blevet ulovliggjort eller det som er blevet understreget var ulovligt

være på det her område jeg tror det er helt afgørende at vi sikrer at der er lighed i loven for

så det ikke er sådan at den

for eksempel er væsentlig bedre stillet i forhold til ledsagelse end den borger der har fået tilkendt sin pension på et tidligere tidspunkt fordi den første borger har en væsentlig bedre økonomi end den anden borger og de

fuldstændig samme livsvilkår og fuldstændig det samme handicap

jeg ikke kunne finde tilslutning til enhedslistens forslag

føre til at det vi lige har fået konstateret

bliver lovliggjort i en sådan proces og at det er vanvittig vigtigt at der bliver lighed lighed for loven

jeg godt lige vil have lejlighed til at overveje nærmere om der måske kunne være anledning til

ligger her fordi vi som sagt er meget betænkelige ved overhovedet

jeg håber at vi i fællesskab når frem til en løsning der gør at de positive tilsagn der var under det

gør at vi kan komme i gang med et udvalgsarbejde og så hurtigt som muligt

så vi kan nå frem til en lovgivning som

føre til at vi i stedet for at løse problemet og skabe lighed for borgere med handicap når

en situation hvor vi står med et brugerbetalingsforslag i sidste ende som gør at man skaber ulighed i forhold til adgangen til ledsagelse bare på et nyt grundlag men vi

i de drøftelser som som jeg forventer

i udvalget forsøge at gebærde os på en sådan måde at det ikke bliver os der blokerer for

kommer videre med den her sag det tror jeg ville være rigtig dumt

at vi har fået rigtig rigtig mange henvendelser fra mennesker der

efterspurgt at vi kigger på de her regler også i forhold til at de selv vil have lov til at bestemme hvad de bruger deres midler til

ja så kommer man ikke ud af sit botilbud

er borgere der siger kan vi dog så i det mindste ikke få lov

der er det blot jeg siger at det ville være trist hvis det der kom ud af det her var en løsning hvor den borger som havde råd til ledsagelse fik ledsagelse mens den borger der ikke

ikke fik ledsagelse og det er det synspunkt jeg vil forfølge

det er muligt at det er en drøftelse værd om der kan være noget i forhold til borgerens anvendelse af penge som vi skal kigge på det er jo ikke min opfattelse at vi skal have borgere med handicap under økonomisk administration fordi de har et handicap det skal vi naturligvis ikke men for os er det helt fundamentalt at der er en sikkerhed for at også

borgere der ingen penge har får mulighed for at komme

med med ledsagelse så de kan få anstændige vilkår og et ordentligt liv

mens naboen misundeligt må se til fordi man må leve for

jeg kan høre at det kommer til at indgå i drøftelsen det der som sagt er vores absolutte udgangspunkt

at man nedsætter en arbejdsgruppe der kan udarbejde forslag til

en forbedring af den nuværende ledsageordning

vi ønsker klare regler mere fleksible regler og også nye forslag til ordningen helt generelt selvfølgelig mener vi også i liberal alliance at borgere der har økonomisk

købe ekstra ledsagertimer ligesom man skal kunne spare timer

de udfordringer det kan afstedkomme

nu engang sådan vores samfund er nogle har mulighed for noget som andre ikke har og det er ikke anderledes fordi man er handicappet det er heller ikke sådan at fordi man

samme livsvilkår livsvilkårene kan sagtens være forskellige selv om

den her arbejdsgruppe som forhåbentlig bliver nedsat med et ønske om at sikre mere frihed for borgerne

ressourcer på overkontrol på det her område i den forbindelse kunne vi godt tænke

os at man udvidede kommissoriet for arbejdsgruppen til måske også

og her citerer jeg thorkild olesen der er formand for danske

der er eksempler hvor kommuner bruger seksten procent af arbejdstiden på at administrere en procent af udgifterne yderligere skaber sagsbehandlingen omkring merudgifterne ofte et uværdigt møde mellem borger og sagsbehandler hvor mistænkeliggørelse og kontrol kommer i centrum derfor synes vi at det er vigtigt at man overvejer om kommissoriet for eksempel kan udvides til

er vi også nervøse for at det kan være en glidebane

at den her brugerbetaling kan blive indført

skal indføres brugerbetaling på det område men vi er positive over for at

se på en forenkling af reglerne for eksempel kunne man forestille sig som det også blev nævnt tidligere at der kunne tænkes i en klippekortsmodel ligesom man har gjort det på ældreområdet i hjemmeplejen

den handicappede selv var med til at disponere og spare tid op så

en ulighed i den adgang der er til

og der er det bare som jeg nævnte før at der kan være en bekymring

at der kan opstå en ulighed i forhold til de

beboere der er der

jeg snakkede med en ældre borger og han syntes

få afdækket det her område nu siger ordføreren at det

§ tre og firs vi diskuterer jeg har hørt ordføreren sige

åben analyse i den arbejdsgruppe med et formål om at udnytte ressourcerne bedre og sikre bedre løsninger jeg synes nok jeg

vi er positive over for at der

og og der er jo nok nogle klare retningslinjer så jeg tænker at noget af intentionen med forslaget må være

skabe nogle forandringer der står også at

man ønsker nogle nye løsninger

vil da gerne bakke op om en arbejdsgruppe der skal arbejde på nogle

gerne gentage det jeg også sagde under den forrige behandling nemlig at vi i sf mener at det er helt afgørende at sikre mennesker med handicap frihed og medbestemmelse og lige muligheder for at deltage i sociale aktiviteter

bakker vi også op om en arbejdsgruppe

og for eksempel kigge på om servicelovens bestemmelser om ledsagehjælp afhænger af

om der eventuelt er nogen begrænsninger for

hvilken støtte de kan få for det det kan

set godt læse af loven men vi har brug for

at kigge på hvad det er for nogle forandringer

ønsket sig at det her forslag var blevet arbejdet sammen med det forslag som vi lige har

så var vi måske kommet et skridt videre jeg kan nemlig lidt blive bekymret for

kan blive en syltekrukke hvor vi ikke rigtig får besluttet noget men det må vi jo holde hinanden i i ed på

få belyst området og få skabt nogle nye løsninger er fin

i det her land det er der for alle og det betyder at vi kan købe forskellige ting men vi har også en grundlæggende præmis

basal velfærd og det betragter jeg sådan set ledsageordningen som

få støtte til at bevæge sig frit i det her samfund

resten af beboerne så må blive hjemme og man skal tilkalde vikarer

i hvert fald en forringelse af det tilbud som burde være et fælles

gode for for alle de beboere der bor der jeg skal ikke afvise tanken om om tilkøbsydelser men jeg vil meget gerne se det endelige forslag før jeg

vil gå ind for det eller ej for det afgørende må være at ledsagelse støtte pædagogisk støtte er en grundlæggende velfærdsydelse men som sagt vil sf gerne være med til at se

og der deler jeg sådan set intentionen om at finde løsningsmuligheder og det hæfter jeg mig også ved er en del

på den nuværende ledsageordning ikke fungerer tilfredsstillende og derfor bakker vi op om at få nedsat en arbejdsgruppe som kan komme med forslag til forbedring af lovgivningen helt grundlæggende

og b seks og firs som vi behandlede tidligere nemlig spørgsmålet om at opspare

anvendelsen af socialpædagogisk bistand

skal indgå i den her undersøgelse

ønsker arbejdsgruppen skal undersøge herunder også de økonomiske konsekvenser af de forslag til ændringer som arbejdsgruppen måtte nå frem til at pege på jeg vil slutte af med at sige tak til forslagsstillerne for at rejse debatten

i dansk folkeparti vil vi jo rigtig gerne finde

konstruktive løsninger på hele ledsagerproblematikken og vi har også

lyttet til de mange henvendelser vi har fået

udfordringer og ledsagerproblematikken vi har blandt andet

udarbejde forslag til løsninger på udfordringerne med at få bevilget ledsagelse

skal blandt andet undersøges om mennesker med handicap selv kan vælge at betale for ledsagelse hvis de ønsker ledsagelse ud over hvad de kan få bevilget via serviceloven efter samme princip

i forhold til de henvendelser vi har fået og om mennesker med handicap der får ledsagelse efter

§ syv og halvfems kan vælge at bruge ordningen til socialpædagogiske aktiviteter hvis de selv ønsker det og om mennesker med handicap der ikke er i stand til at efterspørge ledsagelse efter § syv og halvfems i serviceloven

økonomiske konsekvenser

der skal udarbejdes klare retningslinjer for hvordan reglerne administreres så der ikke opstår tvivl om kommunernes forpligtelse til at tilbyde ledsagelse efter servicelovens

godkender kommissoriet fra arbejdsgruppen og jeg er rigtig glad for at ministeren

regeringen til at arbejdsgruppen

snarest muligt bliver nedsat og

senest den første februar

også villige til at lave ændringsforslag i forhold til enhedslistens

enhedslistens forslag så vi får afdækket hele området

fremsat beslutningsforslaget er jo at

fundet nogen løsninger og der har været fremsat beslutningsforslag

og undersøgt til bunds tak for ordet og tak

ledsagerordningen og derfor håber jeg at vi

også i forhold til at man fra bostedet som man også tidligere har gjort

for nogle konkrete barrierer der netop er i forhold til hele problemstillingen men jeg vil også gerne

mennesker som gerne vil have ret til at bruge deres egne penge

ikke vil have at vi skal bestemme hvad de skal bruge

har oplyst at man vil bruge denne fleksibilitet i forbindelse med flygtningekrisen det betyder at landene på visse betingelser kan slippe for påtale og sanktioner hvis de overskrider stabilitets og vækstpagtens krav alene på grund af merudgifter til flygtninge betingelserne skal sikre at det centrale hensyn fortsat er

sikre sunde offentlige finanser regeringen støtter at merudgifter til flygtningekrisen håndteres fleksibelt inden for rammerne af betingelserne i reglerne sfs beslutningsforslag går derimod for langt i retning af en generel undtagelse for diverse udgifter som ligger ud over reglerne man ønsker således ikke blot fleksibilitet for de direkte udgifter til flygtningekrisen men også at se bort fra for eksempel hjælp i nærområderne og udviklingsbistand der vil jeg bare sige at en krone er en krone uanset om den går til merudgifter til flygtninge eller bruges på andre opgaver i samfundet regningen skal betales og betaler vi ikke nu

skal senere generationer betale alle offentlige udgifter er grundlæggende vigtige til sundhed uddannelse infrastruktur

vi er derfor nødt til at prioritere beslutningsforslaget går i retning af at lade som om dette prioriteringsbehov ikke eksisterer håndteringen af flygtningekrisen vil danne præcedens for fremtidige særlige udgifter det er derfor afgørende at vi ikke åbner for brede undtagelser men kun bruger fleksibiliteten på direkte flygtningeudgifter og tilfælde hvor brud på budgetreglerne udelukkende skyldes disse udgifter ellers får vi en glidebane med ønske om fratrækning af alle mulige såkaldt særlige udgifter det giver ikke økonomisk mening netop fordi en udgift er en udgift den skal altid finansieres og vi risikerer ny gældsopbygning og en potentiel gældskrise med store konsekvenser for vækst

og mellemlange bane begge dele vil have en negativ betydning for råderummet i dansk økonomi

finanspagten de sikrer en økonomisk ansvarlighed i europa vi mener derfor ikke at en afvigelse fra eus budgetregler er hensigtsmæssig formålet med stabilitets og vækstpagten er jo som alle herinde ved at medlemslandenes offentlige finanser ikke kommer derud hvor de overskrider kriteriet om et budgetunderskud på maksimalt tre procent af bnp og en offentlig gæld på tres procent af bnp det er allerede nu muligt inden for de eksisterende regler at køre med store underskud i længere perioder som for

om vi i danmark har underskud på de offentlige finanser i disse år er vi således ikke i fare for at få en henstilling fra eu allerede tilbage i januar i år præsenterede kommissionens formand

claude juncker en præcisering af de fleksibilitetsklausuler i pagten som faktisk muliggør at lande med ekstraordinært høje udgifter kan få mere tid til at leve op til budgetreglerne et underskud bliver hverken mere eller mindre ansvarligt af at man bruger for mange penge på en ting frem for en anden enten har man nogle krav til hvor store

mange gode grunde til at debattere om vækst

og finanspagten er skruet sammen på den rigtige måde og derfor hilser vi også den her debat i dag velkommen men vi finder at der er tilstrækkelig fleksibilitet som det foreligger nu og de lande med ekstraordinært høje udgifter i forbindelse med flygtningekrisen har vi jo allerede her i folketinget bakket op om

ved at finansiere deres udgifter på den baggrund kan

til asyludgifter fra ulandsbistanden

det som er et af problemerne i alle de europæiske lande i øjeblikket

et teknisk udtryk udgifterne til flygtninge

har kritiseret ganske ganske kraftigt derfor kan

at man ikke kan se

den europæiske flygtningesituation foreligger noget som kan begrunde at man fører en lidt mere lempelig

og at som jeg også sagde i min ordførertale vi generelt egentlig gerne ser og deltager i den diskussion der er og som jo også foregår rundtomkring i hele europa om hvorvidt stabilitets og

hver eneste gang man skærer ned på muligheden for at opbygge stabile samfund i fattige lande

tidligere krigszoner hver eneste gang siger man vi vil have flere flygtninge og det kommer til

mente jo som bekendt heller ikke at udgifterne til forsvaret skulle tælle med i beregningerne for om grækenland var berettiget til at at komme ind i ømuen

hvis jeg skal være helt ærlig tror jeg egentlig snarere at herre holger k nielsen har behov for at få et kursus hos fru mette reissmann fru mette reissmann har i hvert fald

beskæftiget sig ret indgående med at rådgive danskere der

havnet i luksusfælden

på den private front og der er det nu

herre holger k nielsens intention at

herre holger k nielsen vil gøre det samme på hele nationens vegne grundlæggende

side jo slet ikke at eu skal blande sig i medlemslandenes forbrug og da slet ikke de lande der er en del af eus fælles valuta men det betyder jo ikke

forsøger socialistisk folkeparti jo at få det til at se

behøver eu landene overhovedet ikke at skære ned på velfærd eller at hæve skatter for at finansiere

det astronomisk høje indtag af migranter som vi er udsat for i øjeblikket det er jo alene ud fra den betragtning at man kan bruge penge som man ikke har og altså etablere underskud på de offentlige budgetter

nærmest i ubegrænset form

har mange ønsker om hvad man vil gennemføre og færre forslag til hvordan man gerne vil finansiere dem men det ændrer ikke

de kommende fire år har regeringen fremlagt beregninger der tyder på at det vil koste de danske skatteydere otte og fyrre milliard kroner i akkumulerede udgifter

tage imod alle de her såkaldte flygtninge og det er jo penge der skal findes uanset eus budgetregler derfor

at reducere tilstrømningen af migranter til europa og da først og fremmest til danmark når det så handler om migration er

push og pullfaktorer og der er ganske kraftige pullfaktorer når det gælder europa en af de største er muligheden for at opnå permanent opholdstilladelse i et nord eller vesteuropæisk land og blive omfattet af vores universelle velfærdssystem en anden pullfaktor er så angela merkels og stefan löfvens ganske hovedløse udlændingepolitik vi ser

opgaven som omhandlende en begrænsning af antallet af migranter der søger mod europa og dernæst ganske sekundært eller måske snarere tertiært eller noget endnu længere nede i rækken det problem som socialistisk folkeparti

koster oceaner af penge tilstrømningen ødelægger dansk europæisk kultur og forandrer vores samfund for evigt ganske enkelt fordi integration af i titusindvis af muslimer fra tilbagestående egne af verden er en umulighed det burde

set alle sammen have fået anskuelsesundervisning i siden i hvert fald nitten tre og firs nok også i virkeligheden før hvis man tager de såkaldte gæstearbejdere med i betragtning

forfærdelig meget gæst over det

det kan man jo selvfølgelig godt forsøge at skjule ved at gennemføre et forslag som det

aktuelle forslag men vore efterkommere kommer ikke til at dømme os på

midlertidigt formåede at afbøde men på om vi har efterladt et levedygtigt

folkeparti foreslår her svarer sådan set til at ringe efter blikkenslageren

er det egentlige problem nemlig at det vælter ind med folk fra afrika og mellemøsten som gerne vil have del i vores europa vores velfærd det er det man skal koncentrere sig om at stoppe ikke sidde og fedte rundt i alle de her

man kan altså kun bruge pengene én gang medmindre socialistisk folkeparti og enhedslisten vil fortælle mig præcis hvor det der pengetræ som jeg har en fornemmelse af socialistisk

enhedslisten er i besiddelse af står henne

så skal finanspagtens regler gælde

enhedslisten er fundamentalt imod finanspagten vi synes ikke at skal gælde nogen steder og er der nogen der stiller forslag om at der er nogen steder den ikke skal gælde stemmer vi for det det er et skridt på vejen

dansk folkeparti

til spørgsmålet om hamp men ikke desto mindre

det drejer sig om det det drejer sig om er at få begrænset tilstrømningen af migranter til europa ikke

menneskelig og økonomisk karakter at kunne overkomme det pres

kunne man jo godt opfatte dagens forslag som et sympatisk forsøg på at imødegå særlig de økonomiske udfordringer men forslaget duer ikke

hvis vi vedtager dette beslutningsforslag

vil der blive skabt en præcedens for at ændre den nuværende og ganske udmærkede definition vi har på eu niveau af begrebet særlige merudgifter forslagsstillerne foreslår

udvide begrebet til også at omfatte hjælp i nærområderne og

stille sig selv det spørgsmål hvorfor egentlig stoppe der hvad med de ekstraordinære udgifter som flygtningestrømmene kan medføre til infrastruktur uddannelse folkepension

skred i begreberne også betegne som ekstraordinære vi har ratificeret eus budgetlov og det er netop for at undgå at medlemsstaterne får alt for store underskud på deres offentlige finanser under påskud af at have ekstraudgifter til det ene eller det andet det er en væsentlig del af grundlaget for et europæisk samarbejde at den offentlige økonomi ikke skrider i medlemsstaterne og hvis man tager et kig ud over det europæiske

har svært ved at leve op til de forpligtelser der fremgår af eus budgetregler man kunne nævne lande som italien spanien portugal som enten er meget tæt på eller endda over grænsen for hvad der vurderes som økonomisk ansvarligt og den ubestridte vinder eller rettere sagt taber i det kapløb er

grækenland som altså ud over sol sommer og zorba også er blevet notorisk kendt for

ude af stand til at levere en bare nogenlunde sammenhængende offentlig økonomi grækerne har flere gange forbrudt sig mod eus budgetregler

det system som ellers støtter dem på randen af kollaps heldigvis er der endog meget langt fra danmark til grækenland både

selv om vi under den forrige regering var tæt på at bringe os tættere på en henstilling fra eu ja så er det jo noget der heldigvis slet ikke kan sammenlignes med det kaos som den offentlige økonomi i grækenland desværre lider under hvis vi først åbner døren på klem for at fratrække flere udgifter under hensyn til begrebet særlige merudgifter

risikerer vi ganske enkelt at udhule begrebet og dermed åbne døren for en ny gældskrise vi kan ikke tillade os at stille krav til de andre lande om at overholde eus budgetregler hvis vi selv ønsker at udhule dem budgetreglerne er i høj grad med til at skabe et økonomisk stabilt europa og et samfund i balance

og ikke mindst den økonomiske og samfundsmæssige stabilitet

stemmer derfor imod beslutningsforslaget men vi anerkender naturligvis at danmark og resten af europa er presset

ikke så meget mening at at være bagklog og sige at nogle andre skulle have gjort noget andet tidligere vi kan jo bare se på hvordan situationen er i dag og hvilke muligheder vi har for at gøre

alle lande en politik som går ud på at man tager asyludgifter fra ulandsbistanden

gjorde det var man nødt til at fra velfærdsområdet begge dele dele har store konsekvenser

til den langsigtede politik også i

velfærdsområdet har det betydning for befolkningens opfattelse

for sig man skulle tage den her diskussion lidt mere mere pragmatisk og lidt mere jordnært i forhold til

det på den korte bane kunne løse noget men på den lange bane

skabe økonomisk ustabilitet og inden for de nugældende regler i eu

er der mulighed for at man hvis det alene skyldes en ekstraordinært opstået situation

overskride det her loft på på de tre procent så de nuværende regler tager altså højde for at man kan blive presset ekstraordinært midlertidigt kortvarigt af nogle udefra kommende

skal være meget meget forsigtig med

byrder dels til behandling af flygtninge

har vi jo hørt meget om og

der er forhåbentlig ikke nogen der er så fuldstændig naive

sige perverse aftale som er indgået med tyrkiets autoritære præsident erdogan

vi har jo set hvordan erdogan har takket for eu landenes støtte ved at stille et forslag i parlamentet om at ophæve immuniteten for et parti som fik over ti procent af stemmerne

så han kan få et absolut flertal og indføre sit autoritære præsidentstyre der var en afstemning her forleden dag og den endelige afstemning er i morgen hvis ikke

kan lade sig gøre at få det afgørende flertal i parlamentet

vil han formentlig gennemføre en folkeafstemning der naturligvis vil udløse en borgerkrig i tyrkiet

åbenlyst når en del af befolkningen hvad enten det er et stort flertal eller et mindre flertal vil beslutte at mindretallet bare ikke hører til i landets politiske system og den borgerkrig

vil udløse millioner af flygtninge fra tyrkiet til europa så ideen om at det her er overstået er

så det problem der består i at bruge nogle penge på at undgå den udvikling

derfor er det også sund fornuft at man ikke bruger eus finanspagt til at straffe lande som vælger at løfte denne opgave som vælger at bidrage til at forhindre de kommende katastrofer og derfor

overskride de opstillede budgetkrav det er næsten så sund fornuft at man ikke

her ikke er trådt i kraft og lige præcis eus budgetregler bliver brugt som argument

vi er i finanspagten fordi et flertal i det danske folketing har besluttet at underlægge sig

derfor er det vores opfattelse at når man har indset

logikken selvfølgelig også at man får et flertal

er nødvendige investeringer for at undgå fremtidige kæmpeudgifter

at eu i en periode ser igennem fingrene med at medlemslandene ikke lever op til eus budgetregler med henvisning til de øgede udgifter medlemslandene måtte have i relation til flygtningekrisen dermed foreslår man at afhjælpe det ene problem ved at forværre et andet lader man økonomierne sejle som konsekvens af flygtningekrisen risikerer vi at forværre et af europas andre store problemer nemlig den meget lave vækst og de deraf følgende store problemer med arbejdsløshed herunder især stor ungdomsarbejdsløshed i nogle lande i europa det ville være en fatal

europæiske økonomi har særdeles ondt i vækstraten

femten var væksten i eu på to

procent det svarer til en vækst på en

og nul procent om året i eu

til de hårdt belastede europæiske økonomier at det er helt fint at øge gældsætningen og at lade de offentlige udgifter stige

for økonomiske reformer i de europæiske lande ikke en laissez faire økonomi som har bragt os i en situation hvor væksten er lav og konkurrenceevnen ditto

det skal vi adressere ved at søge at løse flygtninge og migrantkrisen når udgifterne stiger er der i endnu mere udtalt grad behov for økonomiske reformer som gør os i stand til at betale regningen ikke for at forværre vækstkrisen liberal alliance kan

udtrykker en bekymring over

starte med at sænke skatten i eus mest skatteplagede land

er netop den offentlige gæld en stor del af problemet og specielt da hvis man tænker på

længere bane det som vi jo gør i europa nu er at vi gældsætter kommende generationer det er da i den grad

med eus meget rigide budgetregler hvor der er et behov for

som er mulige inden for eus stabilitets og vækstpagt fleksibiliteten i eus

stabilitets og vækstpagt i forhold til exceptionelle situationer som giver mulighed for at medlemslandene midlertidigt kan afvige fra eus stramme budgetregler er netop sådan et værktøj

at tage ordentligt imod flygtninge og håndtere den her situation på ordentlig vis

de mennesker som kommer hertil så de kan tage aktiv del i vores samfund

dem som økonomiske udgifter ved at sikre en vis fleksibilitet i forhold til eus budgetregler kan vi sikre os at der skabes et økonomisk råderum i medlemsstaterne til at håndtere flygtningesituationen ordentligt for den gode integration af flygtninge kræver at vi investerer i mennesker og hjælper dem på vej så de får en mulighed for at blive en del af samfundet hvis vi ikke sikrer os en vis fleksibilitet i forhold til eus budgetregler risikerer vi at medlemslandene vælger den kortsigtede løsning

i essentielle velfærdsydelser eller i udviklingsbistanden i et forsøg på at leve op til eus meget strikse budgetkrav

med til at løse flygtningesituationen på længere sigt så i alternativet kan vi derfor støtte beslutningsforslaget fra sf og vi håber meget at regeringen vil arbejde for at vi i eu kan gøre brug af en større fleksibilitet i forhold til budgetreglerne

i højere grad bliver muligt for medlemslandene at investere

flygtninge som kommer hertil frem for at det skal gå ud over

lande i at bruge udviklingsbistand til flygtninge det handler faktisk om at undgå overhovedet

står der jo ikke kun noget om udviklingsbistand der står faktisk også noget om at det handler om ikke at blive nødt til at skære i velfærden ikke at blive nødt til at hæve skatterne

er enig med det politiske flertal i danmark der trods alt har sagt at vi bliver nødt til at prioritere vi er så uenige i at det er udviklingsbistanden der skal holde for eller udgifterne til nærområderne det synes vi er en uklog prioritering der kan hævne sig i sidste ende så langt er vi enige med forslagsstillerne men at der er brug for at der bliver prioriteret

enige med det politiske flertal om jeg synes det

folk blår i øjnene bilder dem ind at man ikke behøver at prioritere

for gæld skal jo afdrages på et eller andet tidspunkt det er jo en regning der skal betales og det er en prioritering der skal foretages den skal bare ikke foretages nu men den skal så foretages på et senere tidspunkt

prisen så at man gældsætter sig

i europa og den diskussion der udfoldede sig lige før

diskussion at tage men den skulle i så fald ikke tages med udgangspunkt i flygtningekrisen den skulle

tages med udgangspunkt i europas økonomi

om der er brug for at lempe på budgetloven hvis man mener at der generelt er behov

en en mere ekspansiv finanspolitik men så skal den jo tages

skal den ikke tages af os eu ordførere eller

men den skal tages der den skal ikke tages med udgangspunkt i flygtningekrisen

at man finansierer flygtningekrisen og man ikke finansierer den

udviklingsmidler det synes vi er rigtig skidt men vi synes også være en rigtig dårlig idé at stifte gæld

udviklingsbistanden

og det er så det som er det virkelig

kan få vækst og velstand og jeg

tirade af forskellige bemærkninger fra den radikale ordfører men det er jo kernen i det her

gennemfører vi dem vi gennemfører dem fordi vi ikke har lyst til at skære ned på velfærden

sige som vi fik ind på reformer

men bare godt tænke mig at spørge herre holger k nielsen når gælden så en dag skal betales tilbage hvor er det så man skal prioritere

forslag som kan forhindre at man kommer ud i det der frygtelige valg mellem flygtninge og ulandsbistand

masse forkromet snak om arbejdsudbud og jeg

med til at løse det helt akutte problem der er med at man skærer

hvis gælden har gjort at vi har en lavere økonomisk vækst

investere og så pludselig kommer der penge ind det kan godt være vi afbøder

nogle nogle større regninger på lang sigt det

af gæld som herre søren søndergaard refererer til jo også en eller anden

jeg går ind på tankegangen men den har dog den begrænsning at det aldrig kan blive en decideret overskudsforretning

været ordentlige og anstændige så havde vi på nuværende tidspunkt sparet en masse penge fra flygtningestrømme der kom derfra

så havde vi sparet en masse penge men det gjorde man ikke

man sad og kiggede på budgetkrav og så videre og så videre men er det ikke korrekt at det ville man have

og en generel mangel på forståelse for hvordan det hævner sig på os i sidste ende

de europæiske landes analyse af problemstillingen og jeg tror sådan set at når

enig med enhedslisten jeg er enig med socialistisk folkeparti jeg er enig i at det godt kunne betale sig for os i det store perspektiv at investere der men ikke

det er fornuftigt nok at der er forsøg på at styre den økonomiske politik i eu medlemslandene og derfor er vi også tilhængere af finanspagten som princip vi mener måske

det er jo en diskussion der kører i adskillige europæiske lande og de forskellige europæiske partier det er om den der lidt merkelske austerity policy som

har ved flere lejligheder argumenteret for at man burde lempe den dels på investeringssiden på infrastruktursiden kunne man gøre det og så nu også her

ensbetydende med at man bare giver fuldstændig los som nogle forsøger at give indtryk af det er det rene sludder

problem der vælter ind over hele europa som man er nødt til at håndtere på en

tilhængere af at der er en styring af den økonomiske politik vi mener den er for stram

da også enig med dem der siger at det her

der er mange flere ting der kommer ind fordelingen af flygtninge hvordan man får

så må sige bedre håndteret de ydre grænser og hvordan man får behandlet flygtningene bedre og alt

et problem

fald efter vores mening at med det økonomiske pres der er på de offentlige finanser i

som fru zenia stampe illustrerede meget klart

fleste lande også her i danmark

man også gjort det men hvor det jo er sådan at

for det radikale venstre

vigtigt også for den folkelige forståelse af hele flygtningesituationen

få folkelig forståelse for at vi skal tage imod de

og det radikale venstre har en meget meget høj profil må man sige der er

er det et dårligt valg og det vi kan konstatere

er at det er ulandene der bliver ramt man

i flere og flere lande

den fattigdomsorienterede ulandsbistand men også for at kunne håndtere

på længere sigt

vi foreslår her at man midlertidigt midlertidigt får lov til

tage de udgifter ud af den beregning som man laver når man skal opgøre underskuddene i medfør af eus budgetregler for netop at få luft til at man ikke skal

have styr på vores offentlige budgetter men

også godt sige at jeg godt ved at keynes

som man sådan ynder at tage frem

der er faktisk fornuft i

sige stimulerer økonomien ved at man har underskud på de offentlige

dels er det vækstfremmende dels

og også at man har øje for arbejdsudbudsproblematikken det er vi med på men den modsætning skal bare ikke bruges til

betydningen af at man også i særlige tilfælde som vi foreslår her kan sige at det her flygtningepres vi står over for

når vi skal opgøre de strukturelle underskud i

at der ikke er mere forståelse for det også fordi europa kommissionen jo har stor forståelse for for problemet så vidt jeg ved

gav man en dispensation til italien

hvert fald man udsendte i går en pressemeddelelse hvor man erkender at det her flygtningepres giver meget meget store

for landenes økonomier

man så er villig til den her dispensationsordning

set gerne kunne sige til den danske regering

skærer så meget i ulandsbistanden på grund af flygtningepresset på grund af eus budgetregler og

faktisk har mulighed for at finansiere flygtningeudgifterne og finansiere en ansvarlig

den her midlertidige lempelse i budgetreglerne for

gøre det så derfor så derfor håber jeg stadig væk på

vil være opmærksom på problematikken som man er det i en række andre europæiske lande hvor man

hvad det er for en udfordring man står med her

flygtningekrisen om det er nu

dag regningen skal betales den dag gælden skal

det bliver liberal alliance glade for at høre man vil ikke skære i velfærden

handler jo ikke om at fordi man laver den her lempelse så får man pludselig et kæmpe hul der skal dækkes i overmorgen

tale om at man får mulighed for at

finansiere asyludgifterne på andre måder end gennem nedskæringer på ulandsbistanden og på velfærden

en mindre gældsstiftelse men vi stifter jo gæld i forvejen det

derfor er der jo ikke så meget mærkeligt i det spørgsmålet er niveauet for det hvor vi så siger at okay vi er så villige til at

erkende at det kan være nødvendigt

for at kunne finansiere flygtningeudgifterne for netop at forhindre at det

så

er så måske dem der sidder i folketinget om fem år

vi tager den her i folketingssalen vi tager den i åbenhed vi skyder den ikke foran os

som

keynes er stendød

desværre er alle hans tanker ikke helt døde med ham

og skabe vækst ved at køre med med underskud på de offentlige

når herre holger k nielsen selv nævner

investere i uddannelse og forskning

medfører nogle store offentlige underskud fordi det nok tjener sig hjem på den lange bane

er jeg altså ikke men jeg kunne godt tænke mig at stille et konkret spørgsmål hvor mange år skal tilbage

situation hvor det ikke gav god mening og hvor der ikke var fornuft i

væsentlig flig derved at med de stramme budgetregler der er i alle europæiske lande risikerer vi at vi fortsætter på en vej hvor ulandsbistanden

bliver mere og mere undermineret den reelle fattigdomsorienterede bistand i danmark er nu nede på

procent af bni

sikker på at det er keynes filosofi som herre holger k nielsen er eksponent for det er nok måske snarere karl marx og friedrich engels men

er jo sådan set at socialistisk folkeparti ikke er villig til at prioritere ikke er villig til at sige at konsekvensen af at der ikke bliver ført en tilstrækkelig håndfast udlændingepolitik i det her land er at vi enten skal bruge flere penge end vi har

hvad er socialistisk folkepartis

hvordan man kan standse tilstrømningen

rolle i fordelingen af flygtninge det er jo derfor vi er enige

i den politik som kommissionen har i øjeblikket

dublinforordningen

tager imod dem så for os at se er det i høj grad et fordelingsproblem inden for eu jeg mener godt at europa

de her flygtninge problemet er at de bliver meget skævt fordelt i øjeblikket

det også om det men indtil det

mulighed for at man kan få lempet mulighederne for at

så enig i den fordelingsnøgle som man er kommet med fra

kommissionens side hvor man for eksempel ikke tager højde for hvor mange flygtninge et land i forvejen har taget men alene tager højde for bnp og antallet af indbyggere i det pågældende land det betyder jo at danmark skal tage mange mange flere end vi skulle hvis der blev taget højde for hvor mange danmark har taget igennem årenes løb for vi har taget rigtig mange

udsættes til tirsdag den fireogtyvende maj to tusind og seksten først skal vi have en begrundelse fra ordføreren for forespørgerne herre rune lund

var det sådan at tyvetusind mennesker demonstrerede i fire og halvfjerds

hele landet for mere velfærd og imod regeringens planlagte milliardnedskæringer men den velfærd der leveres til borgerne i regionerne er lige så vigtig som den velfærd der blev demonstreret for den tolvte maj i forhold til velfærden i kommunerne og det er derfor vi har den her forespørgselsdebat i dag den er anmeldt da der pt foregår forhandlinger mellem regeringen og danske regioner

en økonomiaftale for to tusind og sytten et af de helt store problemer for vores sundhedsvæsen i dag

er at de ansatte skal løbe stærkere og stærkere for at budgetterne

det presser ikke blot arbejdsmiljøet til det yderste men det skubber også til kvaliteten af behandlingen og rammer dermed

det er tid til at vågne op for de politikere

at regningen skal sendes til de ansatte på landets sygehuse og dermed i sidste ende til patienterne presset er nu så stort i sundhedssystemet at det ikke kan skjules længere og derfor må danske regioners ledelse og regeringen tage et ansvar for ikke at øge presset yderligere

det bør være en bunden opgave for forhandlerne ved årets forhandlinger om økonomiaftalen for to tusind og sytten at sikre

ikke belastes yderligere hvis de får nye opgaver så formålet med denne debat er at fortsætte presset på regeringen

økonomiaftale mellem regeringen og danske regioner og en sådan aftale skal i særdeleshed forstås som en aftale der sætter en stopper for at budgetterne kun kan hænge sammen hvis de ansatte konstant skal løbe stærkere og stærkere og en aftale som sikrer at økonomien

for den økonomiske situation i regionerne og derfor vil en del af de forhold jeg vil redegøre for i dag være kendt stof lad mig starte med de generelle økonomiske rammer sidst vi opgjorde det finanspolitiske råderum i september to tusind og femten var der godt femten milliard kroner frem mod to tusind og tyve siden da er de strukturelle indtægter fra nordsøen nedjusteret med fem milliard

og derfor har vi nu også måttet reducere det økonomiske råderum over de næste fire år til ti milliard kroner det betyder samlet set at vi har færre penge at gøre godt med i den offentlige økonomi

bare tre år faldet med knap tyve milliard kroner det svarer stort set til halvdelen af de årlige udgifter til folkeskolen dermed er situationen en helt anden end under den tidligere regering samtidig betyder tilstrømningen af flygtninge og migranter at udgiftspresset inden for råderummet øges de kommende år det øger behovet for skarpe prioriteringer ligesom der er behov for at se på om man ikke kan løse en række offentlige opgaver smartere så man får mere for pengene med andre ord har vi en fælles udfordring i at udvikle vores velfærdssamfund i en tid hvor stramme økonomiske rammer er et grundvilkår der er derfor behov for at vi sammen sikrer en vedvarende udvikling

i den offentlige sektor og at vi sørger for at pengene omprioriteres til de

sundhed er et højt prioriteret område for regeringen derfor er sundhedsområdet allerede blevet løftet meget markant i denne regeringsperiode for to tusind og seksten altså indeværende år

sundhedsområdet fået et ekstraordinært løft

milliard kroner med økonomiaftalen for to tusind og seksten og finansloven for to tusind og seksten derudover er

yderligere løft af regionerne med over til tre hundrede million kroner i to tusind og sytten på det regionale sundhedsområde er det kun administration som er omfattet af omprioriteringsbidraget det skal ses i lyset af at sundhedsområdet er omfattet af et krav om produktivitetsforbedringer på to procent årligt

til regionerne som ny aktivitet det betydelig løft i to tusind og seksten og sytten gør at der er sikret en solid regional økonomi også i to tusind og sytten herudover vil regeringen i efteråret præsentere en kræftplan

at den offentlige sektor kan blive ved med at gøre tingene smartere ved at lære af hinanden

digitalisering ved at konkurrenceudsætte flere opgaver og så videre som jeg sagde i sidste uge og som jeg har sagt mange gange før køber jeg grundlæggende ikke præmissen om at man ikke fortsat kan realisere store effektiviseringsgevinster i det offentlige

og det gælder også i regionerne løftene af sundhedsområdet i to tusind og seksten og sytten skal således ses i sammenhæng med at der på flere områder er store effektiviseringspotentialer i regionerne faktisk er sundhedsområdet et godt eksempel på at man kan gøre tingene mere effektivt igennem mange år har sygehusene været underlagt et produktivitetskrav på to

endda godt og vel samtidig kan man konstatere at

der fortsat en betydelig spredning i produktivitet det indikerer at der fortsat er et potentiale for at effektivisere

større gennemsigtighed i anvendelsen af ressourcer hvis man ser lidt længere ud i fremtiden

vil en række af de nye sygehusbyggerier være færdige i de kommende år det betyder store ekstra effektiviseringsgevinster fordi de nye byggerier gør det muligt at tilrettelægge patientbehandlingen meget bedre til gavn for både patient og økonomi gevinsterne realiseres i de kommende år og skal indtænkes i den sundhedspolitiske prioritering et andet område jeg vil runde i dag er medicinområdet som har fyldt meget i medierne det seneste år selv om udgifterne til medicin er steget betydeligt i to tusind og femten er de ekstraordinært høje

udgiftsstigninger som var fremme i medierne sidste forår udeblevet derudover er der blevet gennemført en række tiltag som vil

for det første har regeringen og danske regioner indgået en ny aftale med lægemiddelindustriforeningen om reduktion af listepriser på sygehuslægemidler aftalen løber over tre år og er den bedste aftale hidtil for det andet står samtlige partier i folketinget bag en række overordnede principper for prioritering af sygehusmedicin principperne handler blandt andet om hurtig ibrugtagning af ny effektiv medicin lige adgang til behandling og mere sundhed for pengene danske regioner har derudover besluttet at indføre en ny model for vurdering af lægemidler som blandt andet skal sikre at regionerne står stærkere i forhandlinger om rabatter på lægemidler samlet set bliver der således gennemført en række tiltag som skal bidrage til at dæmpe udgiftsvæksten

supersygehuse der er tale om en investering på samlet set over fem og fyrre milliard kroner de fleste af de alt seksten byggeprojekter er nu i gang og færdiggøres løbende i de kommende år de fleste

to tusind og nitten til tyve og de sidste i årene to og tyve til fire og tyve

central betydning for de ansattes arbejdsforhold og dermed de ansattes mulighed for at tilbyde den mest optimale hjælp til os når vi har brug for hjælp

vi ønsker med den her forespørgselsdebat at sætte fokus på de store problemer der er ved økonomiaftalerne sådan som de er vedtaget de sidste mange år og som regeringen grundlæggende ønsker at fortsætte med i to tusind og sytten

har vi også lige hørt finansministeren stå og sige reducere niveauet for anlægsinvesteringer

sytten vi synes det er uklogt normalisering som finansministeren kalder det er ikke klogt regionerne skal have mulighed for at bruge de penge de har brug for mulighed for at investere i det bedst mulige sundhedsvæsen mulighed for investeringer i den nyeste teknologi

er udgifter til stigende medicinpriser noget som regionerne skal kompenseres fuldt ud for

skal pengene jo findes ved nedskæringer på personale og pleje af patienterne det må ikke ske de stigende priser er jo i høj grad et resultat af store profitter hos medicinalselskaberne der tjener styrtende med penge

nået til enighed om syv principper for prioritering af sygehusmedicin det er godt og vigtigt at vi nu får en bedre forhandlingsposition over for medicinalindustrien

vi simpelt hen bliver nødt til at følge meget tæt fra christiansborg det helt store problem i forhold til indgåelsen af en kommende økonomiaftale for to tusind og sytten i regionerne er jo at budgetterne kun hænger sammen hvis de ansatte igen skal løbe endnu hurtigere der er et produktivitetstyranni i sundhedsvæsenet når skiftende regeringer gang på gang tvinger ansatte til at løbe stærkere jamen så rammer det både patienter og personale det gælder ansatte der går ned med stress og indlagte der ikke får skiftet sengetøj

nullerne har det været fast praksis at amterne og siden regionerne er blevet pålagt at øge aktiviteten på sygehusene uden at der fulgte pengene med det er hvad der i daglig tale kaldes produktivitetskravet kravet har siden midten af nullerne været at sygehusene hvert år skal levere en produktivitetsvækst på to procent i forhold til året før dette krav vil hvis det står til regeringen også indgå i den kommende økonomiaftale for regionerne for to tusind og sytten

produktivitetskravet sender regningen for flere behandlinger til sygeplejersker læger og andet sundhedspersonale som skal løbe stærkere endnu stærkere dermed har de ikke mulighed for at give den optimale behandling af

og det presser ikke blot arbejdsmiljøet til det yderste men det skubber også til kvaliteten af behandlingen og rammer dermed som sagt i sidste ende patienterne samlet set står vi i dag med et sundhedsvæsen som ikke kan presses mere

konsekvenserne af det opskruede tempo på hospitalsgangene kan være svære at

på hvis man ser på sygehusenes økonomi gennem et regneark i finansministeriet for nok vokser antallet af medarbejdere på landets hospitaler selv om produktivitetskravene gælder år efter år men ser man på antallet af opgaver som medarbejderne også nye medarbejdere som der er blevet ansat skal løse

ikke noget at sige til at medarbejderne på landets sygehuse rapporterer om en tiltagende forringelse af arbejdsmiljøet således svarede

oplever at muligheden for at løse kerneopgaven på et fagligt forsvarligt niveau ofte eller altid er under pres

patientombuddet er antallet af indberettede utilsigtede hændelser vokset fra cirka tyvetusind i to tusind og otte til hele niogfyrretusind i to tusind og fjorten

ny måde at se sundhedsvæsenet på og jeg vil derfor på vegne af enhedslisten alternativet og sf som er forskellige partier med forskellige holdninger til sundhedspolitik men som er gået

til vedtagelse oplæse følgende forslag til vedtagelse folketinget pålægger regeringen i forhandlingerne med danske regioner om regionernes økonomi for to tusind og sytten at indgå en aftale med danske regioner hvor regionernes økonomi samlet set ikke belastes yderligere hvis de får nye

på en præmis om at budgetterne ikke har kunnet hænge sammen medmindre man fik de ansatte

liberal alliance at de ansatte i sundhedsvæsenet i det her land er så presset at man ikke kan stramme skruen yderligere i forhold til at kræve produktivitet forbedringer som er skabt ved

skal det råderum eller det beløb der bliver frigjort når man gør tingene smartere

gå tilbage til sygehusene det skal ikke være sådan at budgetter kun kan hænge sammen ved at man får ansatte til at løbe stærkere jeg mener at den strategi grundlæggende har været forfejlet og jeg mener det er den strategi som har gjort at vi står med et sundhedsvæsen nu som ikke kan presses yderligere på den måde har enhedslisten haft ret fra starten

ikke at skulle forfølge en strategi som grundlæggende har bygget på en forkert præmis og som ikke har haft den rigtige tilgang til hvordan man på en fornuftig måde med mennesket og de ansatte i centrum

og at vi nu er nået til en situation hvor arbejdspresset er så højt for de ansatte at det ikke bare

ud over de ansatte men det har også nogle direkte konsekvenser for patienterne fordi patienterne dermed ikke får tilbudt den bedst mulige

sundhed af en høj kvalitet og faktisk også til en relativt fornuftig pris jeg synes bare det er ærgerligt vi kan godt diskutere

ansatte i sundhedssektoren leverer et supergodt produkt hver evig eneste

at vi har de ansatte i sundhedsvæsenet som vi har men som ikke får tilvejebragt de rette rammer for at give den bedst mulige behandling for patienterne

problem her så problemet er et politisk problem der ligger her hos et flertal på christiansborg det har intet med de ansatte at gøre som hver dag knokler for at få ender

en meget meget efter min vurdering gold kritik for

den produktivitet der er foregået og den fremgang der er foregået i regionerne og i sundhedsvæsenet

det mener venstre også også der er sket

mig i at det ikke kun er et spørgsmål om hvilken hastighed man løber med altså det her med at man skal løbe hurtigere og hurtigere det nytter jo stort hvis man løber den forkerte vej at man løber hurtigere så skulle man jo tværtimod stoppe op og måske lige tænke over hvad det egentlig

sagt med andre ord handler det ikke også om den ledelse der er på de enkelte afdelinger på sygehusene og så videre hvordan man får tilrettelagt arbejdet hvordan man får lært af hinanden i det hele taget hvordan man får bragt medarbejdernes faglige stolthed og erfaringer og kompetencer mest muligt i spil mere end blot at tale om at nu har man løbet hurtigere men alligevel ikke løser den opgave som man skal ifølge enhedslisten det handler vel om hvordan man løber eller går og i det hele taget får løst opgaven så hensigtsmæssigt som muligt

jo sådan at det var nogle økonomiaftaler som enhedslisten ikke stemte for

spørgerens parti så vi har ikke kunnet forhindre

de økonomiske rammer så synes jeg mangler en total erkendelse fra spørgeren af at de økonomiske rammer faktisk betyder noget for muligheden for at udføre et stykke arbejde jeg læste i min ordførertale

medlemmer af dansk sygeplejeråd i to tusind og femten var blevet spurgt og det viste sig at en og halvtreds procent oplever at muligheden for at løse kerneopgaven på et faglig forsvarligt niveau ofte eller altid er under pres det er for mig et signal

at tale grimt om de ansatte tværtimod det handler om at sige

nødt til at gøre noget mere for at give de ansatte nogle ordentlige arbejdsvilkår

at de kan levere en optimal service til os

milliard kroner har det fået som et løft med finansloven så det anerkender vi men jeg synes

at det også handler om mere end blot at tale gold økonomi det handler også om at man ikke bare løber

i den forkerte retning det handler vel også om den måde som man organiserer sig på vi kan

meget meget store forskelle fra afdeling til afdeling fra sygehus til sygehus nogle steder

man organiserer sig på og dermed hvad man får ud af midlerne og ikke mindst de dygtige medarbejdere som

men når en del af produktivitetsstigningen igen

tusind og sytten skal findes ved at ansatte som i forvejen har

pålægges at løbe endnu stærkere så er vi altså ude i en situation hvor tingene simpelt hen bare ikke hænger sammen forstået på den måde

et politisk problem at der ikke er givet de rigtige betingelser for at de ansatte kan udføre deres arbejde

forespørgselsdebatten og så vil jeg

herre rené christensen fra dansk folkeparti for

den her meget præcise formulering af spørgsmålet omkring medarbejdere for jeg mener at det er ganske afgørende at pointere

de medarbejdere der er i sundhedsvæsenet gør et

rune lund for at påpege jeg husker ikke den præcise formulering men men formuleringen gik i retning af at der var for lidt opmærksomhed omkring regionernes økonomi og det det fandt ordføreren værende lidt sørgeligt jeg vil faktisk gå skridtet længere og sige at det er sørgeligt at det ekstremt vigtige arbejde som regionerne

derfor er det jo godt at vi har en debat som denne i dag også selv om man må sige at når man kigger rundt blandt tilhørerne så er det ikke

jeg bemærker mig også at der ingen er i presselogen overhovedet og det kan man jo godt begræde lidt i betragtning af hvor vigtig en del af velfærdssystemet det er at vi har et sundhedsvæsen der fungerer

mener vi socialdemokrater at regioner og andre offentlige instanser løbende skal effektiviseres så vi fortsat kan sikre et velfærdsniveau af højeste klasse

også hele tiden sagt at det er afgørende at vi giver både regioner og kommuner de rette redskaber til at effektivisere på den måde

kan vi skabe sikkerhed om budgetterne til vores sygehuse og sundhedsvæsenet i en årrække frem således at de effektiviseringer kan planlægges rettidigt det kunne eksempelvis handle om

folk der skal til ambulant behandling ikke kommer til tiden

der kræver at nogle løber hurtigere men derimod at der er nogle som ikke bliver skuffet over at det arbejde

når vi har en debat som som den der handler

at vi fokuserer på selve rammen vi socialdemokrater ønsker at bevare det danske regionale sundhedsvæsen for os er der mere perspektiv i at drøfte hvordan vi styrker regionerne end hvordan de skal nedlægges i stedet for at nedlægge regionerne

styrke og udvikle dem så de bliver endnu bedre rustet til at drive vores sygehuse

er et vigtigt demokratisk politisk led der styrker og sikrer lokaldemokratiet det giver borgerne uanset om det på bornholm eller i kolding sikkerhed for og indflydelse på deres sundhed og derfor mener vi at beslutninger

skal tages af politikere med lokal indsigt og lokal forståelse derfor mener vi også selv om det ikke direkte handler om den forespørgsel som vi er i gang med her at regeringen skylder et endeligt svar på om de fortsat ønsker en omstrukturering af regionerne som de tidligere har fremturet med vi mener at vi skal give de ansatte i landets regioner arbejdsro så de kan udføre de vigtige opgaver på landets sygehuse eksempelvis med unge kriminelle det er helt afgørende for

at regeringens tiltag desværre har været blottet for for en prioritering af den forebyggende indsats som også er meget væsentlig i forhold til det fremadrettede arbejde det er klart vi kunne godt have taget en lang sundhedsdebat på denne forespørgsel men al den stund at vi jo arbejder med den overordnede økonomi vil jeg dog blot nøjes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

med danske regioner om regionernes økonomiske rammer for to tusind og sytten og opfordrer til at regionernes økonomiske rammer fastsættes inden for rammerne af en ansvarlig

video som er en ren gyser at se hvor det blandt andet fremgik at en jordemoder sagde vi har haft travlt i dag og derfor måtte jeg udsætte en igangsættelse hos en kvinde som har haft vandafgang i mere end fire og tyve timer mener ordføreren ikke at de ansatte løber så stærkt i dag at det er et problem at bede dem om at løbe

konkrete udmøntning af aftalen som

nedprioriterede lige præcis det område som herre rune lund

meget godt eksempel på at politik ikke blot er et spørgsmål om rammerne men også om hvem der sidder for bordenden og styrer de konkrete prioriteringer altså i den tidligere regerings tid havde den prioritering

hver gang jeg tager hjem fra arbejde til tiden så ligger der nogle opgaver der ikke bliver løst og min store skræk er jo at der en dag iblandt de mange mange blodprøver ligger én som jeg skulle

at de ikke kan løse deres opgaver på et fagligt tilfredsstillende niveau når vi oplever at

de skal levere tredive procent mere

også udtryk for en udvikling når vi oplever at antallet af genindlæggelser stiger fordi de patienter der bliver udskrevet fra sygehusene i nogle tilfælde ikke er færdigbehandlet altså

ældre medicinske patienter er det vel udtryk for

kunne socialdemokraterne så ikke være enige i at i stedet for at vi bare lægger et fast krav på to

på en mere effektiv måde men var det ikke bedre at lægge det ud til personalet så personalet også fik en større opfattelse af at have medbestemmelse over egne

at medarbejderne giver en dårlig service over for borgerne som frekventerer sygehusvæsenet i

ikke enige i vi mener faktisk at medarbejderne er største og bedste ressource man har ude i regionerne

at de gør et fantastisk stykke arbejde hver eneste

regionerne men vi må også

omkring de økonomiske rammer er jo at regionerne er begyndt at sprede sig

arbejder med der er ret store kulturpuljer

mange ting hvor regionerne har taget

ikke burde ligge i regionerne

regionernes økonomi for to tusind og sytten og frem

egentlig for nogle opgaver hvad er kerneopgaven reelt for regionerne når vi nu desværre kører med tre systemer altså stat regioner og kommuner

jo egentlig godt tilfreds med den aftale der blev lavet med regeringen for to tusind og seksten man skal også bide mærke i at

indføre et omprioriteringsbidrag gøre det bedre så er det jo netop

fra amter til regioner man må også sige når

for de midler der er til rådighed selv om midlerne

man må også glæde sig over den aftale

også derfor der blev sat ekstra penge af på finansloven for to tusind og seksten netop til regionerne

medicinpriserne og der skal vi da glæde os over ja man kan endda hvis man må citere bent hansen juble

i en årrække frem og det er jo også rigtige menneskepenge man får fat i der når man får styr på hvad det er for en medicinudgift der kommer fremadrettet

og kigge på de her banditter der sælger

medicin og hvad det så er for et provenu de får ud af det

heller ikke enhedslisten der ville være foruden

hvis det var således at man ikke havde mulighed for at tjene penge på medicin var der nok heller ikke

business case og så er der kun én taber

den så ikke er der så den diskussion synes jeg ligger et helt andet sted

selvfølgelig også over at priserne ikke kan flyve til himmels og at man nu faktisk har fået lavet en rigtig god aftale og jeg kan blot nævne bent hansen som har langt mere styr på

med hans lange erfaring jubler over aftalen

han plejer ikke at være en mand der sådan jubler og slet ikke på tv

så vores tilgang til diskussionen i

men vi vil gerne diskutere hvad det er for opgaver regionerne

medlemmer i to tusind og femten svarer hele to og firs procent af de godt

og halvtreds adspurgte sygeplejersker at de inden for den seneste måned har oplevet at borgere er blevet udskrevet fra hospital til eget hjem

enkeltes vurdering er det ikke et blandt mange eksempler på at vi har et sundhedsvæsen som ikke hænger sammen forstået på den måde

at man fra politisk side ikke har givet de ansatte de optimale betingelser for at levere levere den helt optimale service til borgerne de ansatte vil gerne

christensen ikke vil indse at de rammer som et flertal herinde

vi set at der er nogle ret store udfordringer blandt andet også med færre sengepladser og det synes vi er en meget vigtig diskussion i dansk folkeparti altså de her diskussioner som man prøver

flagrer lidt der er jo også udfordringer i det her system det anerkender vi men skulle man så ikke indkredse dem lidt i stedet for at

det er lægerne der udskriver patienterne til eget hjem eller til kommunen og jeg vil sige

imod de her patienter det mener jeg også er en vigtig dagsorden det er ikke fordi der er nogle dagsordener der ikke er vigtige i det her men lige den eksakte situation som

arbejdspladsen fordi arbejdsvilkårene var så pressede som de var

fem og halvfjerds million kroner om året

dansk folkeparti har sammen med

til halvtreds million kroner om året

rené christensen kerer sig så så meget om de ansattes vilkår hvorfor tror herre rené christensen så at de får bedre arbejdsvilkår ved at man skærer yderligere ned på et område der er så

er en enorm prioritering i retning af netop regionerne og dermed kerneopgaven for regionerne som er sundhedsområdet

finansloven for to tusind og seksten jo været med til at

øvet indflydelse og noget kommer

i disse svære økonomiske tider er rigtig flot

send flere penge så bliver man jo nødt til at finde ud af hvordan

rammerne og med rammer mener jeg ikke kun de økonomiske

men også de rammer som man arbejder under

måder som man tilrettelægger arbejdet på

selvfølgelig også et kæmpe ansvar for de enkelte ledelser på sygehusene

håbe på at vores gode kollega herre jonas dahl vil gøre en forskel når han nu

folketinget gør en forskel men men

enkelte arbejdsområder i de enkelte afdelinger det

er historisk store budgetter men igen

niveau for os er det afgørende at netop det vi

de vilkår som de enkelte medarbejdere har arbejdet under er det bedst mulige derfor er

i sundhedssektoren i de enkelte områder

tilrettelagt tingene hensigtsmæssigt og nogle af rammerne kan vi

stille til rådighed herfra blandt andet ved den aftale som

en ordning i forhold til medicinudgifterne

en ret væsentlig omkostningsfaktor og det er der nu kommet

to procent eller noget i den retning i gennemsnit over de sidste

at medarbejderne løber hurtigere og hurtigere ja det er selvfølgelig noget af det men jeg synes jævnfør den diskussion jeg havde med herre rune lund for lidt siden

så må sige løber i den rigtige retning og får mest muligt ud af deres faglighed

mest muligt i spil det synes jeg er en væsentlig pointe så vi ikke har den her ørkesløse diskussion om at fordi

øges yderligere

hvor vi faktisk har historisk store investeringer på anlægssiden altså supersygehusene som kommer rundtomkring i landet akutsygehuse sundhedscentre

organisering eller den nye struktur for sundhedsområdet og det er jo som jeg ser det en kæmpe investering i netop at sikre nogle bedre rammer altså nogle bedre faglige rammer for medarbejderne for ledelsen for den enkelte sygeplejerske

får nu et kæmpe løft i forhold til at deres arbejdsbetingelser

bliver gjort så gode som overhovedet muligt det synes jeg også man skal glæde sig over i den her sammenhæng så i det hele taget

godt flertal i ryggen prioriterer det her område på trods af at vi har svære økonomiske tider

rammerne sådan i forhold til udgiftsdrivere kan man sige på nydansk altså medicinudgifter som et af de vigtigste områder og selvfølgelig også hvad den

der bliver det faktisk prioriteret som et områder der bliver prioriteret allerhøjest det synes jeg godt vi kan være bekendt og

skal kvittere for den indsats der bliver leveret af medarbejderne de løber stærkt

en og halvtreds procent oplever at muligheden for at løse kerneopgaven på et fagligt forsvarligt niveau ofte eller altid er under pres hvis det er et retvisende billede

næh det handler vel om at man løber i den rigtige retning

netop kommer mere i spil så man netop sikrer at det

akutsygehusfunktioner med videre og så får vi jo også frigivet nogle ressourcer ved at vi blandt andet har indgået den aftale

medicinprisernes himmelflugt som vi vel har

er stoppet så det er jo nogle af de ting og så er der ovenikøbet også den tilførsel af

på finansloven fra sidste år på to milliard

skulle det gerne gøre at det billede som

er sådan at udviklingen så går i stå anno to tusind og seksten og

til rådighed med de nye funktionaliteter og arbejdsgange der ligger i det så på den måde udvikler tingene sig

skal man låse alting fast og så bruge nogle flere penge

alle mennesker vil jo gerne løse deres opgaver så effektivt og så fagligt forsvarligt som muligt

er problemet nu er jo bare at vi får flere og flere meldinger ind om

vi ser et højere antal af genindlæggelser vi ser tidligere udskrivninger fra sygehusene fordi liggetiden bliver forkortet vi ser at der hele tiden

som gør at de ansatte bliver nødt til at gå på kompromis med deres faglighed

jo fint at de fysiske rammer bliver forbedret men skulle man ikke også se på at

fagligheden kunne øges og sådan at man faktisk kunne opnå en

hvis man sender x antal ekstra milliarder ud over de ekstra milliarder vi i forvejen sender jævnfør min indledning derfor er det bare jeg

forholder mig til at det handler om mere end den økonomiske ramme den økonomiske ramme

vi glade for men det handler også om de fysiske rammer og dermed de muligheder som medarbejderne har

foa hører det er det lægerne melder ind om

er at man efterhånden bliver nødt til at gå på kompromis med fagligheden og er der noget der går ud over effektiviteten og kvaliteten i sundhedsvæsenet så er det hvis vi går

der bliver man da nødt til at anerkende at de økonomiske rammer

produktivitetsfremgang som regionerne har leveret i de senere år det er faktisk rigtig flot og det kvitterer jeg for det kunne andre i den

de resultater og det produkt der bliver leveret det synes jeg sådan set netop med de investeringer vi lægger op til supersygehusene kombineret med en øget økonomisk ramme

er en god kombination men selvfølgelig lytte til hvad medarbejderne siger med herre rune lunds

til at få sin behandling på et privat hospital efter eget valg og betalt af det offentlige det førte til nogle ting i det offentlige sundhedsvæsen hos de daværende amter og senere regioner de begyndte at oprette det man kalder friklinikker det var altså regionsejede klinikker som ikke var underlagt de samme krav som de almindelige sygehuse som kun havde

end de

et eksempel knæoperationer på det der dengang hed brædstrup friklinik i region syddanmark kunne nu udføres halvtreds procent billigere end knæoperationer på vejle sygehus i samme region og vejle sygehus var endda et sygehus der var forholdsvis effektivt sammenlignet med andre sygehuse så de offentlige friklinikker

de samme operationer halvtreds procent billigere

lavet en sammenligning af hvor meget det koster med behandlingen på de offentlige friklinikker sammenlignet sammenlignet med de beløb som regionerne gav til privathospitaler når de udførte opgaven for regionerne privathospitalerne var i gennemsnit nitten procent billigere end friklinikkerne og friklinikkerne var jo altså også meget billigere end de etablerede sygehuse

jeg fortæller denne lange historie bare for at sige

en sundhedsydelse har en bestemt pris og at alle medarbejdere og alle ledere og så videre og så videre ikke har andet fokus end at gøre det så billigt og godt som muligt og at dette ikke

så forkert som noget overhovedet kan blive det er dokumenteret forkert

men forestillingen kommer jo ud af at et parti som enhedslisten

hører nogle mennesker sige at de har meget travlt

det betyder ikke

firs procent af danskerne har et arbejde hvor der bevilges for få penge det betyder bare at vi mennesker

at få sine medarbejdere til at levere og gerne lidt mere hvis det kan lade sig gøre

med at være i folketinget må være ufattelig hårdt

medlemmer sige at det er ufattelig hårdt at være i folketinget

en hel dag hvor jeg kan gå rundt og tænke over tingene

man skal ikke bare fordi nogen siger at der er for travlt og at der er for få penge i systemet gå ud fra at

hvordan man kan få mere ud af medarbejdernes indsats det skal så

det er fordi ledelsen er for dårlig

min aftenvagt det vil sige jeg kunne ikke gå hjem vi var tre der måtte blive

det er ikke ynk eller klynk det er simpelthen min hverdag er det også sådan et eksempel på

selvom de beskriver at de har travlt er det også et eksempel på at

ressourcerne ikke er til det det var så den ene ting men jeg vil godt lige tage fat i nu nævnte herre ole birk olesen det der med at allokere ressourcer og der er det da et fuldstændig fortryllende eksempel

behandlingsgarantien fordi det behandlingsgarantien betød var en massiv overbetaling af privathospitalerne det betød at man kom til at fokusere på rygoperationer på knæoperationer på fedmeoperationer fordi det er de lette operationer der kan tjenes penge på så det betød lige præcis at man holdt op med at lave en faglig vurdering af

at regionernes sygehuse i stedet for blev nødt til

fokusere præcis på de områder for ikke at skulle tabe penge

det betød jo netop en nedprioritering af den ældre medicinske patient og det betød en nedprioritering af psykiatrien fordi den grundlæggende mangel i forhold til det er mangel på speciallæger

kunne levere skulle private så have

synes jeg var en god prioritering

det fik faktisk regionerne tidligere amterne op på dupperne fik dem til at gøre en indsats blandt andet med at oprette de her friklinikker så de kunne levere inden for den måneds behandlingsgaranti som der var så

være gode på deres vilkår og så have omkostninger andre steder i det her tilfælde valgte man

tage godet med vel vidende at det havde den omkostning at det var sværere at prioritere mellem sygdomsområder i

massive problemer med ventelister massive problemer som der ikke var gjort noget ved af den foregående nyrupregering før den her borgerlige regering trådte til i

et jeg anerkender at

vi ved medarbejderne arbejder under i forhold til de

centrale direktiver de er underlagt det gælder i virkeligheden både lederne

er det jo helt grotesk at vi ved at reservelæger bruger halvdelen af deres arbejdstid på dokumentation

det ikke er al dokumentation der er unødig men hvis vi

en time og fyrre minutter dagligt på dokumentation hvoraf ni og tyve minutter bliver anset for unødig

man snakker med de pågældende faggrupper

er ekstremt dygtige fagligt og jeg

den overbevisning at hvis man lader medarbejderne

lov til at arbejde med deres faglighed og ikke arbejde efter skemaer

så vil man også få en langt større arbejdsglæde plus at man vil få og det er måske det allerallervigtigste en langt større

og patientpleje vi ved jo

får rum til selv at tilrettelægge deres arbejdsdag deres arbejdsdag

så fokuserer de på det der virker

og det er også det der virker på patienterne så jeg kunne godt tænke mig at vi faktisk på et senere tidspunkt her i folketinget fik diskuteret hvordan

vi for alvor får taget fat på en afbureaukratisering jeg tror

set ikke der er nogle partier der er uenige i at det er et enormt vigtigt emne og måske særlig

at for eksempel enkeltundersøgelser

ud over sundhedspersonalets arbejdsdag fordi

opbrudte arbejdsopgaver men vi ved også

på forskellige tidspunkter i virkeligheden til det samme behandlingsforløb men

kan betale sig rent pengemæssigt men hvorfor er det

er at vi fastholder et princip om at alle mennesker har lige adgang til lige god og og gratis

synes vi at det er rigtig rigtig positivt at man

syv principper for prioritering af medicin vi ved jo at det var noget af det regionerne særlig problematiserede ved den sidste økonomiaftale og det

er bestemt et skridt på vejen vi har jo i alternativet foreslået et egentlig prioriteringsinstitut det synes vi fortsat er en god idé vi kan se fra andre lande at

det frigiver rigtig mange økonomiske midler men vi er selv med i den her aftale og det synes vi bestemt er et skridt

noget af det vi så slet ikke har diskuteret her vi har jo kun diskuteret sundhedsvæsen her på talerstolen i dag men vi skal huske på at

miljøindsatser og og forurening og det håber jeg selvfølgelig også at den kommende

økonomiaftale kommer til

sig om den økonomiaftale sådan rent overordnet set og det gør jeg

mere af principielle årsager men vi skal jo nok ikke til at tage en stor diskussion om regionerne og deres finansiering i dag det

ikke lige tidspunktet jeg medgiver

de bekymret over det produktivitetspres der er på hospitalerne over hele danmark at

også lyttet med interesse til de eksempler der er kommet de eksempler vi ser i

pressen jeg medgiver at der er et produktivitetspres og det bekymrer også mig det bekymrer også mig at det kan være en trussel mod

det ikke blot er et spørgsmål om at vi altid kan tilføre flere midler når der er problemer der er nogle ressourcer der skal fordeles og der er nogle beslutninger der skal tages inden for en økonomisk ramme som er en samlet økonomisk ramme samtidig vil jeg sige at jeg synes ministeren måske på det område når vi taler produktivitetsfremme er lidt for optimistisk altså der er er meget stor optimisme hos

ikke helt den optimisme han har men jeg vil dog medgive at der er sket noget

en række afdelinger i danmark at lave gode produktivitetsforbedringer

netop produktivitetsforbedringer hvor det ikke er

fru josephine fock nævnte omkring dokumentation og brug af

det er meget vigtigt at vi kommer det til livs så meget som overhovedet muligt så folk i sundhedssektoren kan bruge deres energi på det de fagligt kan det er ikke at skrive papirer men det er at behandle patienter det også vigtigt at vi tager hul på medicinpriserne og det er rigtigt at der er sket fremskridt fremskridt med henblik på hvordan vi løser problemerne med de eksploderende medicinpriser ikke mindst medicinpriserne inden for nogle meget få sygdomme hvor hvor priserne er helt eksorbitant

at sige at vi skal have prioriteringer og at vi skal have et prioriteringsinstitut

tror desværre vi bliver nødt til at gå ud ad den vej fortsat det bliver etisk meget belastende og svært at gøre det men det er et område vi bliver nødt til at

medicinpriserne ikke mindst mindst til de meget

alvorlige og meget specielle sygdomme

gør noget ved det

at investeringen i de nye sygehuse som også ministeren fremhævede og andre fremhævede

vil medføre de produktivitetsforbedringer det må man da i hvert fald håbe ellers skulle man da ikke ofre

supersygehuse jeg er sikker på i holstebro gerne

i stedet for at få et supersygehus men lad os dog

giver produktivitetsforbedringer og ikke mindst forbedringer på kvaliteten

kan så samtidig være bekymret over at budgetterne for disse byggerier i hvert fald i den region jeg kommer fra skrider

de andre regioner det synes jeg nok der er grund til også at være meget bekymret over

sundhedsområdet er vigtigt det er der sådan set ikke nogen der er uenige i herinde men ressourcerne

er jo ikke ubegrænsede og derfor har vi altså

at få tingene til hænge sammen i dagligdagen jeg har ikke hørt nogen af de andre ordførere

til vedtagelse som enhedslisten sf og alternativet ikke står bag på samme måde give udtryk for at vi rent faktisk har et problem her så

set også enig i det handler om at prioritere men så må man jo også sige at når man for eksempel lige har været ude at meddele det har regeringen at man vil købe syv og tyve bombefly

har givet en milliard kroner stykket for

et udtryk for at hvis man vil kan man prioritere midlerne hen de steder hvor det giver mest mening

man vælge at sige vi dropper indkøbet af nye dyre bombefly som skal starte flere tåbelige

sikker på og det kan de også så det står jeg ved og jeg er opmærksom på det jeg har selv lige haft meget tæt kontakt med sektoren specielt

ved hvor presset man er rent arbejdsmæssigt så det er ikke pjat

også derfor vi i højere grad skal lytte til hvad

at skabe de rigtige arbejdsopgaver og bruge den rigtige teknologi

ordføreren mig jo unægtelig meget med hensyn til

kampfly ud med sygehuse

også godt ønske mig men vi har jo altså også nogle internationale forpligtelser

ønsker at købe et eneste fly mere end det er højst nødvendigt så jeg kan

mig lokke til at sige at vi skifter fly ud med sygehuse

det kan blive til en standardbehandling men på trods af det ville det overraske mig meget hvis vi ikke fortsat kom til at opleve stigende

ordføreren ikke være enig i at det vil være godt at kunne kompensere regionerne for de øgede udgifter til medicin

regionerne for de øgede udgifter

regionernes økonomi jeg ser frem til at vi

et prioriteringsinstitut der er en vis medicintype til mænd på min alder med

opfinde nye fine gode midler som meget få politikere vil have let ved at sige nej til og derfor bliver vi nødt til

presse medicinalindustrien

jo om jagerfly og at alle pengene dertil skal bruges

nu er det sådan at vi er med i nato

ønsker at danmark fortsat skal være det for at man kan være med i nato skal man også give sit bidrag til det fælles forsvar af nato landene jeg vil gerne høre herre johannes lebech om nato accepterer udgifter til sundhedsvæsenet altså hvis man flytter udgifter fra jagerfly

blindtarmsoperationer knæoperationer

som et bidrag til det fælles forsvar af nato

er det godt at vi har de her drøftelser i folketingssalen på den måde kan det stå mere klart

for borgerne og de ansatte i regionerne hvordan de politiske partier stiller sig

udviklingen af primært sundhedsvæsenet i to tusind og sytten og i overslagsårene det er nemlig en helt afgørende forudsætning at

regionerne sikres ordentlige økonomiske rammer hvis sundhedsvæsenet både skal sikres en ordentlig drift og sikres ordentlige investeringsrammer til en fortsat udvikling for sf er det derfor helt afgørende at der sikres ordentlige driftsrammer og kapacitet til at håndtere det stigende pres og de nye patientrettigheder som regeringen nu lægger op til hvis ikke det sker ved vi

historisk erfaring at ressourcerne igen vil vandre fra de ældre medicinske patienter fra kronikerne og psykiatrien og hele forebyggelsesområdet her og nu har regeringen dog haft fokus på det medicinske

det skal de kun have ros for men presset vil komme tilbage hvis regeringens primære fokus fremadrettet bliver ventetidsgarantier og indfasning af kræftplan iv

psykiatrien ved vi at der fortsat er brug for udbygning eftersom der stadig væk er folk der

eller alt for tidligt overføres til alt for belastede bosteder i socialpsykiatrien

regeringen tager det her spørgsmål ind i både kommune og regionsforhandlingerne der skal flere ressourcer til og der skal skabes et bedre samarbejde og opbygges nogle fælles løsninger mellem den behandlende psykiatri og socialpsykiatrien hvis vi skal have løst de problemer vi blandt andet har set på lindegården de sidste par måneder forebyggelsesområdet skal der mere fokus på hvis vi både vil sikre

folkesundheden men også hvis vi vil undgå en række tikkende økonomiske bomber under fremtidens sundhedsvæsen i løbet af få år kan vi forvente en fordobling af borgere med diabetes hvis ikke vi får styrket forebyggelsen for børn og unge

at antallet af unge rygere igen er stigende for sf er det også helt afgørende at

mindst fastholder en anlægsramme i to tusind og sytten svarende til niveauet for seksten tillagt statslige puljer og et realistisk skøn for afløb for kvalitetsfondbyggerierne det er nemlig forudsætningen for at vi kan komme i land med de omtalte og planlagte supersygehuse uden at der

byggeprojekter men også for at regionerne kan komme i gang med at renovere den øvrige sygehusbygningsmasse der

indtil de nye supersygehuse tages i brug det tager immer væk fem ti år før de er bygget

sygehusmatrikler der skal leve videre

eftersom sundhedsområdet dækker en så stor del af regionernes budget

har jeg slet ikke berørt den regionale udvikling men her vil jeg blot gentage sfs kritik af omprioriteringsbidraget der alt andet lige vil føre flere og flere penge væk fra blandt andet den kollektive trafik

vil bare afslutningsvis sige at

det er afgørende at aftalen om regionernes økonomi for to tusind og sytten samlet set ikke belaster deres økonomi yderligere

af de store problemer for vores sundhedsvæsen i dag at de ansatte skal løbe stærkere og stærkere for at budgetterne hænger sammen alle er interesserede i at der skal foregå innovation

skal være god ledelse vi vil alle sammen gøre tingene på den gode og den rigtige og den ordentlige måde det er der ikke nogen problemer i men det har vist sig at det kun er et mindretal her i folketinget som for alvor ønsker at tage

seriøs diskussion af de økonomiske rammer som regionerne bliver nødt til at have hvis de skal have muligheden for og hvis de ansatte i regionerne skal

for at levere en ordentlig og optimal ydelse til borgerne

som de ansatte allerhelst vil i hele verden

vores ansvar som politikere at tilvejebringe de rammer der skal til for at de ansatte får mulighed for at gøre dette det er tid til at vågne

for de politikere som insisterer på at sende regningen for flere behandlinger til de ansatte på landets sygehuse og dermed i sidste ende

jeg har blandt andet i forbindelse med debatten i dag nævnt at

rundtomkring i landet er underlagt et usædvanlig hårdt

som gik viralt i oktober to tusind og femten

jeg har lige afsluttet fem og tyve timers vagt på fødegangen med en følelse af simpelthen at være så ked af ikke at kunne give de sidste kræfter til en fødende fordi jeg ikke havde

speciallæge i lungemedicin pia holland gjørup som har taget konsekvensen af det store arbejdspres og

fratrådt sin stilling hos hospitalsenheden vest i holstebro hun siger arbejdspresset er enormt

og man bliver så frygteligt slidt

synes det er hårdt at se at vi ikke kan nå alt det vi burde og at vi svigter nogle undervejs i debatten

der også indgået undersøgelser som dansk sygeplejeråd har lavet blandt andet en rundspørge blandt dansk sygeplejeråds medlemmer fra

her svarer to og firs procent af de syv hundrede og

adspurgte sygeplejersker at de inden for den seneste måned har oplevet at borgere er blevet udskrevet fra hospitalet til eget hjem før de

færdigbehandlet disse eksempler viser jo at diskussionen om økonomi

ordentlige økonomiske rammer for de ansattes arbejde er en helt central diskussion og det er en diskussion man ikke kan snige sig uden om ved at snakke om at der skal være bedre ledelse og vi skal gøre tingene på ny og bedre måde og

er nye maskiner og ny teknologi og der er masser af ting vi kan gøre anderledes

også vigtige emner

emner som bliver bragt på bane med det formål at snige sig uden om den diskussion der handler om at vi skal have den rigtige økonomi til at de ansatte i vores sundhedsvæsen kan levere den ydelse til borgerne

som de allerhelst vil levere og som er den fagligt forsvarlige ydelse så jeg er også rigtig glad for i dag at i hvert fald enhedslisten alternativet og sf har fundet frem til et forslag til vedtagelse som tager ordentlig hånd om den her problematik

i forhandlingerne med danske regioner om regionernes økonomi for to tusind og sytten at indgå en aftale med danske regioner hvor regionernes økonomi samlet set ikke belastes hvis de får nye opgaver det viser

det viser at der er en politisk kraft i det her folketing som gerne

fat om problemerne men det viser også at det politiske pres bliver nødt til at fortsætte hvis vi fremadrettet skal have nogle ordentlige

rammer for at de ansatte i vores sundhedsvæsen kan levere det mest optimale til gavn

som har brug for at benytte

med de ord vil jeg sige tak for debatten

man bare skal tage pengene fra jagerfly og det er også det som herre rune lund har gjort i dag tag bare pengene fra de der jagerfly nu er det jo sådan at

er medlem af nato og man skal betale et vist kontingent for at være medlem af nato man skal bidrage til det fælles forsvar det kan man selvfølgelig godt lade være med hvis man ønsker at danmark skal udmeldes af nato og derfor er mit spørgsmål til herre rune lund

det vil jo netop også frigive midler til andre ting

bombefly som kun kan bruges til at flyve ud i verden og slå mennesker ihjel

faktisk hellere bruge de penge på vores sundhedsvæsen hvor vi kan bruge præcis de samme penge på ikke at slå mennesker ihjel men rent faktisk at redde liv og skabe et bedre liv for de mennesker som har brug for et sundhedsvæsen

på hvordan vi kan styrke fn fokusere på hvordan vi kan skabe politiske løsninger fokusere på

hvordan vi kan lave konfliktløsning og vi vil dirigere penge i den retning vi vil samtidig også skære ned på militæret vi mener vi skal have et militær som er baseret på et territorialforsvar i vores partiprogram kalder vi det en helt anderledes organisation som skal være af en væsentlig mindre størrelse og som har det formål at stå for et territorialforsvar og ikke en organisation som i virkeligheden ikke er et forsvar

angreb og som er indrettet på at smide bomber og starte krige rundtomkring i verden for danmark har jo desværre de seneste år også siden starten af nullerne haft en meget aggressiv udenrigspolitik

aggressivt land som har deltaget i stort set alle de krige som usa har villet starte og som har vist sig at være meget katastrofale vi ser jo

kontakt mellem kunder og en skattepligtig borger der benytter sin private bil til taxi ogeller fragtkørsel med det

skal sikre at skat automatisk får indberetning om hvilke skattepligtige borgere der har haft indtægter via virksomhedens it platform og hvilke beløb der er tale om for de involverede skattepligtige personer for kort tid siden havde vi jo her i folketingssalen en forhandling og drøftelse om beslutningsforslag to og firs som handlede om noget lignende nemlig indberetningspligt for virksomheder der formidler udlejning

jeg så de nye virksomhedskoncepter inden for deleøkonomi som udtryk for innovation der bidrager til at gøre os rigere som samfund og give alle danskere flere muligheder det mente jeg da vi behandlede b to og firs og al den stund det ikke er lang tid siden mener jeg naturligvis

deleøkonomi er i hastig vækst både internationalt og i danmark jeg tror på og regeringen tror på at udviklingen mod flere og flere digitale forretningsmodeller er kommet for at blive deleøkonomi som forretningskoncept udfordrer dog den måde der traditionelt set er blevet drevet virksomhed på i danmark jeg mener

deleøkonomien rummer gode muligheder for vækst

forretningsmodellen gør lejligheden eller bilen til et aktiv for den enkelte som dermed kan tjene flere penge få et større råderum og få mere frihed i sit liv hvis man ønsker det der er derfor mange gode grunde til at vi skal gøre det nemt og attraktivt at bruge deleøkonomiske tjenester og etablere deleøkonomiske platforme og forretninger

der er altid et men og i forhold til det her beslutningsforslag og den pågældende virksomhed som er omtalt

men de mange nye spændende muligheder som deleøkonomien giver lejere og udlejere får med rette flere til at sætte spørgsmålstegn ved om vores skattesystem er gearet til at klare udfordringerne vi

skal alle svare den rette skat også når vi benytter os af deleøkonomiens økonomiske økonomiske fordele og nye forretningsmodeller det er mit job som skatteminister at sikre at det sker jeg må også sige at som lovgivere skal vi være varsomme med ikke at kvæle

den deleøkonomiske tankegang vi skal i stedet finde løsninger der sikrer at det er nemt at betale den skat man skal når man benytter sig af deleøkonomiens mange muligheder skat har i

seksten altså i år påbegyndt et analyseprojekt der skal give skat et et mere indgående kendskab til deleøkonomi

omfang og eventuel pligt til at betale skat af aktiviteter herunder hvordan man effektivt kan udføre kontrol skat vil i analyseprojektet se nærmere på de forskellige forretningsmodeller i deleøkonomien de skattemæssige udfordringer i koncepterne og hvordan skat kan medvirke til at de skattemæssige forhold på området er

skal også ses på hvordan skat kan udøve kontrol på området og om der er behov for at ændre lovgivningen derudover er der nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe som skal se nærmere på vækstpotentialet i deleøkonomien ud fra en betragtning om at vi gerne

herunder hvordan de eksisterende brancher for eksempel hotelbranchen transportbranchen osv kan få gavn af deleøkonomiske koncepter

man i øvrigt kan få en lige konkurrence når resultaterne af skats analyseprojekt og resultaterne af analysearbejdet fra den

skal både muligheder og behov for en ændring af reglerne i i forhold til de deleøkonomiske tjenester

jeg vil gerne benytte lejligheden til at gentage det tilsagn jeg gav ved behandlingen af b to og firs nemlig at jeg ønsker at drøfte resultatet af skats analyseprojekt og eventuelle muligheder og behov for at ændre reglerne i

deleøkonomiske tjenester med folketingets partier jeg forventer at skats analyseprojekt afsluttes i midten af

men der vil ske en foreløbig afrapportering i efteråret og seksten med henblik på at jeg kan indkalde folketingets partier til en

selskaber der hverken er hjemmehørende eller har fast driftssted her i landet det betyder at en eventuel dansk indberetningspligt ikke kan håndhæves over for disse selskaber jeg gentager det betyder at en eventuel dansk indberetningspligt ikke kan håndhæves

at blive omfattet af en eventuel indberetningspligt at der er tale om fysiske eller juridiske personer der er hjemmehørende her i landet

som driver virksomhed fra et fast driftssted her i landet sker formidlingen således gennem et selskab der hverken er hjemmehørende eller har fast driftssted her i landet kan der anføres nok så mange indberetningspligter

vil være omfattet heraf flere af de populære deletjenester er som sagt udenlandske hvorfor en dansk indberetningspligt ikke

at den person der benytter sin private bil

samtidig fradrag for de udgifter der er forbundet

afslutning understrege at der er et klart behov det anerkender jeg

at følge udviklingen på området og jeg vil

jeg og regeringen kommer til at se nærmere på i den kommende tid

som nævnt har skat påbegyndt et analyseprojekt

se nærmere på området resultatet af det arbejde herunder den fortsatte

branchen kan være med til at afdække muligheder og behov for nye tiltag på området der samlet set kan bidrage til at sikre at branchen fortsat kan vokse i danmark mens der

vokser skatte og afgiftsgrundlaget også tilsvarende og det må være i både de pågældende firmaers

når det endnu er uklart om en sådan indberetningspligt vil være meningsfuld

efter regeringens opfattelse derfor ønsker jeg i første omgang at gå

her arbejde sat i gang som kan danne baggrund for en grundig politisk drøftelse i efteråret om nogle af de problemstillinger som enhedslisten rejser nemlig at det tilsyneladende ikke er alle de her deleøkonomitjenester som betaler den skat de skal

eller samkørsel i hvert fald

almindelig taxakørsel og så vidt jeg ved

indberetter vognmænd og taxachauffører og

undre hvis det ikke skal omfatte

som efter alle tegn i sol og måne jo driver taxakørsel og ikke samkørsel men

er gearet til at klare alle de her nye

jeg godt tænke mig at få at vide om skat rent teknisk ikke kan håndtere en direkte indberetningspligt

fra uber det påstår direktøren for uber mathias thomsen som jo blandt andet i p1

at det kan ske så hvis der er givet

herre henning hyllested stiller et skriftligt spørgsmål

i forbindelse med behandlingen af beslutningsforslaget så kan vi få et svar fra skat som den ansvarlige myndighed men

at tilskynde til frivillig indberetning

har da de oplysninger der skal til det er ikke noget problem men skattevæsenet kan ikke modtage dem skattevæsenet er ikke gearet til

det glæder mig selvfølgelig at skatteministeren her nærmest afkræfter at det er

går i retning af jeg kunne godt tænke mig at skatteministeren løftede lidt af sløret for

men herre henning hyllested er velkommen til at spørge jeg tror ikke

der kan være problemer med en indberetning jeg

skattevæsenet vil bestræbe sig på at

problemer hurtigst muligt en af udfordringerne være at man ikke bare kan sende en masse tal ind

de skal knyttes op på cpr numre eller cvr registeret eller andre ting

det her både er nogle nye

forretningsmodeller men

kender nogle som udlejer deres hus eller lejlighed på airbnb

og det kan jo være rigtig fint der skal bare svares

han ville rette henvendelse til

de pågældende virksomheder

bare for at forstå det ministeren svarede

at der altså pågår en konkret dialog er det et spørgsmål om at de

pågældende virksomheder frivilligt skal

at der bliver betalt den skat man man skal én vej kan være den frivillige indberetning og det har jeg opfordret en række af de her deleøkonomiselskaber til

på møder i skatteministeriet og jeg har forstået at der er en dialog mellem en række af de her selskaber og og skat så kan der være nogle tekniske udfordringer som man skal

herre henning hyllested gerne vil have en nærmere redegørelse for det

jeg gerne give det politiske tilsagn at jeg arbejder for at den frivillige indberetning kan ske så hurtigt som muligt

det har jeg så sandelig også en forventning om

de virksomheder som vi kalder deleøkonomiske virksomheder

men det kunne være interessant at se i forhold til at vi nok er mange der kender nogle der

konkrete spørgsmål er bare er det tilfredsstillende at

det sidste men hvis vi skal gøre det klogt og intelligent tror jeg vi skal vente til de drøftelser der kommer til at være på den anden side af sommerferien når vi har et godt fagligt

selv om der tilsyneladende måtte være andre dele af skattelovgivningen som ikke er på plads for eksempel i forhold til om den automatiske indberetning kun skal ske hvis der er tale om en virksomhed som er skattepligtig i

vi da nået et skridt ad vejen og så kan vi jo tage fat på de andre udfordringer efterfølgende hvad mener skatteministeren om

man efterlades med det indtryk at så er problemet løst det er det bare ikke

glad for automatisk indberetning det er noget af det der gør at rigtig mange danskere betaler den skat de skal fordi alt bliver indberettet elektronisk

også fortsætte med vi er bare udfordret når der er tale om selskaber som ikke er fysisk hjemmehørende

kræver at vi kommer til at tænke os lidt om og det gør vi så fra nu af og frem til efteråret

ændre de regler der er på området på en sådan måde at overskuddet skal beskattes der hvor det bliver skabt og hvis de principper ligesom lægger til grund

vi jo få muligheden for at det kan blive koblet på den automatiske indberetning

at sige at lad os da rykke så langt frem vi kan hele tiden og så arbejde

tankevækkende at det hele

også argumentere for at det her beslutningsforslag der er målrettet uber måske bare var noget andet og at definitionen af deleøkonomi

et bredt begreb hvor alt godt så kan fejes

der så et bundfradrag eller noget andet det kender man fra sommerhusområdet hvor det har været effektivt til

nogle yderst relevante spørgsmål som

og finde nogle gode svar på og de svar har jeg ikke

i danmark og betaler skat i danmark og jeg tror at uber har ikke

en udviklingsafdeling så så der er forbindelser men men pointen er også

grundvilkår i den her tid at udviklingen går enormt stærkt når det handler om brug af de teknologiske muligheder men udviklingen skal være en undskyldning for at acceptere arbejdsgivere der bevidst forsøger at udkonkurrere andre virksomheder og lønmodtagere

og derfor må man sige at begreber som deleøkonomi og så videre ikke skal være en undskyldning for

helt klassiske gammelkendte forhold på arbejdsmarkedet at der er nogle der der forsøger at udkonkurrere andre

og arbejdsvilkår

bekæmpe det kræver en aktiv indsats fra lønmodtagerne

arbejdsgivere der har styr på sagerne

stor og aktiv indsats fra os på christiansborg det er blandt

styrke den nuværende regulering af taxamarkedet

en hovedprioritet for os at

for en skat der bliver indberettet både af de virksomheder der driver virksomhed men selvfølgelig også af de borgere der ernærer sig som sig som taxachauffør en anden af vores prioriteter i

de forhandlinger er jo at myndighederne bedre skal være i stand til at

at opnå vores resultater ved forhandlingsbordet

har en ambition om at nå resultaterne ved forhandlingsbordet

så vise sig at de forhandlinger om taxaloven ikke fører noget med sig

også her i folketinget

nogle af de borgere der har ernæret sig som

skal afsiges dom her i i midten af juni og jeg skal ikke stå her fra talerstolen i parlamentet og forholde mig til

fælde dom dom men jeg kan jo konstatere at man i sverige har haft parallelle sager kørende hvor tredive borgere er blevet idømt bøder for piratkørsel som har ført til at uber for en uges tid siden trak deres app

med det her beslutningsforslag dybest set er med til at foregribe

uber er for en virksomhed når de nu er så specifikke

at den juridiske stillingtagen på det her område

være sådan at den gældende lovgivning var god nok og at man

sådan set kommer til

tjene et formål som man er imod nemlig

man har nogle generelle indlæg og vendinger der hedder

den nuværende taxilovgivning vel i virkeligheden

det kræver tilladelse at køre taxa

er tale om erhvervsmæssig persontransport det er meget meget klart defineret i i taxilovgivningen men nuvel der er anlagt en sag af uforståelige grunde har man anlagt sag

tænker jeg på uberchaufførerne i stedet for bare egentlig at forelægge dem et bødeforelæg som man ville gøre med alle andre

der gør at man ikke kan tiltræde det her beslutningsforslag

for hvorfor vi ikke kan støtte det her beslutningsforslag

til fulde fra ende til anden

skal foregå på ordnede vilkår det handler også om skattebetalinger

i virkeligheden er stærk nok i forhold til de udfordringer man står med helt åbenlyst på taxaområdet

en forventning om at vi kan skabe resultater ved

flere tusinde chauffører kørende rundt som helt åbenlyst

hvor pengene ikke bliver indberettet og dermed heller ikke bliver beskattet det er

set uafhængigt af om om uber er ulovlig

så kan man forvente at de trækker sig ud ligesom de har gjort i sverige men hvis uber nu er

tid siden grundlæggende kan jeg sige at vi synes i dansk folkeparti at det er godt med indberetningspligt da det

er med til at sikre at staten får de penge ind den skal fordi det får vendt sorte penge til hvide penge det gør det også nemmere for borgerne hvis indberetningen sker automatisk og så er det med til at skabe mere lige konkurrencevilkår så grundlæggende er vi tilhængere af indberetningspligter der hvor de giver mening

vi betragter sådan set uber

firma der kører taxakørsel men vel at mærke kørsel uden for lovens rammer vi mener altså ikke det giver mening at indføre en indberetningspligt for ulovlig kørsel

og der synes vi at man et skridt ned ad en forkert vej hvis man vælger at sige

mindre ulovligt den vej synes vi ikke vi skal gå omvendt kan man jo så sige hvad nu hvis uber så begynder at overholde reglerne ved

at have de rigtige førerbeviser forsikringer og andre ting ja så er der faktisk allerede regler om at man skal føre kørebog eller have taxameter hvilket giver et kontrolspor

gå efter for myndighederne men vi synes altså ikke det giver mening at man indfører en indberetningspligt for noget som vi mener er

virker jo typisk via it platforme

juridisk eller fysisk person i

det betyder så at indberetningspligten typisk ikke ville gælde for dem

bare sige at vi ikke kan støtte beslutningsforslaget men sådan set støtter udbredelsen af

frem til den undersøgelse som skatteministeren igen i dag har annonceret er

også vil indkalde til forhandlinger

frem til men vi ser altså uber som ulovlig

om at være samkørsel eller deleøkonomi sagen

kører der taxachauffører rundt som kan konstatere at de

fordi der er nogle andre der så at sige

stjæler pengene op af lommen på dem fuldstændig rigtigt ved at køre ulovligt men vi

den slags oplysninger men når det nu viser sig at uber rent faktisk er i besiddelse af de oplysninger der skal til kan det jo forekomme

skat man skal som ministeren allerede har nævnt har skat i foråret to tusind og seksten påbegyndt et analyseprojekt der skal give skat et bedre kendskab til aktiviteterne inden for deleøkonomien og når resultaterne af projektet så er klar

vil det blive drøftet med folketingets partier resultaterne kan være med til at belyse eventuelle muligheder og behov for nye tiltag på området og kan bidrage til at skatter og afgifter afregnes korrekt samtidig med at branchen fortsat kan vokse lad mig derudover understrege at vi

sanktionsmuligheder over for virksomheder der er hjemmehørende i andre lande og folketinget bør derfor ikke vedtage indberetningspligt for virksomheder

er nu snarere at deleøkonomien udfordrer etablerede brancher og disses fagforeninger

til mindre skatteindbetaling venstrefløjen har blikket stift rettet mod statens behov og ikke borgerens behov det betyder tilsyneladende mindre for den yderste venstrefløj at den vækst der

kommer med innovation bedre ressourceudnyttelse og nye forretningsmodeller ofte også betyder flere penge i kassen for staten og angsten for snyd den potentielle risiko for at staten går glip af en enkelt krone vejer meget tungt i liberal alliance kommer vi til at stemme nej til

hundrede og sytten og vi noterer os ministerens pointe i forhold til

skattesystemet skal fungere på en måde der er baseret på enkelhed og tillid og så selvfølgelig bekæmpelse af konkret snyd med skat

og da de er en hjørnesten i vores velfærdssamfund

tværtimod det er vældig progressivt at bekæmpe social dumping det er nok nærmere la som er ret konservative i det her spil

som jo ønsker et opgør med velfærdssamfundet

rigtig mange år endnu det er kun et spørgsmål om

hvilke vilkår det skal foregå

ordnede vilkår ud fra de krav som samfundet stiller til det eller det bare skal være fuldstændig wild west og et frit marked og ingen som helst kontrol med chauffører

hvad vi nu end kalder det sker lige nu lige nu og her er der nogen det går ud over at der

i forhold til at det måske skaber social dumping når vi får nye serviceydelser ind

endnu ikke er modereret til det danske samfund men på lang sigt skaber det her nogle helt fantastiske muligheder for både danmark og

man kan inddrage borgere også nogle der ellers står uden for arbejdsmarkedet

forbedre taxabranchens vilkår på sigt problemet er bare

meget enig med forslagsstillerne at det altså ikke

hører når man sidder ude i en taxa lige nu det er ikke at det

lige nu og her er det et problem og derfor er min lyst til at sige ja

her beslutningsforslag faktisk også ret stor

jeg nødt til at holde mig til det som jeg egentlig oprigtigt mener

i gang fra skatteministerens side

med at problemet er der lige nu og her så den proces der er sat i gang er ikke kun

om skat kan håndtere det rent datamæssigt og om vi har

hjælpe taxabranchen i fremtiden så vores indstilling i

presse på for at processen fra skatteministeriets side bliver så hurtig som muligt

har været her så længe men det var da måske noget man skulle have haft oppe på den helt store klinge endnu tidligere men det er

ikke selv har rejst debatten før så det bliver

vi synes det er en god idé men vi vil hellere følge den proces der

det er en ret lang tidshorisont jeg synes det er meget rimeligt men i forhold til det problem som taxachaufførerne sidder med går det alt alt for langsomt

men vi er selvfølgelig enige med

i at det skal ske under ordnede forhold det sagde jeg også i den foregående debat og der skal ikke

på de problemer der er med hensyn til skattebetalingen og vi kan ikke afvise at der i en kommende lovgivning måske i forbindelse med

fald helt sikkert at rent teknologisk er den slags ikke svært når man i forvejen har hele det digitale apparat sat op er det måske ikke så vanskeligt at gøre rent teknologisk

også har antydet når vi ikke støtter

også fordi vi afventer de domme der er på området

tilfredse med at skat har et stort analyseprojekt i gang

afvente når man diskuterer hastigheden

den sidste ordfører også inde på er det jo sådan på det her område

meget hurtigere end det foregår men man må gøre opmærksom på at tingene ændrer sig så stærkt at der også

fordi det her er er sådan at udviklingen

man kan nå at følge med umiddelbart

deleøkonomi hvor det bliver et bidrag det bliver ikke din indtægt det bliver ikke en slags daglejerjob og det er der netop god grund til synes jeg som enhedslisten også fremfører

fagbevægelsen har tilkæmpet sig igennem mere end end hundrede år

virksomheder der dukker inden for deleøkonomi lige så meget må vi også insistere på at det altså ikke

ordentlige arbejdsforhold uden nogen af de rettigheder

på arbejdsmarkedet det er ikke nyt og progressivt det

på på arbejde for at se om der overhovedet var noget at lave

ministeren har sat et arbejde i gang det

specielt i forhold til at nogle af de her virksomheder som vi har talt med

er ikke interesserede i at det skal blive et område hvor den politiske fokus lige pludselige drejer sig om at det bliver

synes jeg at vi lige så meget

hvor vi sikrer at man selvfølgelig betaler

den skat der nu skal til jeg synes der er nogle virkelig spændende perspektiver i rigtig mange virksomheder hvor det er reel deleøkonomi så er der altså også nogle der prøver at hægte sig op på det her begreb fordi det er nyt og spændende og vi

om enhedslistens forslag både på grund af

at udfordre det lidt at fordi nogle af de her virksomheder har hjemsted et andet sted end danmark så skulle det være svært vi bliver nødt til at insistere på at når man alligevel ligger inde med alle de her informationer og det gør mange af de her apps baserede virksomheder og det gør de jo man kan selv gå ind og se hvor meget man har tjent så man er sikker på at holde sig under under grænsen så må vi også få nogle

mener vi også at vi må afvente forhandlingerne og ikke kan vedtage delelementer ud fra løsrevne beslutningsforslag derfor

for sigtet med beslutningsforslaget her

laver en samlet pakke af taxalovgivning og der vil jeg selvfølgelig også opfordre til

som også må siges at være

for enhver der udbetaler løn eller vederlag eller bonus eller hvad det hedder alt sammen

den bevægelse på vores bankkontoer der ikke indberettes og så videre

hvorfor uber og og uberchaufførerne skulle være undtaget fra

det forstår jeg simpelt hen ikke altså blot fordi man påstår at man er noget andet

det relaterer sig til hele diskussionen om deleøkonomi at blot fordi man

behøver man ikke nødvendigvis være det og jeg vil vove den påstand at det er man

undre sig over hvorfor der i første omgang

blev anlagt en sag mod de her

uber etablerede sig startede trafikstyrelsen med at anmelde dem for ulovlig taxitjeneste

rigtig rigtig lang tid inden sagen blev berammet og der gik også

det kan man jo også undre sig over og det er lige nøjagtig det som de mange taxichauffører og vognmænd herude på gaden undrer sig over nemlig hvorfor der skulle gå så lang tid hvorfor myndighederne var så længe om at komme i gear

samme sekund som uber etablerede sig ikke var i tvivl om at det

det ville måske være forekommet i andre situationer at her var

store indtægter i hvert fald for uberchaufførerne som ikke blev beskattet

det her problem men det skete rent faktisk ikke der skete faktisk det modsatte taxichaufførerne og taxivognmændene som

hedder taxiførere i danmark har dokumenteret at københavns politi på et tidspunkt rent faktisk svarede

var givet besked om at der skulle fares med lempe her det kan man undre sig over

og taxibekendtgørelsens § en giver en klar definition på

kørsel der udføres uden at man har en nærmere tilknytning til den person virksomhed eller sammenslutning der udfører kørslen

også har en meget meget klar definition af hvad delebils og samkørselskoncepter er er for noget nemlig at det ikke er erhvervsmæssig personbefordring altså at der ikke køres

for et beløb som svarer til de direkte

omkostninger ved kørslen altså olie og benzin det er direkte nævnt i taxibekendtgørelsen så for os er der ikke nogen tvivl om at uber foretager ulovlig taxikørsel det er erhvervsmæssig personbefordring

deleøkonomi det er altså utroligt at myndighederne

få det her klappet af så hurtigt som muligt nu verserer der en retssag mod nogle uberchauffører den var berammet

den næste domsforhandling finder sted den sekstende juni alt efter hvordan dommen falder ud

heller ikke truet på pengepungen det er der nogle andre der er

foretages en indberetning alle og enhver ved jo

det ene eller det andet der genereres faktisk nogle penge og der skal vel foretages en indberetning af den indtægt

det er slemt nok at uber ikke betaler selskabsskat det kan man jo se

at der ikke foregår en registrering og en indberetning af indtægterne ude i bilerne

er efter vores mening helt grotesk især når uber

rejser rundt og fortæller at de har de oplysninger der skal til og at de har fået vide af skat

det tror jeg simpelt hen ikke på det kan ikke passe at skattevæsenet som er i stand til at håndtere alle mulige mærkelige indberetninger

skulle være i stand til at håndtere de her

være enhver skatteministers forpligtelse at gøre det

være en stor fornøjelse skulle man synes for skatteministeren at sørge for at der rent faktisk indbetales

også være interessant at vide hvad status er på den dialog som ministeren har

det kunne også være spændende at høre om ministeren vil

initiativ til at skat fremover får mulighed for at føre kontrol med indtjeningen hos personer der kører med passagerer for uber om det er en del

det er rigtigt at uber er et

med at komme efter men jeg skal da lige hilse og sige at de jo har et kørselskontor efter vores mening og efter trafikstyrelsen mening også et ulovligt

er beskæftiget med at være kørselskontor ligesom enhver andet kørselskontor så der er måske også noget at

til at skat fremover kan få indblik i indtægter fra de personer der har haft indkomst

her frivillige indbetaling kunne man så næsten sige og det er jo helt klart at skat intet som helst overblik

også et stort spørgsmålstegn ved den idé som skatteministeren efter min mening

til at det nogen sinde skulle komme til at fungere

det sådan rigtig skulle fungere og her er tale om ganske ganske mange personer der er tale om flere tusind

der kører der kører uberbil at satse på at de frivilligt skulle opgive deres indtægt

mener jeg simpelt hen er naivt bortset fra at uber jo altså opererer med at man kan få sin løn udbetalt i tyskland hvis man synes det er sjovt eller i afghanistan hvis man synes det er sjovt

en voldsom opbakning til forslaget her i salen i dag men vi ser alligevel frem til en fornuftig udvalgsbehandling

debattere selve processen i folketinget de tre partier ønsker med beslutningsforslaget at pålægge regeringen at give folketinget og offentligheden indblik i forhandlinger om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster inddragelsen skal

under et forhandlingsforløb formålet er blandt andet at give offentligheden mulighed for at komme med bidrag til forhandlingerne

har der tidligere været den praksis at der ikke blev givet oplysninger om igangværende eller påtænkte forhandlinger om dobbeltbeskatningsoverenskomster ved modtagelsen af forhandlingsanmodningerne er de dog blevet sendt i høring hos en række erhvervsorganisationer

i begyndelsen af to tusind og seksten har etableret en særlig dobbeltbeskatningstaskforce

fremsættelse

der er tale om et samarbejdsforum mellem skatteministeriet og udvalgte erhvervsorganisationer

en sammensat styrke der arbejder frem mod et fælles mål

nogle der skulle ønske at få det uddybet men den her samlede styrke er altså et tiltag der skal sikre input også uden for skatteministeriets huse

kvalificere beslutningsgrundlaget i forhold til hvilke lande det er relevant at have en dobbeltbeskatningsoverenskomst med altså en

og hvilke aftaler der eventuelt bør genforhandles formålet med denne samlede styrke altså skatteministeriet og erhvervsliv i fællesskab er kort og godt

det skal være et forum for udveksling af ønsker og

og synspunkter dermed ikke sagt

andre aktører der kan bidrage med relevante input

åben over for tanken om en dialog med relevante interesseorganisationer om indgåelse af dboer set i et udviklingsperspektiv og jeg har faktisk allerede haft et par møder med med nogle af de udviklingsorganisationer som har haft en åbenlys dagsorden

på området blandt andet mellemfolkeligt samvirke og ibis forhandlinger om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster varetages af skatteministeriet på vegne af den til enhver tid siddende

forhandlingerne er baseret på en indholdsmæssig ramme der hidtil har været fuld politisk opbakning til de lovforslag som er fremsat om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster er også hidtil blevet tiltrådt af folketinget det er jeg glad for og det vil jeg gerne kvittere for der inddrages ikke eksterne repræsentanter under selve forhandlingsforløbet det skal ses i lyset af at en dobbeltbeskatningsoverenskomst er resultatet af en politisk forhandling mellem to lande og vi ved fra andre sammenhænge at

for at tingene kan foregå i fortrolighed

samme gør sig gældende når der er tale om dobbeltbeskatningsoverenskomster

sammenligne med at finanslovsforhandlingerne

bag lukkede døre i danmark forhandlingerne om kommunernes økonomi foregår bag lukkede døre forhandlinger om lønforhold i private virksomheder foregår bag lukkede døre og sådan er åbne og lukkede forhandlinger når der er god grund

at det ikke er mit ønske at holde folketinget uden for denne lukkede proces så sent som i november sidste år har jeg faktisk i et svar til skatteudvalget om status på arbejdet for dobbeltbeskatningsoverenskomster givet udvalget et tilbud om en fortrolig mundtlig orientering om hvad der foregår

det har skatteudvalget så ikke givet udtryk for at man ønskede men jeg vil godt sige her i dag at det jo er et tilsagn jeg gav i efteråret og

i intentionerne bag beslutningsforslaget nemlig en større åbenhed i

også allerede taget initiativ til at indføre større åbenhed jævnfør den tidligere omtalte fælles indsatsstyrke med erhvervslivet

den derudover liggende dialog med relevante udviklingsorganisationer jeg er imidlertid ikke enig med forslagsstillerne når det kommer til omfanget af åbenhed en forhandling af

af gensidig fortrolighed og diskretion parterne imellem

også betydning at modparten har en klar opfattelse af at der foreligger et forhandlingsmandat

er inddraget i de verserende forhandlinger i hvert fald ikke når det kommer

også værd at huske på at en dobbeltbeskatningsoverenskomst er udtryk for et kompromis hvor der opnås enighed på baggrund af udspillet fra hvert af de deltagende lande det afgørende er

samlede resultat og ikke en isoleret vurdering af hvert enkelt element uagtet de gode intentioner er det således vurderingen at den grad af transparens der lægges op til i beslutningsforslaget efter regeringens opfattelse er for vidtgående og vil risikere

jeg vil gerne spørge skatteministeren

at netop når det foregår i forhold til et udviklingsland

taler om en forhandling mellem to ligeværdige lande eller to virksomheder hvor fortroligheden alt andet lige også vil gøre noget ved prissætningen

den sluttelige vurdering af om aftalen har været god eller ej

ulandsbistand eller andre måder vi hjælper landet på hvis ikke det specifikt er danmark så

og derfor er det en lidt anden situation altså den lukkethed omkring omkring forhandlingen som man normalvis ville synes var nødvendig for at danmark

opnå et godt resultat altså hvor det var os der fik det bedste resultat kan skatteministeren følge at

bare at udviklingslandet vælger at sige så vil vi ikke lave nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst

ønsker den genforhandlet så jeg abonnerer ikke

forstår godt det herre rené gade er inde på

i øvrigt generelt også ønsket om åbenhed

man erkende at nogle forhandlinger foregår bedst

mulighed for at få indblik i resultatet og

om konkurrence i forhold til andre lande men hvis vi

i mine øjne ikke nok at sige at det her jo ikke

eller hvor lidt vi kan slippe af sted med over for udviklingslandene men

ministeren følge mig i det selv om det er hårde odds og høje forventninger

hundrede procent transparens på det her område og jeg har heller ikke set at det

at på det område ønsker vi i regeringen ikke at gå så langt som alternativet sf og enhedslisten

tilsvarende ghanesiske selskaber

forstås på den måde at hvis en dansk virksomhed med et datterselskab som opererer i ghana overfører udbyttet til danmark skal man kun betale fem

de gældende love i ghana betale otte procent det var den der

opstod og som gjorde at man fik øjnene op for at hov

er noget vi bliver nødt til at kigge lidt nærmere på så er det ikke skatteministerens opfattelse at hvis der var lidt mere åbenhed og lidt mere gennemsigtighed ville man måske i højere grad kunne lave nogle mere fair aftaler mellem

papirerne at de har ikke eksperterne og ikke kan forhandle

set af den opfattelse og det er også det svar jeg får når jeg spørger i skatteministeriet at man er fuldt ud fagligt kvalificeret i udviklingslandene til at forhandle de

og man har nogle meget dygtige folk til at sidde på den opgave også fordi få stor betydning for

foregår bag lukkede døre og så kan man altid diskutere

ville få en bedre finanslovsproces af at alle

kunne man jo have forestillet sig at nogle organisationer i forbindelse med en høringsproces havde rejst debatten om hvorvidt vores overordnede principper for at give udviklingsbistand hang sammen med den konkrete aftale her og så tror jeg der ville have været et politisk pres for at man ændrede aftalen

at danske virksomheder blev ligestillet med ghanesiske og ikke fik

danske virksomheder kommer fra et rigere land end

ironiske ved at det at have en dobbeltbeskatningsoverenskomst faktisk kunne åbne nogle nogle nye skattehuller lad det

først og fremmest det som herre rune lund også var inde på

er tale om fattige ulande som måske tænker at den her aftale er bedre end det de har i dag

ikke er rimelig i forhold til at for eksempel danske virksomheder

bliver positivt særbehandlet i forhold til de eksisterende skattesystemer gør det indtryk på skatteministeren når

har lavet særlige fordele for at tiltrække udenlandske virksomheder hvor man

for at lokke virksomheder til som jeg forstår udviklingslandene

gerne tiltrække virksomheder de vil meget gerne tiltrække danske virksomheder for danske virksomheder opfører sig ordentligt og det er jo derfor vi skal lave de

vækst og udvikling til gavn for udviklingslandene såvel som for

godt være afspejlet i dobbeltbeskatningsaftalerne uden at det nødvendigvis fører til

bliver indgået en dobbeltbeskatningsaftale før begge parter er enige og det giver altså ret meget

er jo at to landes skattemyndigheder får koordineret skattesystemerne der i udgangspunktet er forskellige så

gode vilkår for at der kan ske samhandel og virksomhed på tværs af de to landes grænser

tvinge udviklingslande til at indgå dobbeltbeskatningsoverenskomster som de ikke har et ønske eller en interesse i

siges at være magtfrie og det er der jo heller ikke når man forhandler dobbeltbeskatningsoverenskomster det pålægger

statens og vore egne virksomheders interesser i de her

give indblik i verserende og fremtidige forhandlinger undervejs

med andre lande at der skal være sådan en løbende åbenhed men vi vil gerne bidrage til at kvalificere processen forud for at der indledes forhandlinger om en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst med et

dialog med virksomheder som som ved hvor skoen trykker

involveret på forhånd og det er en

beslutningsforslaget her men synes

hvor en sådan forudgående høringsproces bliver bredt ud til også at omfatte

man altså ved at de forhandlinger pågår og man kan give

sine input som udviklingsorganisation

havde et eksempel med et hollandsk bryggeri som brugte en

med ghana hvor der var et stort gab imellem de forskellige

selvfølgelig har

der måske i endnu højere grad end os har brug for en fair beskatning altså at danske virksomheder i ghana slipper billigere end

til den indledende bemærkning fra fru lisbeth bech poulsen

jo som udgangspunkt er en god idé at få og hvis ikke et land

tilfreds med den måde en aftale bliver lavet på

for danmarks vedkommende men en måde

systematisk måde end den ministeren har praktiseret indtil nu bliver orienteret om påbegyndelse af

allerede var indgået men derfor kan man vel godt

at for eksempel dividender og udbytte beskattes med fem procent i forhold til den her aftale hvor det normalt i

i ghana beskattes med ti procent

at vi undergraver det ghanesiske skattesystem samtidig med at vi bruger penge

en forhandling over for et udviklingsland nogle gange er det er det den type af lande man

jo så vælge om de er interesseret i at lave en aftale eller ej aftalen med ghana er jo lavet hvor de godt ved hvad det er for andre aftaler de har og alligevel må de synes at det er en fair aftale at have indgået

med fremmede stater

kan skabe nogle lidt mærkværdige situationer

generelt når to parter forhandler det

lige meget om det er lande imellem

det jo bag lukkede døre det er der ganske gode og fornuftige

finde nogle kompromiser det er altså sværere at finde kompromiser hvis man gør det hele for åbne døre

inddrage folk det synes jeg

fornuftigt jeg synes også det er fint som jeg hørte skatteministeren sige at han vil give et tilbud til folketingets partier om at man

hvis vi synes vi har behov for det men jeg synes også det er et godt initiativ med den her

godt at man får de input

det kunne være ganske naturligt hvis man kunne udvide den kreds og inddrage flere

andre som kunne komme med forskellige input det synes

kunne være en god vej at gå fordi man netop får inddraget folk i de her ting men omvendt må

en god grund til at det er en lukket proces og der synes jeg ikke at

mere inddragelse og mere åbenhed inden man går ind til forhandlingsbordet med med de ord kan

kunne se sig i aftalen inden man går ud ad døren og melder tilbage til sit nationale parlament

ud fra at ghanas parlament og ghanas regering har

faktisk var en udmærket aftale for ghana ligesom vi har

at det billede som ordføreren kommer til at give måske utilsigtet er at vi ønsker at man skal sidde og forhandle for åbne døre når vi siger at offentligheden skal inddrages og

at ordføreren er med på at det vi lægger op til

både før under og efter

befolkningen her i danmark er vidende om hvad

i et forhandlingsforløb men omvendt sidder vi jo ikke

i detaljen det kan man have før der kommer et oplæg fra en regering og

den demokratiske proces åbenhed er en god ting det er jeg enig

der de tilfælde hvor fortrolighed er påkrævet for i det hele taget at nå nogen vegne med med forhandlingerne de tilfælde opstår især i forhandlinger mellem danmark og fremmede nationer som der jo

fortrolighed er ikke nødvendigvis lig med lukkethed det er en forudsætning for at opnå frugtbare resultater

forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter eller

andre relevante områder præmissen for at ønske mere åbenhed er en bekymring for lav og mellemindkomstlandenes forhandlingsposition i forhold til danmark i venstre mener vi ikke at den nødvendigvis styrkes af en

tværtimod forestille sig at lande hvor den demokratiske proces eller tradition

måske ligefrem skræmmes væk forhandle under de vilkår som

forslag fordi problemet jo kan være at dobbeltbeskatningsaftalerne

kan udnyttes af den stærke part nemlig ilandet til at lave vilkår der er favorable for sig selv på bekostning af ulandet og det så vi jo et eksempel på da danmark lavede en dobbeltbeskatningsaftale med ghana

i to tusind og fjorten vilkårene var simpelt hen til danmarks fordel og til ghanas ugunst

der blev fremført en hel del kritik fra en række ngoer der arbejder med problematikken

at ulandene jo ofte bliver tabere i det globale skattecirkus enhedslisten rejste også dengang en kritik af den måde hvorpå aftalen var skruet sammen

det her beslutningsforslag sammen med sf

kun er rimeligt at vores ageren i forhold til hvordan vi laver de her dobbeltbeskatningsaftaler bliver til et politisk tema som vi demokratisk kan drøfte i folketinget som det er nu er det reelt lagt i hænderne på embedsværket og ministeriet og det handler jo om at give et indblik i verserende og fremtidige forhandlinger om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster med fremmede stater herunder ved at indlede en høringsproces senest ved indledningen af forhandlingerne der er ikke noget i det

sættes videokameraer op i forhandlingslokalerne så der ikke kunne være et lukket rum til forhandlinger det handler simpelt hen om at skabe en åbenhed omkring forhandlingerne

blive skabt et indblik i forhandlingerne sådan

det kan være virksomheder kan bidrage mere

et flertal her i folketinget som godt vil se på muligheden for at få mere åbenhed sådan hører

der må vi jo se hvor langt vi kan komme når vi når til

en øget åbenhed og et øget indblik i forhandlingerne og hvis vi kan se på nogle fremskridt der

da klart noget enhedslisten vil gå rigtig positivt ind i vi mener at høringsredskabet skal anvendes i den her sammenhæng det vil være godt for processen

skatteforhold og ulandenes udvikling

jo diskussioner som vi også har haft i folketinget før da jeg sad i

sådan at møderne i folketingets europaudvalg var lukkede

åbne herre keld albrechtsen som var medlem af folketinget for enhedslisten før den tid jeg kom i folketinget i nullerne havde

et beslutningsforslag hernede i salen om at møderne skulle være åbne og så skete der

var der et flertal på et enkelt mandat i europaudvalget bestående af enhedslisten sf socialdemokraterne og dansk folkeparti som ønskede de åbne møder i europaudvalget det alternative flertal blev faktisk en murbrækker for at man fik de åbne møder også når der blev diskuteret forhandlinger som jo i princippet er noget af det samme som foregår her hvor man siger

det samme som at blive lukket helt ind i forhandlingslokalet men man

er for et mandat som regeringen søger hvad det er man går efter og hvor det

tilkendegivelser og den slags viden er jo noget som hele den danske befolkning kan følge med

må det også være muligt på en eller anden måde at lave en form for åbenhed når vi snakker de her dobbeltbeskatningsaftaler altså at inddrage offentligheden noget mere og give offentligheden indblik i verserende og fremtidige forhandlinger

tænkt os at stemme for men vi vil selvfølgelig også gå meget positivt ind i et arbejde i

en beretning som kan om ikke andet så rykke os noget af vejen hen imod

må man forvente at den er til gavn for begge lande for ellers indgår man formentlig slet ikke sådan en aftale

området sådan at man kan få sat skub i

men vi respekterer også at den forhandling der foregår mellem to lande i forbindelse med en dobbeltbeskatningsaftale må foregå i en politisk proces hvor der er fortrolighed mellem parterne hvorfor man ikke kan have fuldstændig åbenhed omkring alle processer og vi er tilfredse med den måde som regeringen håndterer det på og vi kan derfor ikke

med ghana og grunden til at jeg taler specifikt om den her aftale er

den udkrystalliserede hvor vi var på vej hen med vores

den ringeste af de

indgået med udviklingslande der var en række områder

der blev flyttet beskatningsrettigheder fra ghana til danmark

beskattes med fem procent i aftalen hvor den normalt i ghana beskattes med otte

og honorarer for teknisk bistand beskattes med otte

hvor den normalt beskattes med femten procent

man så trykker deres beskatningsmuligheder i bund og faktisk rykker det hjem til danmark

definitionen på fast driftssted blev flyttet fra de halvfems dage der var gældende regler i ghana til lige pludselig ni måneder på trods af at man i de andre dboer danmark har indgået har ligget på omkring seks måneder når vi hele tiden taler om at det handler om at man ikke skal blive dobbeltbeskattet men at

skal ske en dobbelt ikkebeskatning

altså først status af fast driftssted efter ni måneder og dermed betaler man hverken skat i ghana eller i danmark i ni måneder

det hører nogen steder hjemme derfor stillede vi også rigtig rigtig mange ændringsforslag

den dbo der blev indgået med irland var parterne

en svagere part som måske tænker

jamen så er der ikke den samme forhandlingsmulighed man

nogle flere danske virksomheder

altså en mistænksomhed i forhold til specielt de fattigste lande vi indgår

er til gavn for dem eller for det danske skattesystem

som får nogle gunstige vilkår det jo helt absurd at det er danmark der skal trykke det ghanesiske skattesystem ned og det er derfor at jeg

er den ringeste set fra udviklingslandes synspunkter som danmark endnu

skabe flertal på trods af at det kan fungere nærmest som skatteunddragelse lovlig skatteunddragelse på trods af

på trods af

man trykker et ulands skattesystem nedad

der bliver flertal for det her men jeg håber også som andre har nævnt at det man skal høre fra socialdemokraterne og fra

at vi trods alt måske kan rykke lidt ved den måde der bliver indgået

egen udviklingspolitik som godt nok

absurd meget ringere siden den sidste regering men den er dog stadig væk eksisterende og der står stadig

om politikkohærens og det er jo bare et fancy ord for at der ikke skal være total modsætning mellem det man gør med den ene hånd og det man gør med den anden hånd så når det er sagt

for at presse lidt at det så

forslaget i at der er en skævhed i

en samhandel med et udviklingsland bliver betragtet på samme måde som en samhandel med et ligeværdigt land

har brug for et lukket forhandlingsrum for at få den bedst mulige aftale

i forhold til at at det ikke er det der er tilfældet her danmark har en pligt til når vi forhandler

et kapløb mod bunden i det land som vi forhandler med

godt være at dem der siger ja tak til aftalen får det væsentlig bedre får en

bedre chance for at drive en fornuftig virksomhed

i landet men det er bare ikke det samme som at det kommer til at skabe en god udvikling i landet vi ser rigtig mange steder i verden

dobbeltbeskatningsaftaler er i mine øjne af det gode det er også væsentligt at sige men ligesom de er af det gode er der også mange negative sider ved

skabe transparens og åbenhed om hvad det egentlig betyder når vi går ud i verden og laver de her aftaler

lidt mere abstrakt niveau

så er det jo altså det her som er meget svært at forstå når man ikke arbejder med det hele tiden

slet ikke har forståelse for at en dobbeltbeskatningsaftale faktisk ender med at blive et sikkerhedsmæssigt problem og kan ende i krige og i ulighed der skaber

migrantkriser og flygtningekriser

handler om det handler om at man i nogle rige lande fastholder en ulighed i verden der gør

dem ser vi så på alle mulige andre fronter end at vi taber i konkurrence om

drive vækst eller eller lave økonomisk fornuftige aftaler mellem virksomheder vi ser dem simpelt hen som de udfordringer

søger mod andre lande end dem hvor de

skabe et mere lige samfund også uden

dobbeltbeskatningsaftaler ikke ligegyldige og det er forståelsen af

ved at lave en dobbeltbeskatningsaftale så er der noget man måske har misforstået også selv om vi

er det bare vigtigt at få oplyst om

sådan aftale altså ikke behøver være af det gode

har sagt ja tak til den i den anden ende

tænker jeg at hele meningen med et beslutningsforslag jo også er

hen til en beslutning som måske er endnu bedre end det her

er vi tre partier og fire med radikale der har sagt ja tak lad os se om vi ikke kan finde

en løsning hvor vi får større transparens med et

og så er vi godt tilfredse med det men

er alle mulige gode grunde til det og at det er den helt rigtige aftale også for ghana det er bare umådeligt svært for os at se og vi har ikke hørt det fra nogen af de organisationer vi har talt med om det det virker helt skævt at danmark på nogen måde kan indgå

en aftale men igen jeg kender ikke forløbet jeg med til forhandlingerne dengang det kan være at der er noget jeg ikke ved men umiddelbart

forhandlingerne med udviklingslande anvende fns

konsekvensanalyser i forbindelse med forhandlinger om dobbeltbeskatningsoverenskomster

og endelig skal der løbende gennemføres evalueringer af indgåelse

en opfattelse af at udviklingslandene befinder sig i en situation hvor de har behov for et helt særligt værn hvis

nogle år tilbage og ikke noget man

grundlag synes jeg ligger lidt til grund for beslutningsforslaget

den danske politik på dobbeltbeskatningsområdet baserer sig på en række sigtelinjer om man vil overordnet lægges der vægt på tre faktorer når det besluttes om der skal indledes forhandlinger der skal være væsentlige danske interesser i det land man forhandler med der skal være

risiko for dobbeltbeskatning altså formålet med at lave en dobbeltbeskatningsaftale er

dobbeltbeskatning som følge af manglende overenskomst og derved stilles dårligere end konkurrerende virksomheder fra det andet land danske virksomheder bør nemlig ikke stilles dårligere end udenlandske virksomheder når de danske virksomheder opererer i udlandet vi lægger derfor afgørende vægt på at sikre at danske virksomheder ikke diskrimineres

i forhold til de nationale virksomheder når det gælder beskatning af aktiviteter i udlandet i forhandlingerne lægges der også vægt på at dansk erhvervsliv ikke stilles dårligere end andre landes virksomheder som måtte være dækket af mere favorable dobbeltbeskatningsoverenskomster der gælder et tilsvarende princip når udenlandske virksomheder opererer i danmark

bør ikke have bedre vilkår end de danske

er også her et hensyn at tage til dansk erhvervsliv i og med at de konkurrerer med det udenlandske erhvervsliv tilsvarende bør udenlandske investorer ikke stilles bedre end danske investorer udgangspunktet er derfor at vi ikke accepterer et frafald af dansk beskatning af aktiviteter der udøves på dansk territorium der skal være en balance vi stiller ikke krav om at det andet land skal opgive kildeskat vi ikke selv ville opgive omvendt kræver vi indrømmelser på linje med hvad de fleste andre lande har opnået i det pågældende

mens udlandet

at de alligevel kan beskatte efter nationale regler som de finder bedst derimod er vi parate til at acceptere konsistente forudsigelige værnsregler også selv om disse ikke svarer til anbefalingerne

forhandlingspolitik gælder generelt også

udviklingslandene det er dog væsentligt at erindre at der netop er tale om

sigtelinjer en eventuel enighed vil

når udgangspunkterne for landene er meget forskellige hvilket typisk vil være tilfældet i

det er derfor korrekt at danmark anvender en model for indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster der har sit udspring i

er imidlertid ikke det samme som at der ikke skeles til at forhandlingspartneren er et udviklingsland

anvender ganske rigtigt ikke fns modeloverenskomst som basis ved forhandlinger med udviklingslande men danmarks aftaler med

udviklingslandene vil alt andet lige indeholde flere elementer fra fns modeloverenskomst aftaler med udviklingslande vil således typisk indeholde en større grad af kildebeskatning

hvorved danske virksomheder med aktivitet i udviklingslandene i større udstrækning bliver skattepligtige der altså i

udviklingslandene efter min opfattelse er der tale om en klar undervurdering af udviklingslandene når det antydes at de indgår dobbeltbeskatningsoverenskomster fordi de føler sig presset

helt ærligt ikke enig

antydes i beslutningsforslaget nemlig at forhandlingsresultater med udviklingslandene udspringer af et ulige donor modtager forhold eller andre magtrelationer forbundet med handelsinteresser danmark påberåber sig aldrig sådanne relationer

direkte eller indirekte i forbindelse med forhandlinger

gør det men det er ikke den danske forhandlingsposition sandheden er at udviklingslandene i stort omfang har kvalificerede medarbejdere der fuldt ud er i stand til at varetage

det færdige resultat udspringer

et kompromis mellem de udkast til overenskomst som hver part har fremlagt

et resultat af en forhandling mellem to parter

ikke i enhver henseende er sammenfaldende

forhandling begge parter skal være enige dobbeltbeskatningsoverenskomster handler om at få koordineret skattesystemer der er forskellige og få dem til at spille sammen på den bedst mulige måde hvis man ikke gør det risikerer man

at noget bliver beskattet to gange det er der ikke nogen der har interesse i dobbeltbeskatningsoverenskomster handler ikke om at give udviklingsbistand det tror

slå fast vi fører ikke udviklingspolitik gennem dobbeltbeskatningsoverenskomsterne udviklingspolitikken føres andre steder og med de midler der er til rådighed der

været inde på men det er ikke der hvor danmark fører sin primære bistandspolitik et prioriteret område i den forbindelse er hjælp til udviklingslandene

noget jeg som skatteminister

i endnu større omfang end vi gør i dag altså bidrage til at udviklingslandene får opbygget deres egne skattesystemer som det fremgår

for langt de flestes vedkommende faktisk i stand til på dobbeltbeskatningsområdet at varetage deres egne interesser

godt pointere endnu en gang anvender ikke nogen forhandlingsteknik

forsøge at presse et land til at indgå en aftale som er til ulempe for det pågældende land

at danmark under et forhandlingsforløb skal bruge tid på

udarbejde en analyse af fordele og ulemper for begge parter ved den aftale man konkret sidder

et fornuftigt forslag at fremsætte

jeg tror har en anden forhandlingstaktik men men det

lidt at skyde gråspurve med kanoner hvis

udtryk i dansk sammenhæng med hensyn til efterfølgende evaluering af indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster kan man godt overveje det

har påpeget at holland har indledt en sådan evaluering af deres eksisterende overenskomster med

men jeg tror også vi skal tænke os lidt om

sammenligne os på det her dbo område de nationale danske skatteregler sikrer

er lidt anderledes med holland vi skal være sikre på

og der bør således ikke igangsættes et større arbejde før vi får undersøgt om

men på det punkt i beslutningsforslaget vil jeg godt imødekomme

fortsætte og jeg tror at sidst jeg havde møde med dem bad

dem kigger vi på konstruktivt men altså med

huske på at hvis et udviklingsland

sidste ende er der endvidere mulighed for at opsige en overenskomst hvis man ikke længere er tilfreds med den det skal bemærkes at danmark ikke i nyere tid har modtaget anmodninger fra udviklingslande om genforhandling eller meddelelse om opsigelse det siger også noget om at danmark

på det her område nok er dem der opfører sig bedst

præmis om at udviklingslandene er nogle

tror at hvis vi gennemfører beslutningsforslaget

det medføre en spændetrøje

er at der er et ulige forhold i forhandlingen

et udviklingsland eller et land under opbygning eller hvad vi

en situation hvor det på mange punkter og ifølge mange organisationer vil være meget interessant for landet for at få skabt noget infrastruktur og

enighed om det

er ministeren enig med mig i at der findes aftaler

selv om der foretages handler og der siges ja til

en dobbeltbeskatningsaftale hvor vi sagde

de gøre det via deres datterselskaber i tyskland holland eller et andet sted formålet med

dobbeltbeskatningsaftaler er at få placeret vækst og udvikling i begge

lande uanset om det

et u eller iland iland og

så den har vi opsagt og udviklingslandene kan

ligevægtige lande to industrialiserede lande for eksempel

i forhold til at opsige en aftale med frankrig og forhandle en ny eller

med irland giver det måske meget god mening med

den er jo ikke baseret på to lande der er vidt forskellige

forhandle nogle skatteaftaler

så ulige vilkår så i forhold til det

balance synes ministeren så der er balance

risikere at gøre nogle lande en bjørnetjeneste ved at give dem en

danske virksomheder skulle beskattes meget hårdere

et datterselskab i tyskland og investere ad den vej i

betragter begge parter som som ligevægtige

placeres i det land hvor virksomheden har hovedsæde

vi har blandt andet haft lejlighed til også i samråd med skatteministeren at diskutere udspillet fra fru margrethe vestager om at beskatningen af et selskab og det er en diskussion om skattely skal foregå dér hvor aktiviteten foregår når

i det lys

giver god mening at tage udgangspunkt i fns fordi der er en sammenhæng mellem fns modeloverenskomst

man skal forfølge det synspunkt som herre rune lund argumenterer for så skal i hvert fald ikke gøre det

direkte danske investeringer i de pågældende udviklingslande så skal man gøre det i i fællesskab og så er det jo en diskussion som kan være relevant at rejse

om man i større omfang skulle lade sig inspirere

var vi vil hellere have have dansk handel og danske investeringer end vi vil have dansk bistand

aftalerne ofte både indeholder bestemmelser om hvordan man skal beskatte på tværs af landene men også om at udveksle oplysninger så det bliver sværere at snyde i skat og der findes krav om inddrivelse så det bliver sværere at løbe fra fra regningen

det helt afgørende at lav og mellemindkomstlande får styrket deres skattegrundlag og på den

kan få skabt råderum til at finansiere helt nødvendige reformer og udvikling og fremgang i deres land vi ser dog ikke et modsætningsforhold mellem det at indgå overenskomsterne og deres mulighed for at øge deres skatteindtægter og det forekommer lidt som om forslagsstillerne vil føre udviklingspolitik gennem dobbeltbeskatningsoverenskomster og det

mener vi ikke er det rette sted i det tilfælde

behandle sin modpart ordentligt og når det handler om udviklingslande

frem sådan at andre lande får det præcis som de vil have det det er en reel forhandling

og vil fortsat kæmpe for

i den måde danmark giver bistand på hjælper til at få opbygget skattemyndigheder og få lukket skattehuller stoppet

at arbejde ud fra og det er ikke så unaturligt at danmark arbejder ud fra

modeloverenskomst og der vil som skatteministeren nævnte det før

også findes elementer fra den når man er færdig med at lave sit kompromis

jo stadig væk være tale om en forhandling hvor danmark vil forsøge at få det trukket i en retning hvor det er gavnligt for for danske virksomheder og interessant for danske virksomheder efterfølgende

ikke rigtig det giver mening straks efter sådan en forhandling hvor begge parter har måttet give

udpege vindere og tabere i forskellige elementer af

heller ikke sikkert at det er befordrende for overhovedet at få lavet en aftale som jo også

et udviklingslands interesse for netop

med danmark

kritikpunkter og udeståender og diskussion om

få lavet en gennemgang af den aftale indkalde skatteministeren i et samråd og stille nye

at diskutere med ghanas ambassade hvorfor de ikke beder om at få en ny forhandling hvis der er grund til at

det der er tale om her her behandler vi nogle andre

være umiddelbart efter at aftalen er indgået man vil have noget empiri

der ikke er i dag jeg oplever at det er svært

gennemskue hvordan de her aftaler egentlig hænger sammen

før under og umiddelbart efter at de er indgået der har man så

kommer til at tage en beslutning uden måske at have været med i processen så er det interessant for

sammenlignelighed og noget forudsigelighed som gavner både danske borgere og virksomheder fordi reglerne så bliver mere ens

det er den samme standard man har lavet det ud fra

beskatningspligten og det er jo ganske fornuftigt indgår de aftaler jeg synes

at en opfordring herfra til udkommet af de to beslutningsforslag vi har haft i dag

får mere fokus på at vi får indgået

om det er den ene eller den anden standard man bruger

det der så foreslås med det her beslutningsforslag er at man går væk fra oecds standard og til fns modeloverenskomst men kun når det gælder for

forskellen jo kort at forslagsstillerne ønsker at danmark stiller sig selv dårligere i forhandlingerne når det kommer til overenskomster med lavindkomstlande

mig lidt over i teksten for der står sådan lidt mellem linjerne at at danmark næsten

spørgsmålene men jeg har ikke indtryk af ud

snyde andre lande altså det er jo en forhandling og et kompromis mellem to lande og

begge parter kan se sig selv i det og som land har vi jo ikke nogen interesse i

på at tryne et parti fuldstændig ned under gulvbrædderne

jo bare at ganske kort tid efter vil det andet parti opsige aftalen

er sket af genforhandlinger af dobbeltbeskatningsoverenskomster eller

opsagt så er det faktisk utrolig sjældent

følt sig så dårligt behandlet eller så meget trynet at de har haft behov for at opsige så jeg ser altså ikke

er de samme principper der bliver indgået aftaler ud fra hver gang så med de ord kan jeg sige at

der hvor aktiviteten er det er jo ellers et

har de her mange spændende diskussioner om skattely og skatteunddragelse og

vores konkurrencekommissær har sagt

er et meget sundt princip at man betaler skat der hvor pengene bliver tjent

udbytteskat og ting som så ryger til tyskland og som danmark så går glip af men selve fortjenesten eller selve beskatningen af de aktiviteter man har

set allerede kildebeskattet så jeg ser

i det men for mig vægter det bare tungt at man har en forudsigelighed

sammenlignelighed i de aftaler man laver at de stort set er ens derfor synes jeg måske

mellemindkomstlande og skal have en anden overenskomst

overenskomstmodel præmissen for beslutningsforslaget er at lav og mellemindkomstlande er udsatte og forfordeles af oecd modellen når de laver dobbeltbeskatningsoverenskomster med de såkaldte industrialiserede lande som danmark jeg mener ligesom

skatteministeren at det er helt urimeligt at antage at lav og mellemindkomstlandenes forhandlere skulle være mindre kompetente forhandlere end de danske

der er jo desværre asymmetri i magt og ressourcer mellem ilande og ulande og det kommer også til at spille en rolle for udarbejdelsen af aftaler om dobbeltbeskatning vi så det jo konkret med sagen om aftalen mellem danmark og ghana som

i min ordførertale ved ved behandlingen af b en

og fem og fyrre men det er også et mere generelt problem et uland er jo tit meget interesseret i at tiltrække udenlandske investeringer og derfor er der som præmis et ulige styrkeforhold mellem de to forhandlingsparter ulandet indgår

tilfælde aftaler som måske tiltrækker investeringer til landet men som skattemæssigt er til ulandets ugunst eller i hvert fald ikke så optimalt som det kunne være mens ilandet laver en aftale der er mere favorabel for

anvender danmark i lighed med de fleste andre

modeloverenskomst ved dobbeltbeskatningsoverenskomster og og oecd modellen

være udmærket når det drejer sig om forhandlinger mellem to jævnbyrdige lande her placeres skattebetalingen hvor virksomheden har hovedsæde

kan det være en holdbar fremgangsmåde anderledes er det selvfølgelig når man bruger dette regelsæt i forhandlinger mellem ulande og ilande her er det oplagt at det er

det vil ske næsten hver gang og dermed er det ilandet som får skattebetalingen derfor er oecd modellen ikke fair i disse tilfælde fn har jo også en model for dobbeltbeskatningsoverenskomster som er anderledes fair her tages der nemlig udgangspunkt i at beskatningen skal foregå i det land hvor aktiviteten foregår og det vil så typisk være

hvis vi reelt vil sikre at ulandene kan stå på egne ben

nytter det jo ikke noget at vi har en praksis der reelt fjerner skatteindtægter fra ulandene og derfor

er diskussionen om at beskatte overskuddet der hvor aktiviteten foregår jo også en del af de diskussioner vi har om skattely

hvor vi har haft mange og intense diskussioner og hvor regeringen jo går ud og

overskuddet der hvor aktiviteten ligger

mener at der kun skal være én modeloverenskomst man skal tage udgangspunkt i

og mellemindkomstlande og en anden for højindkomstlande

så kunne man jo tage skridtet fuldt ud og faktisk bare helt principielt gå over til fns modeloverenskomst hvis det er det der skal forstås

jeg sikker på at forslagsstillerne er villige til at kigge på et ændringsforslag men nu må vi se om det

nok ikke det som ordføreren for dansk folkeparti mente i hvert fald

til at give bedre muligheder for at udviklingslande kan afsætte deres produkter og services på det europæiske marked europa har forsøgt igennem årtier at skabe fremgang gennem ulandshjælp men seriøs forskning viser at det er meget lidt der er kommet ud af disse anstrengelser faktisk er der meget der tyder på at ulandshjælpen kan virke stik imod hensigten ved at udkonkurrere lokale initiativer og dæmpe motivationen hos landenes regeringer

og aftale mellem et lands regering og det pågældende lands befolkning gennem landets skattesystem og de goder der kommer ud i den anden ende for eksempel infrastruktur skoler og så videre denne gensidige aftale henfalder når fremmede magter overtager en stor del af regeringens ansvar eksempel gennem overdreven ulandshjælp med andre ord

historisk været en rigtig

heller ikke på det her område og derfor kan liberal alliance

fns model for beskatningsaftaler

og mellemindkomstlande for at stille parterne

lige vi er positive over for forslaget som sådan om at støtte de fattigste men vi har et konkret ændringsforslag

kan godt se for os at det kun omfatter de såkaldte ldc lande

less developed countries der er blandt nogle af mellemindkomstlandene lande som vi egentlig ikke mener der er grund til at give den positive særbehandling som jeg fornemmer ligger i

så det konkrete ændringsforslag vil vi gerne have lov til at bringe ind i forhandlingerne men ellers er vi generelt positive over for

ordføreren sagde nemlig at hvis man bruger fns modeloverenskomst

vil få positiv særbehandling og at rige lande som danmark vil få nogle ringere vilkår det læser

i fns modeloverenskomst der tager man udgangspunkt i at fordi

ulige forhold prøver man

på en eller anden måde får får stillet landene lidt mere lige når man indregner alle de her ting men jeg

flere ordførere heroppe fra partier som er imod det her forslag og som får det til at

for et ståsted man står på når man forhandler når vi kritiserer at man bruger oecd

forudsætning at der var tale om relativt ligestillede lande som forhandler ud fra

relativt samme præmisser så det har man jo lavet en model ud fra og det kunne passe fint hvis man

en ny dbo med frankrig eller den

der blev lavet med med irland for et par år siden det passer bare rigtig dårligt når man skal lave

den rapport som også er omtalt i bemærkningerne til

forslaget med den med den meget fancy titel fifty shades

nogle få lande blandt de de rige lande

penge op af lommen eller at man skal indgå nogle ufavorable aftaler

dårligere forhandlingsudgangspunkt

er det måske en lille smule bedre end ikke at have nogen men jeg synes ikke det klæder et land som danmark som gerne vil være i front på en række andre områder og som har politikkohærens indskrevet som en central værdi

og samtidig har meget få af det lands virksomheder i

som jeg nævnte da vi behandlede det foregående forslag

beskatningsniveauer der er på dividender og renter

også det her om definitionen af fast driftssted det har mine kolleger fra både alternativet

raser mod skattely og skatteunddragelse men på helt lovlig vis institutionaliserer nogle regler hvor vi siger at jamen selvfølgelig skal man da ikke betale skat

være oplagt at stille nogle skriftlige spørgsmål

anslået provenutab for eksempel for danmark

og ghana hvis man skal tage et konkret eksempel hvorfor kan man ikke lave reglerne om så man opfylder det princip som man jo hele tiden hylder så højt nemlig at man skal betale skat enten det ene sted eller det andet sted der skal ikke være dobbeltbeskatning men der skal jo heller ikke være dobbelt ikkebeskatning

som ikke forringede nogle af de i forvejen ikke alt for gode skattesystemer der er i nogle af

vil bare gerne gentage min pointe fra tidligere det er

og som en klog mand engang sagde skatter er prisen for civilisation

vi opbygge gode samfund og det er rygraden i et civiliseret samfund

man kan opkræve skat på ordentlig vis det går vi ud og understøtter

håber jeg også at den diskussion

der to årsager til det tidligere forslag vi

øge transparensen når vi havde at gøre med dobbeltbeskatningsaftaler det er én ting den anden

diskuterer nu og det har at gøre med om vi skal vælge den modeloverenskomst som er bedst for de udviklingslande

det er jo vores opfattelse i alternativet og

partout er dårlig men den er lavet til

vælger fns modeloverenskomst

sfs ordfører også var inde på før

har vi det det motto og den vision at danmark skal være det bedste land for verden der er tit nogle der kigger op i loftet når vi siger det

tænker hold da op det skal nok blive sjovt hvad sker

må det automatisk blive dårligere for os og det er det der er fundamentalt ved at tale om hvilken

landene vi samhandler med som er udviklingslande

skal modtage bidrag på andre måder

gennem ulandsstøtte eller måske udvikler problemer af en helt anden karakter jeg var også inde på det ved det sidste forslag

sikkerhedsmæssige udfordringer som bliver storpolitik på en helt anden måde end det her derfor vil vi gerne motivere til at danmark på alle tænkelige fronter

hen duks og dem der gør det bedst ikke bare for os selv men også for dem vi samhandler med fordi vi ved at der så kommer en bedre samhandel og vi undgår de problemer

men i

de færreste der står svagt i en forhandlingsposition

forhandlingsgrundlag eller den beslutning man

er det jo lande der er i en anden position end vores og derfor har de måske stadig ikke interesse i at opsige

ønske at vi når vi har de her debatter

at det ikke er mærkeligt at samtænke

af skattesystemet og handelsaftaler med den måde vi driver udviklingsbistand på når vi tænker

udviklingsbistand sikkerhedspolitik og udenrigspolitik i

udvikler lande på en fornuftig måde

jeg siger ikke at dobbeltbeskatningsaftaler er det bedste sted at gøre det

vi kommer nærmere et flertal her i folketinget

udelukkende kigger på lavindkomstlande så

dansk folkeparti ønsker med det her beslutningsforslag at pålægge regeringen at forhøje bundfradraget for udlejning af fritidsboliger fra

som det er i dag til tredivetusind kroner med virkning fra den første januar to tusind og sytten begrundelsen for forslaget er at der i to tusind og seksten vil være mangel på udlejningssommerhuse

i beslutningsforslaget at en forhøjelse af bundfradraget vil medføre at der kommer flere udlejningssommerhuse på markedet det vil ifølge ferieudlejernes brancheforening skabe en forøget omsætning i danmarks yderområder på grund af et øget forbrug fra et øget antal gæster

fremsatte den daværende vk regering et lovforslag om at indføre en obligatorisk indberetningsordning for sommerhusudlejning kombineret med et forhøjet bundfradrag når et sommerhus udlejedes gennem et bureau forslaget blev vedtaget

blev bundgrænsen for udlejning forhøjet fra

til tyvetusind kroner for ejere af sommerhuse der opfylder den obligatoriske indberetningspligt ved at udleje gennem et bureau beløbsgrænsen reguleres årligt og udgør derfor i to tusind og seksten enogtyvetusind kroner formålet med lovforslaget var at styrke tilskyndelsen til at udleje sommerhuse til turister og dermed skabe øget omsætning og beskæftigelse i lokalsamfundet altså

lovforslaget blev vurderet til at være provenuneutralt idet merprovenuet ved en obligatorisk indberetningspligt opvejede det mindre provenu som kom ind ved det forhøjede bundfradrag for

lidt mere pædagogisk når man

som følge af at noget der før blev udlejet sort og ikke blev indberettet til skattevæsenet nu bliver indberettet gennem den her

indberetningspligt det giver nogle penge

man altså at de to modsatrettede bevægelser endte i et stort rundt nul

ændringen har medført en vækst i antallet af sommerhuse der udlejes gennem et bureau ligesom der i dag udlejes flere sommerhuse samlet set end tidligere det har skabt en forøgelse af omsætningen i de

en yderligere forhøjelse af bundfradraget for sommerhuse der udlejes gennem

dog desværre umiddelbart indebære et mindre provenu og det skyldes at den obligatoriske indberetning jo allerede er indført altså

isoleret forhøjelse af fradraget vurderes derfor ikke

medføre en forbedring af kontrolmulighederne og det kræver

selv om vi i regeringen

der findes noget finansiering

det er regeringens holdning og og mening og sigtelinje at alle skattelettelser naturligvis skal være

derfor efter regeringens opfattelse ikke grundlag for på nuværende tidspunkt at give yderligere

skattelettelser som der her lægges op til til

og anerkender den argumentation der ligger bag det

vurderer at efterspørgslen på sommerhuse

større end udbuddet af sommerhuse

fald for udlejerne og det tyder på at det overordnet set går godt i branchen og det vil i sig selv være en tilskyndelse til at udleje sommerhuse til turister

bliver mere attraktivt selv om man skal betale skat

sommerhusudlejningen qua det bliver billigere

lejer at komme derhen hvor sommerhuset ligger

regeringen vil derfor arbejde for at sikre gode rammebetingelser for sektoren under

vigtigt skridt på vejen er den aftale om vækst og udvikling i hele danmark som vi for nylig har indgået blandt andet med dansk folkeparti

det her forslag selv om vi finder det sympatisk

at rejse i en kommende finanslovsforhandling og hvis man så enten kan komme med finansieringen eller kan pege på finansieringselementer

vi synes det giver meget god mening men vi kan

måske nogle sommerhuse at tage af så at sige

i de perioder hvor der er stor efterspørgsel

tidligere har skatteministeren eller ministeriet nogen idé om

eneste år specielt for et land som danmark i at folk gør brug af airbnb

indberetning tvunget eller frivilligt

tror det letteste er at gøre det frivilligt så vil der komme et større bundfradrag

også der er flere der vil leje deres sommerhus ud

snildt kunne have tre tusind huse ekstra som de kunne

have mange flere sommerhuse

jeg høre ministeren hvordan kan det være at ministeren

samme som at der er dynamiske effekter ved at lette topskatten og de dynamiske

de tidligere skattereformer end de eventuelt

de fremtidige fordi vi stille og roligt har hævet grænsen så så færre og færre bliver omfattet

af topskatten

man hele tiden har regnet på det er så det der fører til det faktum

også ligger til grund i beslutningsforslaget og det anerkender vi det giver så flere indtægter det er ti million

det kan da godt være den beregning ikke er præcis og rigtig den kan man udfordre og vi går gerne i dialog i skatteministeriet med med interessenter også feriehusudlejningsforeningen men jeg tror ikke man kan forestille sig

flere af dem der i dag udlejer sort frem i lyset

særlig meget når når man har et udlejningssommerhus

næppe noget man kan spinde guld på tror ministeren ikke

ikke man kommer frem til at det har en selvfinansieringsgrad på hundrede procent jeg ville

ønske det men det tror jeg desværre ikke men selvfølgelig vil vi gerne

brancheforeninger som mener at det

her ikke koster penge men giver penge i statskassen så må vi finde

blev lanceret i medierne på store bededag i en dag hvor også mange danskere hygger sig i deres sommerhuse

havde en gevinst for turisme og for yderområder og for sommerhusejere og så var det endda helt gratis

fordi vi netop er interesseret i at styrke turismen og vi er interesseret i at styrke aktiviteterne i landdistrikterne men vi har også gjort det klart at det var en forudsætning for vores støtte at der rent faktisk kunne gives dokumentation for at

jo oplagt at påpege at den mængde udlejning der blev gjort hvid og dermed gav en skatteindtægt med lovændringen tusind og ti jo ikke vil blive gjort hvid

vi har efterfølgende stillet spørgsmål til skatteministeren om at regne på dfs forslag og det er ikke blevet besvaret endnu til

muligt særskilt at opgøre effekten ved forhøjelse af bundfradrag fra

være et mindre provenu på fem og halvtreds million

det forslag og så fem og fyrre million kroner i to tusind og nitten det svarer altså til en varig udgift på fem og tredive million

ikke støtte det her beslutningsforslag som det ligger der er ikke anvist finansiering til beslutningsforslaget og vi betragter det derfor som en ufinansieret skattelettelse i samme uge som forslaget blev lanceret meldte df ud at der ikke var råd til skattelettelser i denne valgperiode

af dem også til de danskere som har mange penge i forvejen og nu foreslår man altså endnu en skattelettelse uden finansiering som vil koste de her fem og tredive til fem og halvtreds

det er jo ikke fordi

pt fra skatteministeriets side er et sådan helt solidt grundlag at vurdere

i målsætningen bag det her forslag vi vil lægge op til at man i skatteudvalget laver en beretning der pålægger regeringen at tilvejebringe et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for en eventuel forhøjelse af fradraget herunder også en reel evaluering og vurdering af

hvis en forhøjelse med et mindre beløb derfor med rimelig sikkerhed kan antages at være provenuneutralt

det her ønske om at styrke turismen og beskæftigelsen i den sammenhæng men vi vil ikke tage penge fra ældre og

at hæve bundfradraget hvor vi så sammen i forhandlingerne

socialdemokraterne det vigtigt at sikre at det er provenuneutralt og for dansk folkeparti er det faktisk lige så vigtigt at det her ikke bliver en udgift på sigt vi er helt med på at selvfølgelig

give provenu i statskassen

stemme for forslaget om at vi indkalder til forhandlinger

evaluerer efter et par år

at vi skal have et grundlag gennem skatteudvalget først for at kunne se på

er så usikkert hvilket provenu det er muligt at

januar to tusind og sytten

et ganske sympatisk forslag venstre har jo også som vi alle sammen ved kæmpet for den stigning i bundfradraget som folketinget indførte i

og ti kombineret med en obligatorisk ordning om indberetning på udlejning af sommerhusene det har medført at udlejning af sommerhuse gennem et bureau steg hvilket jo er godt for turismen venstre forstår baggrunden for forslaget og vi er selv meget optaget af turismen og væksten i yderområderne

ikke vil medføre bedre muligheder for kontrol en yderligere forhøjelse af bundfradraget for sommerhuse udlejet gennem et bureau vil medføre

allerede tidligere er fremført her i debatten

kræver en finansiering og i venstre er holdningen at skattelettelser skal være finansierede vi er positive over for ønsket og holdningen her og vi glæder os også til at dansk folkeparti må vi formode tager det med i efterårets kommende forhandlinger om eksempelvis finansloven på den baggrund skal jeg på vegne

på nuværende tidspunkt på det nuværende

turismejobs det er noget som vi i enhedslisten også synes er godt og noget som vi også

eller i hvert fald indkaldt til forhandlinger om en model hvor man kan forhøje bundfradraget for udlejning af fritidsboliger

et brev fra sommerhus danmark at man ved at øge fradraget øger indtægterne

der synes vi som udgangspunkt at det er forkert at give efter og øge fradragene

kan man jo også kræve forskellige skattelettelser til for eksempel lønmodtagere og virksomheder for at undgå sort arbejde eller skatteunddragelse

og det er i hvert fald i udgangspunktet en dårlig strategi

mere kontrol nogle flere ressourcer til skat for at varetage den nødvendige kontrol så synes vi også det er meget vigtigt med den diskussion som vi jo også har haft i forbindelse med behandlingen af b to og firs

altså hvad der skal til for at

en boligudlejningsportal eller et firma er skattepligtige

hvert fald en vej som vi vi hellere vil gå i forhold til at lave

ufinansieret vi vil gerne kvittere for de provenuberegninger

forslaget tallene stammer så fra

som jo ikke er en central part men det er i hvert fald et bud på hvordan en beregning kunne hænge sammen og hvordan økonomien muligvis kunne hænge sammen i det her men

provenuberegningerne egentlig kommer til at

beskrevet i bemærkningerne der er meget der tyder på at der snarere er tale om en merudgift som så skal finansieres andre steder fra

skal jo så i hvert fald ikke være fra velfærd eller andre steder men

kan have af effekter og skulle det vise sig at der skulle være nogle meget

skrues sammen så vi er enige i den målsætning der ligger i det her men vi er skeptiske i forhold til om det er den rigtige løsningsmodel vi ser hellere andre måder at gøre det på selv om vi anerkender at der ligger nogle

vil gøre at dem der i dag udlejer sort kommer frem i lyset

de mennesker der i dag har et sommerhus som de måske ikke benytter så tit

det der lige kan få dem over grænsen til at sige så

de mennesker der i dag udlejer gennem udlejningsbureauer

så kan det selvfølgelig også give mere omsætning når når man hæver bundfradraget

bare for at give et billede af at det altså ikke kun er for at få folk frem der ellers udlejer sort

få et ekstra antal sommerhusudlejninger det det

relevante at diskutere i forbindelse med det her forslag men

nogle tal eller beregninger eller prognoser

for sommerhusejere og som isoleret set vil have

en skæv effekt i forhold til fordelingen af goder i samfundet altså hvor man giver en skattelettelse til nogle som i udgangspunktet har mere end andre i det her samfund fordi det er mennesker der er ejere af et sommerhus så så hvis vi skal gå ind og kigge på det her

de positive konsekvenser som forslagsstillerne gerne vil have

forslag i forhold til hensigten vi er dog af den holdning at forbedringer af skatteforhold skal være generelle det vil sige at de ikke kun tilgodeser en enkelt branche det skal ske for at der er

at vi har et enklere skattesystem vi ønsker derfor at indgå i en dialog med dansk folkeparti om hvorvidt en forhøjelse af bundfradraget for sommerhuse også kan gælde andre udlejere herunder private udlejere altså at ligestille

og bureauregulerede udlejere en sådan ligestilling

betydning for hvorvidt vi kan

er vi for ligestilling både når det gælder ret og pligt altså gør din pligt kræv din ret og når man ikke har ligestilling

vil det også være ulogisk at give ligestilling

for udlejningsbureauerne blev det jo også hævet for de private samtidig så vi vil da godt se på enten

hæve det for de private det er vi slet ikke afvisende over for man også kan

skulle gå hele vejen og ligestille de private med udlejningsbureauerne

at drive erhverv eller udlejning i nogle bestemte områder hvor der

mulighed for at få lukrative skatteforhold som andre ikke får

hvis det skulle være sådan at man valgte at gøre det

havde mindre end det man må antage sommerhusejere har i almindelighed man kan ikke skære sommerhusejere over en kam men omvendt

kan man i hvert fald sige at mange af dem der

driver sommerhusudlejning generelt set ikke

har jobs eller har en økonomi der hører under lavindkomst og som vi i

forøgelse af bundfradraget

behov for de her ekstra sommerhuse

jeg usikker på også ud fra de tal vi har set om om det er noget der vil være varigt

om det er en situation der måske

her beslutningsforslag også vil skabe bedre rammer for

udlejer store luksussommerhuse men som udgangspunkt

incitament for dem der udlejer ganske almindelige fine gode sommerhuse som jeg også selv ville nyde at komme ud i men det er

det vil generere ekstra så selvfølgelig benægter jeg ikke at det kommer til at ramme en gruppe på cirka enogtredstusind sommerhusejere men det vil

for rigtig mange af dem som alternativet nævner

netop ikke har så meget det er en forholdsvis billig ferieform

for to tusind kr så dem der ikke har så meget kan bruge året på at spare de penge op

den måde kommer det ikke kun til at glæde dem der selvfølgelig får glæde af bundfradraget men det kommer i høj grad også til at glæde brugerne som bestemt også er lige præcis den målgruppe

kigge på men det er bare ikke det øjebliksbillede som vi ser i alternativet så skal

det ikke kun er lavindkomstfamilier der skal have lov til at komme i sommerhus det hører jeg heller ikke

men det er for at give den her skattefordel

der til leje så

noteret at ministeren har et stort forbehold over for det så vi må i hvert fald have

den økonomiske side af sagen på plads vi må have sikkerhed for at

en generel forøgelse af den turistmæssige aktivitet og de mulige samfundsmæssige gevinster det at den enkelte sommerhusejer derudover får en gevinst er okay men det må set fra vores side ikke være formålet med

bundfradraget så vi er tøvende men ikke hundrede procent afvisende

vores primære formål er dels at skabe ekstra liv i landdistrikterne

bare er steget og steget med sommerhusudlejning det vil vi selvfølgelig

jo også at det giver meget mere liv i landdistrikterne og at der er flere

at vi ikke er afvisende som sådan over for forslaget

jo økonomiske forsigtigpetere i vores parti så vi vil have sikkerhed for

den forkerte vej og det er der jo mange grunde til det

til til byerne men der er også rigtig mange ting vi kan gøre selv når vi fra

det fordi der allerede en gang er sket

uagtet om det så er dfs intention eller ej

vi kan ikke støtte det og selv hvis det skulle give

skattelettelse der vil blive givet

er rigtig mange ting man kan gøre

i landdistrikterne lige nu bliver der diskuteret rigtig meget planlov hypermarkeder

den største katastrofe jo når købmanden

jeg synes også at jeg positive toner fra df om

en katastrofe for mange af de lokale samfund

har vi tidligere fremlagt et landdistriktsudspil

omhandlede forskellige ting fra fra bredbånd til

et realkreditinstitut der skulle kunne håndtere nogle af de specifikke udfordringer der er nogle steder i landet hvor

af de ydelser der er i kommunen men man betaler sin kommuneskat der hvor man har

også sammen med enhedslisten og alternativet foreslået en ændring

fordi rigtig mange af

samfund hvor fiskeriet har haft en stor betydning hvor lokalsamfund

blevet halveret eller eller lukket og det går jo

komme ind i branchen men også alle de arbejdspladser det har

sidenhen det var bare for at nævne nogle af de områder som som jeg synes er rigtig gode og som df har

lige i forhold til til det her forslag

lærere sosu assistenter sygeplejersker og så videre så det er bare for at sige at det

så dem der lejer sommerhuse ud er faktisk meget middelklassen og dem der lejer sommerhusene er meget folk som man finder i den nederste del af indkomstgrupperne

er det rigtig mange man tilgodeser af dem der kan leje sommerhusene men endnu bedre hvis vi med det her forslag sætter

gøre som får betydning for et

folk med de laveste indkomster i det her land der køber sommerhus

det er helt klart folk i middelklassen og og øvre middelklasse og så videre nu

at man kunne leje et sommerhus for to tusind kroner

ret få steder i det her land man kan det i højsæsonen jeg

ledt vidt og bredt efter det så må fru mette hjermind dencker godt sige til der mener jeg at når vi allerede har et fradrag på over tyvetusind

sommerferien faktisk også rigtig rigtig sjov for statskassen fordi det er sådan at i danmark er sommerhusudlejning den mest benyttede ferieform overhovedet målt på antal overnatninger men det er ikke alt danmark har flere udenlandske overnatninger i udlejningssommerhusene end sverige og norge tilsammen især tyskerne er rigtig glade for at komme til danmark og bo i et sommerhus tæt på det hav som de jo ikke ser for meget af til daglig

til forlystelser og i supermarkeder og restauranter

stiger år for år og her er der nogle eksempler

bryste sig med femten millioner overnatninger i to tusind og fjorten var tallet steget til seksten

seksten skønnes det

det vil sige at de sidste fire år er sommerhusudlejningen steget stødt med en million overnatninger hvert eneste år og så burde man jo tænke

selvfølgelig også glade men desværre er

jo også havnet i den dumme situation at nu er der altså ikke flere sommerhuse at udleje nu er det hele booket de siger nej hele tiden til dem der ringer og vil

er booket de står akut og mangler godt tre tusind sommerhuse til udlejning

mistet indtægt og ud af den halve milliard

havnet i statskassen det er rigtig ærgerligt

simpelt hen nødt til lovgivningsmæssigt at sikre at det ikke sker igen

og vinker farvel til flere hundrede millioner

for vi skal huske at sommerhusene altså primært i de tyndt befolkede områder de ligger i de områder der i forvejen er udfordret på arbejdspladser og økonomi

det her forslag det er fordi vi i dansk folkeparti er meget optaget af hvad vi kan gøre for at sikre job og vækst i landdistrikterne vi har jo en erfaring med at hæve bundfradraget på sommerhusudlejning først var det fra syv

til titusind kroner og senest var det fra titusind

og ikke alene var udgiftsneutralt men at det gav provenu i statskassen hvis vi hæver det til tredivetusind

skønner branchen at det vil generere cirka tusind flere sommerhuse på markedet

flere af dem der i dag enten ikke udlejer deres sommerhus

vil finde det attraktivt at udleje det gennem et bureau nøjagtig som det er sket de to foregående gange det er blevet hævet

er virksomheder i danmark der bliver i danmark og hvor al deres arbejdskraft bliver i landet det er virksomheder der genererer arbejde til ufaglærte og lavtlønnede i landdistrikterne og dem har vi altså rigtig meget brug for

gennemsnitligt trehundredetusind kroner om året i indtægter til det lokalområde det ligger i områder der er hårdt ramt af fraflytning penge til håndværkere restauranter rengøringsassistenter gartnere brolæggere museer oplevelsesparker supermarkeder og så videre derfor

kan man roligt sige om sommerhusudlejningsbranchen

går det altså også godt både for vores landdistrikter og

alle sammen uden undtagelse har anerkendt forslaget her i har haft forskellige grunde til ikke at kunne støtte det men jeg kan mærke at der

afvisende over for intentionerne med det derfor synes jeg

stemme for at man pålægger regeringen at indkalde til forhandlinger mere binder i jer ikke til ved at stemme for det og så ville det bare have været fantastisk hvis i kunne stemme for det fordi så kunne vi i forhandlingerne diskutere

ting som i har nævnt her og som er yderst relevante

men jeg skulle hilse fra dem og sige at de naturligvis støtter

såkaldte sorte pletter på landkortet hvor det er meget svært for folk at sælge deres boliger fordi de

hen ligger i et helt andet prisleje end for eksempel her i københavn

det også meget meget svært for folk

er jo gift for et lokalsamfund hvis der er

bliver solgt og købt og der er en sund udvikling

med finanstilsynet og med dem der stod derude med håret i postkassen og

heldigvis er vi trods alt nået så langt nu at der er blevet taget nogle initiativer

i forhold til reglen om

vi siger jamen lad os da lige se effekterne af det for det skulle forhåbentlig gerne

beslutningsforslaget er ifølge forslagsstillerne at skabe incitament til at beskytte og tage hensyn til

at slå fast at regeringen er enig i at der skal gøres en indsats for at styrke biodiversiteten

vores regeringsgrundlag og i den kommende naturpakke vil der naturligvis også indgå initiativer der skal bidrage til

men det ligger ikke hos mig som skatteminister og det tror jeg at man skal være glad for

har vi forstand på en række andre ting blandt andet skatte

er der igangsat en række andre initiativer der skal bidrage til at styrke naturen og biodiversiteten for eksempel

for en måneds tid siden natura to tusind planerne der over de

sikrer en målrettet naturindsats i de særlig værdifulde natura to tusind områder

en indsats der er budgetteret til

ikke enige i at det skal ske ved at subsidiere lodsejerne via skattereglerne understøtte

alternativet før at man som udgangspunkt er mest interesseret i at give skattelettelser

§ tre områderne efter reglerne i vurderingsloven skal

grundværdien ansættes som værdien af grunden i ubebygget stand ud fra en forudsætning om at grunden anvendes til det formål der giver det bedste økonomiske resultat

godt for vores samfund det er sådan et grundlæggende princip der

rigere og rigere ved fastsættelsen af grundværdien af for

skov udlagt til biodiversitetsformål skal der tages hensyn til at arealernes tilstand ikke må ændres og en fritagelse af jordbeskatning for

udlagt til biodiversitetsformål vil indebære at lejerne reelt opnår et

til naturpleje og naturgenopretning forslaget vil derfor også medføre et mindre provenu altså en mindre indtægt til staten

og forslaget skønnes at medføre et umiddelbart mindre provenu i størrelsesordenen

provenutabet blive større da forslaget jo altså giver et incitament til at flere arealer udlægges til biodiversitet

endnu bedre forretning end i dag at udlægge sit areal til biodiversitet det har altså

mindre indtægt til til statskassen og til samfundet

vil støtte sundhedssektoren ældreområdet eller noget tredje skønnet er dog skal

med et skøn men vi kommer ikke udenom at forslaget må forventes at koste et større

synes at alternativet er et frisk pust i folketinget og jeg synes

interessante ting på dagsordenen

at sige at jeg synes det er lidt for let at fremsætte et beslutningsforslag uden at pege på hvor pengene skal komme fra og

godt opfordre alternativet til også at redegøre for hvordan man

er udtryk for drilleri eller andet det er udtryk for at jeg synes det er vigtigt at vi

debatterne fører til noget og ikke blot er

jeg godt vende tilbage til hvor jeg startede og det er og det må jeg kvittere

centralt element i den naturpakke der

vi er altså uenige i at

hvor pengene skal skaffes fra jeg vil sige at vores tilgang til det her

er nogle bundne opgaver den ene af dem som ministeren selv nævner

flere

så mit spørgsmål til

man skal finanisere det men det er jo ikke alle debatter der

noget mere tid end det der er til rådighed med den debatform vi har

lader alle de arealer komme

så ender vi på de her halvfjerds million kr som måske kan blive til hundrede million

vi jo ned i størrelsesordenen syv ti

behandle et beslutningsforslag i udvalgene og en række parlamentariske

også gerne op til en drøftelse i samråd og andet i i skatteudvalget men på det foreliggende grundlag

og det er der ikke finansiering til og selv hvis der

i mål med det vi så i øvrigt er enige med alternativet om nemlig

arter kan sprede sig og sammenhængende natur vil hjælpe til at fremtidssikre de dele af naturen der er truet samtidig er vi også meget optaget af at finde den rette balance hvor landbrugets rammevilkår forbedres uden at vores natur miljø og drikkevand skal betale prisen vi skal have et ordentligt miljø og en ordentligt natur samtidig med at vi formår at sikre vækst og beskæftigelse da socialdemokraterne sad i regering lavede vi en ambitiøs naturplan danmark det var første gang nogen sinde at en dansk regering præsenterede en samlet langsigtet og strategisk plan for danmarks natur som en del af planen lancerede vi det grønne danmarkskort som er

forslag til en offensiv strategi der vil skabe mere sammenhængende natur efterfølgende har regeringen annulleret det grønne danmarkskort på trods af modstand fra blandt andet

er ærgerligt fordi høje naturambitioner bør ledsages af politikere der udstikker en klar retning for hvordan naturen skal udvikle sig så vi hilser det velkommen at alternativet rejser en debat om hvordan vi kan sikre biodiversiteten i danmark

der både tager hånd om den danske biodiversitet og natur samtidig med at vi sikrer gode rammevilkår for erhvervet vi tror også på at vi bedst sikrer naturen hvis vi opnår et bredt politisk flertal i folketinget så vi også samtidig sikrer stabilitet og varige mål det konkrete forslag fra alternativet som vi behandler i dag om at fritage lodsejere for jordbeskatning er en del af alternativets samlede naturpakke som indeholder over fyrre forskellige naturpolitiske forslag

vi også mener at alternativet bør overveje om det her er den rigtige metode at få pakken gennemført på altså at vi skal behandle hvert enkelt tiltag hver for sig i folketingssalen uden at der i øvrigt er anvist nogen som helst form for finansiering til forslagene konkret oplyser ministeren nu

talerstol at det her forslag kan koste omkring hundrede million kr som der ikke er anvist nogen finansiering til flere af forslagene fra alternativets naturpakke har allerede været behandlet og har heller ikke opnået flertal eller opbakning så jeg synes godt man i alternativet kan revurdere sin strategi for at behandle sin partipolitiske naturpakke jeg mener

også andre partier der laver naturpakker hen ad vejen uden at hvert enkelt forslag skæres op som

skiver af en pølse og så behandles hver for sig i folketingssalen

så med de bemærkninger skal

at have et mere eller mindre effektivt folkestyre så det er alene i den forstand og

en samlet pakke hvor natur og biodiversitet indgår

en effektiv skattelettelse til landbruget på hundrede million

at kunne stige hen over årene det er mange penge der så skal findes og jo sandsynligvis

femten million kroner men de er jo stadig væk ikke finansieret og det beløb vil

med ministerens egne ord jo også fortsat stige i årene frem og der er stadig ingen finansiering af det og det synes jeg man skylder når vi skal have

grund af manglende finansiering blandt andet fordi det som skatteministeren

det er ganske god skik at når man i foreslår at afskaffe en

i hvert fald den stensikre vej mod at noget

det er nogle ganske sympatiske formål som overordnet

beskytte naturen mere

man gerne vil styrke biodiversiteten

enig i netop derfor er vi jo også med som en part i de forhandlinger

at man skal styrke biodiversiteten

var inde på at det skal ske via

skattebegunstigelse af jordejere det tror

er den bedste metode til det men afslutningsvis vil jeg sige at vi som jeg allerede har nævnt ikke kan støtte forslaget af

til om skattereglerne skal bruges som et redskab i den forbindelse forslaget betyder i praksis at der kommer til at ske en subsidiering

med en ufinansieret en af slagsen idet forslagsstillerne har forsømt at anvise hvor meget forslaget koster og hvor pengene skal komme fra i forvejen gælder det ifølge vurderingsloven at der i forbindelse med

skal tages højde for hvis et bestemt areal ikke må ændres således som det er tilfældet hvis et areal er udlejet

lodsejer i forvejen betaler lidt mindre i skat for disse arealer end hvis der var tale om eksempelvis almindelige skovarealer og nærværende forslag vil derfor betyde at lodsejerne fremover vil slippe endnu billigere i venstre mener vi ikke at nogen skatter er for lave men det er klart at hvis vi skal bruge pengene på skattelettelser skal det være der hvor det giver mest mening venstre støtter initiativer der fremmer biodiversiteten men nærværende forslag vil koste statskassen et større millionbeløb og der er ikke anvist nogen form for finansiering og derfor stemmer venstre imod forslaget så skulle

at beskytte har såkaldt

er for eksempel gået tilbage med mere end fyrre procent og stære med mere end tres procent over de seneste fyrre år

men beskyttelsen af disse sårbare naturområder og arter har med den nuværende regering lidt et alvorligt knæk regeringen har i stort omfang valgt at give los for mere miljøforurening i det åbne land vi så hvordan regeringen i hastværk fik banket en landbrugspakke sammen som gav landmændene lov til at gøde mere

alt i alt har regeringen gjort sig særdeles umage for at fremme utrolig kortsigtede økonomiske interesser i landbruget og hele tiden har regeringen givet forsikringer om at de her lempelser af naturbeskyttelsen vil blive opvejet af tiltag i regeringens naturpakke

vi kan jo konstatere at vi endnu ikke har set et eneste forslag fra regeringen der kompenserer for de dybt bekymrende lempelser i miljøreguleringen man har indført der bliver lige nu forhandlet en naturpakke som skal kompensere for lidt af miseren men spørgsmålet er hvor meget det kommer til at rykke ved noget som helst

når regnskabet skal gøres op må vi derfor forvente en

på den baggrund hilser vi alternativets forslag velkommen det er relevant at få et indspark i debatten om hvordan vi imødegår dele af regeringens hasarderede landbrugspolitik faktum er

havde vi bibeholdt noget af den regulering som regeringen med stor iver nu har lempet

ville det her forslag ikke være nødvendigt der var regulering som betød at landmændene meget fornuftigt selv måtte begrænse deres produktion så nødvendige naturhensyn blev varetaget og omkostningen for dette lå således hos landmanden selv

skal landmanden honoreres for at passe på naturen med skatteborgernes penge det er et skifte i byrdefordelingen

det er vi som udgangspunkt imod vi mener sådan set at landbruget som

vi synes at forslaget rummer en række interessante overvejelser og positive takter som vi rigtig gerne vil anerkende og som vi ved alternativet går rigtig meget op i ligesom vi i enhedslisten selv gør

udlægning af områder til permanent natur

række ting vi gerne vil have nærmere belyst

en overordnet vurdering af det økonomiske og naturmæssige potentiale i et samfundsmæssigt perspektiv vi vil også gerne diskutere finansiering nærmere hvor skal

før vi fra enhedslistens side vil kunne træffe vores endelige beslutning om

men vi anerkender de mange positive intentioner der ligger bag

poll og alternativet for som en del af liberal alliances samlede økonomiske plan indgår netop et forslag om en fuldstændig afskaffelse af produktionsjordsbeskatningen på al produktionsjord herunder både landbrugsjord og skov i danmark derfor er et forslag om at fjerne jordskatten på en delmængde af det samlede produktionsareal nemlig den del hvor der produceres mangfoldig natur jo lig med et skridt i den rigtige retning i liberal alliance mener vi selvfølgelig ikke natur og biodiversitet skal beskattes vi mener tværtimod at staten skal målrette sin natur og miljøindsats mod for eksempel øget biodiversitet som ikke reguleres af det frie marked

inden jeg så dog giver min fuldstændig uforbeholdne

er der nogle elementer som jeg gerne vil have belyst eller præciseret i forbindelse med

helt frivillig ordning som lodsejerne selv kan ønske at overgå til det er nemlig vigtigt for liberal alliance at lodsejerne bevarer muligheden for selv helt frit at vælge hvad og hvordan de vil dyrke deres arealer og at eventuelt påbudte restriktioner udelukkende sker mod en kompensation der skal således stadig være mulighed for at drive sit § tre areal eller sin skov fuldstændig som man hele tiden har gjort

er der spørgsmålet om økonomien i det her og selvfølgelig skal et sådant beslutningsforslag have en finansiering der skal findes finansiering til det og der er det jo så heldigt at liberal alliance kan hjælpe alternativet alternativet skal blot tilslutte sig liberal alliances økonomiske plan

ønsker alternativet en anden finansiering af forslaget må vi selvfølgelig afveje fordele og ulemper meget nøje inden vi kan tilslutte os beslutningsforslaget

om lodsejernes økonomi med forudsætningerne i beslutningsforslaget om at arealerne skal friholdes for gødskning og sprøjtning

økonomiske incitament til naturpleje for den enkelte lodsejer forsvinder

med forbud mod gødskning mindskes foderværdien af arealet og det er ellers

det der gør det rentabelt at foretage den naturmæssige nødvendige afgræsning vi risikerer derfor med forslaget måske at der vil opstå mere vild natur men mindre naturpleje og det ville være uheldigt

komplicerer desuden forslaget unødigt at skat tilsyneladende

kontrollere om der foretages vildtfodring på arealerne eller ej

prioritere ressourcer til lige præcis den opgave det vil for så vidt

forslaget da naturtilstanden § tre beskyttede områder i naturbeskyttelsesloven jo er et dynamisk begreb så status kan ændre sig over tid og i myndighedsperspektiv såvel som retssikkerhedsmæssigt perspektiv er det nok ikke hensigtsmæssigt

derudover har jeg så også en række andre spørgsmål som handler om forhold vedrørende tinglysning og parallelitet til fredskov som

forbindelse med udvalgsbehandlingen forslaget er sådan på den måde betragtet med liberale briller måske i virkeligheden mere

hundrede procent af alle § tre arealer med det her og derfor bliver forslaget jo ikke så dyrt som som angivet af

ordføreren om ikke det netop kunne være en idé at kigge på de her fossilafgifter altså rabatten

afgifter på diesel sammenlignet med alle andres afgifter på diesel det er vel rimeligt at man har

den rigtige model til at fremme biodiversitet og motivere landmændene til

at gå ind i naturbeskyttelse intentionerne er fornuftige det anerkender vi fuldt ud men vi mener ikke

uden ellers at skulle fremlægge et alternativt forslag kan jeg sige at

at fremme naturpleje og biodiversitet i i det danske land så vi må må afvise det til trods vi selvfølgelig anerkender

svarer til hvad det koster at flytte

i sammenligning gives der jo ti milliard kroner i tilskud til landbruget hvert år

folketinget og regeringen må snart beslutte

i venstre der anser naturen for en begrænsning af landbruget for nogle er det ikke nok at landbruget forvalter to og tres procent af det danske landareal der må heller ikke opstå natur uden for dette areal

uden at det kræver reduktioner i landbrugets udledninger det er

at venstre har afskaffet det grønne danmarkskort som vi fik indført

blandt andet opfordret danmark til at få sat tidsgrænser på målene

hvis naturpakken kommer til at indeholde konkrete mål og tidsgrænser så vil vores negative forventninger blive gjort til skamme

i to tusind og halvtreds og at sytten procent af det danske landareal skal være udpeget med natur og biodiversitet som hovedformål

det konkrete i forhold til alternativets forslag

og vokser for eksempel at naturlige vandløb fremover skal have klimatilpasning som formål det vil blandt

positive incitamenter til at huse og pleje natur og skabe ny natur

skal erstatte de nuværende negative incitamenter

at der på nogle områder er alt for store negative incitamenter til at gøre det forkerte blandt andet at producere der hvor udbyttet ikke er stort i forvejen og hvor jorden ikke kan holde til det

vi vil også gerne være med til og har foreslået som herre johannes lebech var inde på i højere grad

sige at jamen der er så meget der koster

i støtte og til modvægt bruger man så hvad der svarer til at flytte et museum fra den ene del af landet

at det kan virke lidt vilkårligt at

jo både kan være tale om en overkompensation og en underkompensation i forhold til den konkrete udfordring der er eller de omkostninger der kan være forbundet med det så vi vil

jeg opfatter som hovedhensigten er altså at sige at principper vi faktisk synes skal genindføres i dansk politik for eksempel forureneren betaler det er forsvundet lidt ud af diskussionen

på det her område til gengæld mener vi også at er andre områder

incitamenterne simpelt hen er for dårlige til at passe på den natur

mange landmænd jo også gerne vil så hensigten i det er vi helt enige i det kan være en anden model der skal til

har en model der regner ud hvad det koster at lave den her

skal ikke ødelægge den gode stemning vi er helt enige i at positive incitamenter også skal skal i spil for at

vi både gerne vil men som jo også er nødvendigt

når det her forslag er vigtigt

forbindelse med landbrugspakken

af gødningen der når derud

bliver tilbageholdt i i den nære natur

finde løsninger på med et forslag som det her det er altså halvfjerds

kvælstof

fosfor der giver problemer i

vi kommet med det her forslag som altså handler om at

kan skrues ned for forbruget i de områder der har allermest brug for at der bliver skruet ned for forbruget

bruges et økonomisk virkemiddel til

vil jeg sige som jeg også har sagt i debatten

har nogle bundne opgaver vi skal løse

tilbagegangen i biodiversiteten

vendt til en fremgang og vi har muligvis som følge af landbrugspakken nogle

finansieringen har vi drøftet vi har selv fra

i dag foreslået at man kigger på støtten til fossil energi som

vi har også lige vendt det her med

der er nogle helt andre ting som man skal kigge på i

vil jeg sige at det jo også er fordi vi ønsker en politisk debat altså en debat der handler om at vi ønsker en bedre natur vi ønsker at redde vores klima vi ønsker at adressere de store problemer vi har i dag og når vi finder gode løsninger på hvordan vi kan komme

det vi kommer med her er et beslutningsforslag som så mange andre og ja vi har fået en indikation ved at spørge ministeren om størrelsesordenen

beregning af hvad det her forslag vil koste hvis vi får en beregning af hvad det vil koste så vil vi

i fredskov og fire af pladserne ligger helt eller delvis inden for strandbeskyttelseslinjen både i fredskov og på arealer inden for strandbeskyttelseslinjen er der forbud mod udstykning og efter gældende praksis gives der normalt ikke dispensation til sådanne udstykninger af lovgivningsmæssige årsager er arealerne således ikke solgt fra og naturstyrelsen ejer derfor arealerne som udlejes til private på markedsvilkår gennem åbne offentlige udbud selve driften af campingpladserne varetages ligeledes af private der driver pladserne på lige vilkår med andre forpagtere af campingpladser de seks største campingpladser hidrører fra det tidligere klitvæsenet

anlagt for blandt andet at kunne anvise egnede steder til campingformål på stærkt turist og friluftsmæssigt benyttede arealer nær de bedste badestrande

campingpladserne indgår alle som en integreret del af et større rekreativt skov og naturområde under naturstyrelsen hvor der samtidig er behov for at kunne opretholde den frie offentlige adgang til arealerne naturstyrelsens arealforvaltninger er fokuseret på at sikre friluftsmuligheder for danskerne og naturbeskyttelse af vores arealer til det formål forudsætter finansloven en væsentlig medfinansiering i form af indtægter fra

indtjening ved et eventuelt salg af arealer med videre skal derfor holdes op imod et varigt tab af indtægter som vil komme til at mangle i forhold til finansiering af nogle af de øvrige af naturstyrelsens aktiviteter på natur og friluftsområdet regeringen kan ikke støtte det foreliggende forslag om

sælge campingpladserne regeringen er dog enig i at det er relevant løbende at se på ejendoms og arealporteføljen i naturstyrelsen med henblik på at vurdere om den understøtter opgavevaretagelsen i forhold til styrelsens kerneopgaver vedrørende naturbeskyttelse biodiversitet og friluftsliv naturstyrelsen har således gennem de seneste godt ti år

der i mindre omfang er knyttet natur miljø og velfærdsinteresser herunder bygninger som er overflødiggjort i forbindelse med driften af styrelsens arealer samt

i det offentlige det foregår på markedsvilkår ligesom et eventuelt salg ville foregå på markedsvilkår dermed skaber det

er det egentlig ikke nogen særlig principiel sag derimod er det en praktisk foranstaltning der skal sikre at vi fra statslig side har mulighed for

på bedste vis at sikre de naturarealer som de statslige campingpladser ligger på samtidig giver man jo befolkningen mulighed for at bruge de friluftsmuligheder og få de særlige naturoplevelser som de pågældende naturarealer giver så længe det er tilfældet mener vi ikke

til at sælge campingpladserne det betyder selvsagt samtidig at vi heller ikke

principielt modstandere af at sælge statens campingpladser hvis det ellers kan lade sig gøre på en måde hvor man sikrer at man respekterer både bæredygtighed fredningsbestemmelserne

de særlige danske naturoplevelser som findes langs kyster og i fredskov

vi jo allerede i løbet af de foregående tre fire årtier frasolgt

sig gøre uden at komme i konflikt med strandbeskyttelser og fredskove

på en faglig vurdering ikke på de mere rent ideologiske årsager der virker til at være motivationen bag liberal alliances forslag her vi anerkender

at vi ikke i vores gruppe har campingpladsejere og slet ikke fra nordjylland hvor de fleste af de her statslige campingpladser ligger men selv uden den ekspertise og førstehåndserfaring mener vi alligevel at vi kan vurdere at den praktiske naturbeskyttelse går forud for et mere ideologisk frasalg af statsejendom

også dokumenterede her kunne det læses at der på naturstyrelsens arealer ligger seks store campingpladser og ti mindre rundtom i landet disse arealer med dertil hørende bygninger er alle omfattet af fredskovspligten hvorfor de ifølge skovloven ikke må udstykkes naturstyrelsen ejer altså arealer og bygninger men udbyder udlejning af de seks store campingpladser på markedsvilkår

åbne offentlige udbud på campingpladserne er der ikke tale om at staten som sådan driver pladserne

er derimod private forpagtere der kører det som enkeltmandsvirksomheder og is selskaber hvilket vi i dansk folkeparti mener sikrer en rimelig konkurrence på markedet jeg synes derfor at det her beslutningsforslag

usammenhængende i forhold til de informationer vi har modtaget og det som så står i beslutningsforslaget det virker lidt som om det er et beslutningsforslag der er

de helt relevante oplysninger inden man fremsatte det i dansk folkeparti vil vi dog gerne sige til liberal alliance at det er godt at der jævnligt bliver set på mulighederne for at frasælge statsejede arealer men med disse ord kan jeg oplyse at dansk folkeparti ikke støtter

campingpladser konkret er der så et lille antal af campingpladser tilbage som ejes af staten men hvor driften er overdraget og bortforpagtet til private der så driver pladserne som

fremgået tidligere af debatten her staten driver således ikke campingpladserne de få aktuelle campingpladser

specielt blandt andet i fredskovspligtigt område

inden for strandbeskyttelseslinjen hvor forbud mod udstykning ifølge de gældende regler forhindrer udmatrikulering

som jo må betragtes som en forudsætning for netop

frasalg når de få aktuelle campingpladser åbenbart ikke har kunnet sælges som jeg er oplyst om skyldes

forhindringer jeg er glad for at staten allerede for år tilbage

de pladser det hidtil har været muligt at sælge og de sidste få pladser ser det ikke umiddelbart ud til at være nogen let øvelse at få skabt grundlag for at sælge på det grundlag er det ikke muligt at støtte

forslaget som det foreligger

må nødvendigvis blive en såkaldt teknisk afvisning af forslaget

fået fremsendt et notat som belyser sagen en smule så man i det mindste har en fornemmelse af hvilke campingpladser der er tale om fra enhedslistens side

kan vi ikke se noget galt i at naturstyrelsen ejer nogle få campingpladser der fortrinsvis ligger i områder med fredskov og strandbeskyttelse campingpladserne ejes af naturstyrelsen

de forpagtes ud og drives af private og det er på markedsvilkår og gennem offentlige udbud det fremgår

naturstyrelsen udbyder så udlejning af de her større campingpladser på markedsvilkår så

der kan være tale om konkurrenceforvridning

eventuelt overskud fra forpagtningen går til beskyttelse af områderne rent naturmæssigt

campingpladserne var på private hænder

enhedslisten ikke tilslutte sig det her

liberal alliance alliance ønsker at privatisere noget som som jeg ikke ser nogen som helst

begrundelse for og nogen som helst fornuft i at privatisere hvis jeg også

bemærkningerne består af otte linjer

drive forretning i konkurrence med danske virksomheder at der altså ikke er tale om at der bliver drevet forretning her der er tale om at man har nogle arealer som man bortforpagter der står i øvrigt også danske virksomheder og uden at være dommer over liberal alliances partiprogram tænker jeg at det ikke

er danske virksomheder der menes men virksomheder som sådan

uhensigtsmæssig måde i markedet

svært ved at se hvordan det sker med den model der ligger for forpagtningen af arealerne

kommentaren om at når staten bedriver virksomhed på markedet skaber det unfair konkurrence kan jeg heller ikke se hvilken sammenhæng det har med med det

forvalter af sådan nogle arealer der ligger tæt på

i det her tilfælde har vi et beslutningsforslag hvor man

statens ejendomsret til de sidste

vi ikke ikke se formålet med det fordi

og og ikke nogen egentlig grund til at

borgernes adgang til naturen at kunne bo på den her type af campingpladser

staten konkurrerer på ulige vilkår med andre campingpladser og

ikke korrekt fordi det er private forpagtere der har det på udbudsvilkår så på den måde er er selve driften af campingpladserne på private hænder

konkurrenceforvridende fordi staten ikke umiddelbart blander sig i driften af dem

acceptere at man sælger statsjord

notatet og fandt ud af hvilke campingpladser vi har med at gøre de der seks større campingpladser svinkløv tranum rødhus klit bunken strand børsmose og vejers og så deres placering og

de naturperler de udgør udgør så må jeg ærligt og redeligt indrømme at jeg er tryg ved

staten der ejer de naturperler

i langt højere grad end end private på konkurrencevilkår vil kunne sikre

den den brede tilgang til de områder

et ganske udmærket formål til en bred tilgang til nydelse af den natur så vi kan ikke støtte det her forslag

kan fornemme også på ordlyden i bemærkningerne til beslutningsforslaget at det jo er drevet af

som er forpagtet ud og som er inden for strandbeskyttelseslinjen eller ved fredsskov på en ø som

med nogle forpagtere der både driver jorden

vi godt kan have nogle mere principielle diskussioner om hvad staten skal eje eller lave og så videre det synes jeg egentlig er helt fint

det er nogle naturperler fordi det ikke er i konkurrence med private det er forpagtet ud

så vi kan få en god ideologisk slåskamp det synes jeg også mangler lidt

specielt ordføreren for for forslagsstillerne og jeg jo holdning til noget af det her jeg synes for eksempel heller ikke at det er statens opgave at

ikke se for mig at de skulle sælges ud der er jo også oversigt i det notat vi har fået

campingpladser som er blevet frasolgt i løbet af årene og der må man jo regne med det er fordi det netop det netop ikke giver mening at staten

beholde og det er jo meget få pladser

en række arealer og ejendomme og

campingpladser så jeg tror egentlig at

skulle naturstyrelsen ikke

øvrigt meget gerne takke for den behandling der har været indtil videre i folketinget og takke for ordførertalerne

hundrede og ti vil folketinget pålægge regeringen at sætte campingpladser ejet af staten til salg inden årets

det forholder sig sådan at naturstyrelsen i dag har ansvaret for en række campingpladser rundtom i det danske land vi er i liberal alliance af den helt principielle opfattelse at staten ikke skal drive virksomhed én ting er at staten sjældent er ret god til at drive virksomhed rentabelt en anden ting er at den slet ikke bør gøre det i et ellers frit marked sagen er nemlig den at naturstyrelsens campingpladser konkurrerer direkte med alle andre helt almindelige privatdrevne campingpladser og det er derfor af ren og skær principielle grunde at vi mener at det

ikke er statens opgave ligesom vi heller ikke ønsker at staten skal blande sig

andre steder i det frie marked der er med andre ord tale om ulige markedsvilkår når naturstyrelsen driver virksomhed med staten i ryggen dertil kommer at vi i forvejen har at gøre med et turismeerhverv

høje lønninger og en høj moms og tilsammen udgør de en byrde der ikke ligefrem skaber de rammevilkår som turismeerhvervet har brug for i

til daglig skal kæmpe mod en planlov som gennem strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen mildest talt besværliggør opgaven som privat erhvervsdrivende men heldigvis i hvert fald for naturstyrelsens vedkommende vel at mærke har det været muligt at manøvrere sig ud af det problem

sige at naturstyrelsens campingpladser i dag typisk befinder sig på de mest lukrative arealer tæt på vandet som ellers er nærmest urørlige for det private

jeg synes derfor det kunne være sund fornuft hvis miljøministeren ville sætte sig for at sælge disse campingpladser

retfærdigt for de mange private erhvervsdrivende

anden facon i sin tale at det egentlig ikke er ministerens ønske at eje campingpladser men at et frasalg desværre eller måske belejligt afhængigt af hvorfra det betragtes ikke kan lade sig gøre og hvorfor kan det så ikke lade sig gøre ifølge ministeren fordi campingpladserne er omfattet af fredskovspligt og desuden beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen hvorfra der ikke må foretages udstykninger på stående fod må jeg indrømme at jeg ikke kender reglerne for fredskov godt nok men det ville nu alligevel komme bag på mig hvis der ikke i det mindste kunne opnås dispensation fra reglerne til udstykning og frasalg og mig bekendt

givet dispensation til for eksempel mageskifte med videre

det er så godt nok omfattet af et meget voldsomt bureaukrati og forbundet med en meget lang og omstændelig statslig myndighedsbehandling men det

kan dog lade sig gøre strandbeskyttelseslinjen kender jeg derimod ganske godt og nok til at vide at den fastholder et meget stort antal eksisterende boligejere i et jerngreb og en spændetrøje der gør det umuligt for dem at gennemføre bare helt almindeligt vedligehold og småforbedringer på deres ejendom og derfor erklærer jeg

om strandbeskyttelseslinjen så ministeren kan komme ud af den for ministeren meget ubelejlige situation det er at staten den dag i dag stadig væk ejer campingpladser rundt om i landet

også derfor vi er her herre minister for at ændre uhensigtsmæssige og forældede love og tilstande eller er vi her måske i virkeligheden bare for at opretholde status quo jeg fristes til at sige at det er helt ude i skoven eller måske endda helt ude i strandbeskyttelseslinjen og jeg håber at vi kan få nogle fornuftige